forhandlingen er åbnet

ønsker ordet

og forhandlingerne om finansloven

socialdemokraterne vil nok have os til at sige at omprioriteringsbidraget skal tilbageføres til kommunerne i alle årene fremover

allerede nu fastlægger de økonomiske rammer for to tusind og atten og frem men det kan vi ikke

ikke sådan vi tilrettelægger den økonomiske politik vi vil foretage prioriteringerne for to tusind og atten og frem helt som vi plejer i forbindelse med økonomiforhandlingerne og finanslovsforhandlingerne de pågældende år for vi har et princip om at de økonomiske prioriteringer foretages for en

er en årige sådan var det under den tidligere regering og sådan er det selvfølgelig også nu fordi vi har behov for at kunne prioritere fra år til år hvis der opstår uforudsete merudgifter og fordi vi skal kunne styre udgifterne og reagere når centrale forudsætninger i økonomien ændrer sig behovet for at kunne styre udgifterne lige nu er jo helt åbenlyst vi kan se at den offentlige økonomi udfordres på en række områder vi står i en økonomisk situation hvor faldende oliepriser giver staten færre indtægter fra olie og gasudvindingen i nordsøen end forventet da vi i september sidste år opgjorde det finanspolitiske råderum frem mod

tyve udgjorde det omkring femten milliard kroner siden da er de strukturelle indtægter fra nordsøen nedjusteret med fem milliard kroner derfor har vi nu måttet reducere det økonomiske råderum over de næste fire år til cirka ti milliard kroner samlet set er de strukturelle indtægter fra nordsøen siden to tusind og tretten altså på bare tre år faldet med knapt tyve milliard kroner det svarer stort set til halvdelen af de årlige udgifter til folkeskolen dermed er situationen en helt anden end under den tidligere regering det vil derfor også i det lys være uansvarligt at følge socialdemokraternes forslag om allerede nu

ud over et reduceret økonomisk råderum

alene for to tusind og seksten er der budgetteret med ti milliard kroner til asyl og integrationsområdet såfremt tilstrømningen forbliver på et højt niveau i de kommende år øges udgiftspresset frem mod

tyve det øger kravene til skarp prioritering i udgiftspolitikken fremadrettet

for at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer så vi kan prioritere den borgernære velfærd så vi kan bruge pengene hvor de gør størst gavn for danskerne hele den offentlige sektor skal indgå i en nøje prioritering af ressourcerne og alle dele af den offentlige sektor skal bidrage til at ressourcerne anvendes smartere derfor har regeringen fundet det nødvendigt og rigtigt at udbrede omprioriteringsbidraget til også at omfatte kommunerne i staten har vi i mange år haft et omprioriteringsbidrag det har vi nu bredt ud til alle større statslige driftsområder også uddannelses og kulturområdet dermed er et mangeårigt gældende princip i staten blevet udbredt til kommunerne

omprioriteringsbidraget er nemlig et redskab som understøtter en effektiv anvendelse af ressourcerne samtidig styrker det muligheden for at prioritere på tværs af sektorer så pengene anvendes dér hvor de gør størst gavn det betyder at vi får mulighed for at prioritere vigtige områder som sundhed

med finanslovsaftalen for to tusind og seksten samlet set er kommunernes service dermed løftet

omprioriteringsbidraget gælder for kommunerne under et det vil derfor være op til den enkelte kommune at fastlægge hvordan omprioriteringsbidraget skal realiseres lokalt vi skal selvfølgelig ikke sidde her på christiansborg og bestemme hvordan kommunerne realiserer de nødvendige effektiviseringer nogle kommuner må jo forventes at have

bedre muligheder for at tilpasse serviceudgifterne end andre og dermed også bedre muligheder for at realisere en større andel af et omprioriteringsbidrag det beror på dialog kommunerne imellem og lokale politiske prioriteringer i den enkelte kommune på den måde sikres det at den enkelte kommune kan tilrettelægge den samlede indsats ud fra hvad der skaber størst værdi lokalt

mener jeg så at det er realistisk at kommunerne kan effektivisere med en procent hvert år ja det mener jeg jeg køber ikke præmissen om at der ikke kan effektiviseres mere i kommunerne uden at det går ud over kernevelfærden jeg anerkender fuldt ud at kommunerne er i gang med at effektivisere kommunerne beretter jo også selv at de siden to tusind og syv gradvis har øget effektiviseringsarbejdet så der i mange kommuner effektiviseres for to procent af udgifterne årligt kommunerne har tidligere selv angivet at de siden to tusind og elleve har effektiviseret for mellem to og tre milliard kroner om året de har blandt andet effektiviseret for omkring en milliard kroner alene ved at koordinere indkøb og omkring en milliard kroner ved digitalisering i de senere år

jeg kan derfor ikke forstå opfattelsen af at hvis man skal effektivisere

er det ved at afskedige folk jeg bliver jo som finansminister imponeret over den indsats kommunerne over hele landet yder for at effektivisere

jeg er helt sikker på at vi kan finde mange eksempler ude i det kommunale landskab på kommuner som finder nye veje til at effektivisere netop den indsats som kommunerne lægger for dagen fortæller at det kommunale bagland i hvert fald tror på at vi kan skabe en bedre og mere effektiv offentlig sektor fremadrettet så spørger i mig om et omprioriteringsbidrag automatisk giver dårligere ældrepleje og folkeskoler så er svaret klart nej det mener jeg ikke kommunerne har en serviceramme på knap to hundrede og fyrre milliard

blandt andet ved at lære af hinanden via digitalisering bedre indkøb ved at konkurrenceudsætte flere opgaver og så videre alle dele af den offentlige sektor stat regioner og kommuner skal fortsat effektivisere betydeligt for i en tid med stramme økonomiske rammer er det helt nødvendigt at vi bliver ved med at få mere ud af skatteborgernes kroner det er en forudsætning for at vi også fremadrettet har råd til et stærkt velfærdssamfund vi kan ikke leve med en offentlig sektor

socialdemokraterne lægger i beslutningsforslaget op til at regeringen skal indkalde til brede forhandlinger om tilbageførsel af omprioriteringsbidraget

talt ikke hvad det er socialdemokraterne efterlyser den præcise udmøntning af midlerne vil jo ske i økonomiforhandlingerne med kommunerne til sommer og i finanslovsforhandlingerne til efteråret så hvis partierne i den røde blok ønsker indflydelse på fordelingen af penge må de jo deltage konstruktivt i finanslovsforhandlingerne i efteråret

finanslovsaftale står der at aftaleparterne noterer sig at dansk folkeparti afgiver et betænkningsbidrag i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslag om ændrede udgiftslofter jeg skal bare bede finansministeren om her at redegøre for hvad der står i det betænkningsbidrag som er afgivet af dansk folkeparti og som

omprioriteringsbidraget og kommunernes økonomi der skal fastlægges hvorfor kan socialdemokraterne ikke fastlægge danmarks økonomi

regeringen i går sagde at der er råd til kampfly uden at anvise hvor skal komme fra og dagen efter står man her i folketingssalen og siger at der ikke er råd til velfærd jeg synes det siger meget om den prioritering som som regeringen har men det som jeg godt kunne tænke mig at spørge finansministeren om er

kun er en del af de diskussioner

forhold til at få økonomien til at hænge sammen til næste år man kan for eksempel godt forestille sig den situation det er det der er vedtaget her i folketingssalen at omprioriteringsbidraget bliver ført et hundrede procent tilbage i

men hvis kommunerne samtidig ikke bliver kompenseret fuldt ud for stigende udgifter til flygtninge

kompenseret fuldt ud for de stigende udgifter kommunerne har til at hjælpe mennesker der flygter fra krig

ikke bliver kompenseret for de stigende udgifter der følger med det at der kommer flere ældre mennesker i det her land

løsning som man nu har lavet med dansk folkeparti for i år kalder kls formand for den onde løsning og hans

begrundelse er i begge tilfælde at det medfører nedskæringer i velfærden

demonstrerede man i fire og halvfjerds byer i går i protest mod lige nøjagtig det omprioriteringsbidrag som

ministeren er så glad for men mit spørgsmål er ministeren siger at kommunerne sagtens

sammen den økonomiske politik ministeren selv har støttet siden to tusind og ni har medført tredivetusind færre offentligt ansatte omprioriteringsbidraget svarer til cirka seks tusind social og sundhedsassistentstillinger hvordan skal kommunerne bære sig ad med at

at fyre folk kan ministeren ikke komme med en lidt mere konkret vejledning

den indrømmelse i dag at i den periode

var parlamentarisk grundlag for den tidligere regering blev servicen og velfærden i kommunerne ringere

hente men tilbage til det andet spørgsmål

var jo trods alt den tidligere regerings parlamentariske grundlag og derfor er

klart at herre finn sørensen lagde ryg til

stå at gøre sig god over

at nu vil man sikre det nu når man er kommet i opposition

en anden politik man fører end den man førte da man

ældre mennesker som har inkontinens og som ligger ja jeg må nok ikke bruge de ord her men jeg tror folk selv kan forestille sig det vi hører om pædagoger og pædagogmedhjælpere som står alene med tyve

den hjælp der gør at de kan leve et bare nogenlunde fornuftigt liv det er virkeligheden ude i kommunerne og det bliver ikke nemmere af at finansministeriet kommer og stikker grabben ned i kassen lige før kommunerne skal lægge deres budgetter og piller flere milliarder

i en periode hvor der kommer flere ældre som har behov for pleje og hvor der også er en opgave med at integrere nye

dem der tager stødet i økonomien er jo staten vi kan ikke gå nogen steder hen og sige nu har vi mistet tyve milliard kroner på

i nordsøen og dem vil vi gerne have kompenseret fra nogen altså det kan vi jo ikke men for kommunernes vedkommende skærmer vi dem fuldstændig fra

konjunkturer

vi laver nogle aftaler med kommunerne de kan så

aftaler og det er en mægtig fordel pelle dragsted skulle tage en tur over sundet

konjunkturerne slår igennem på

herre pelle dragsted at hvis herre pelle dragsted var ude i det virkelige liv så måtte han konstatere at der er et mægtigt pres alle steder jeg vil gerne se den virksomhed som stolt kunne sige vi kan ikke effektivisere mere vi kan ikke udnytte ressourcerne mere vi kan ikke producere

det bliver billigere for forbrugerne at købe vores varer den virksomhed ville være død i løbet af ti år

vi er da nødt til hele tiden

muligt jeg beklager pelle dragsted at vi ikke kan få øjenkontakt fordi herre martin lidegaard står og spærrer for vores dialog men

men hvad er det så man vil med beslutningsforslaget der vil man jo reelt det at et folketingsflertal altså en folketingsbeslutning siger at omprioriteringsbidraget skal bestå

to tusind og nitten og man vil også have indflydelse på hvordan pengene skal bruges men kan man

beslutningsforslag der handler om hvordan pengene skal bruges

det er et dårligt princip det kan man ikke

man imod et omprioriteringsbidrag eller

det der undrer os

er at oppositionen rød blok

de kommuner som har det svært vi har jo sagt at vi mener at det omprioriteringsbidrag kan være med til at lave netop en anden fordeling det vi oplever i øjeblikket er at vi faktisk har fyrre kommuner i danmark som nu lever op til kravet om særlig vanskeligt stillede kommuner det vi oplever er at der er provinskommuner som har rigtig svært

der er den basale kernevelfærd som man skal give i en kommune der ser vi jo rigtig gerne

der burde jo laves en anden fordelingsnøgle

kommuner hvor man har det gode skattegrundlag hvor man har den gode økonomi

kunne jo være rart hvis de kommuner hvor det går godt også viste lidt solidaritet over for de kommuner hvor man har det lidt sværere

når det går godt i blandt andet københavn når det går godt i aalborg så stiger huspriserne

det særlig dem der er på overførselsindkomster som bliver skubbet ud ikke fordi man politisk har en mening om det men det er blandt andet boligpriserne der gør det de ender så i provinskommunerne og de har rigtig svært ved at løfte opgaven der mener vi

sige at så laver vi den omfordeling som kommunerne ikke kan finde ud af det hjælper vi så med her i folketinget

den solidaritet men mener ikke

skal have en mulighed for at løfte de sociale opgaver som de har derude det kan også undre at man er så meget

imod et omprioriteringsbidrag det er man så heller ikke mere

jo ikke noget finansministeren

lavede et omprioriteringsbidrag der skulle alle kommuner betale ind hvorefter man under den tidligere regering

nu har alle otte og halvfems kommuner betalt ind og så skal pengene gå

det er noget som den tidligere regering har opfundet dansk folkeparti er positive over for

de kommuner som har det svært og derfor er vi selvfølgelig for et omprioriteringsbidrag men

både i forbindelse med kommuneforhandlingerne og selvfølgelig også i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for to tusind og sytten hvis det viser sig at man ikke får brugt det hele i forbindelse med kommuneaftalen

i forhold til hvordan det skal se ud i årene

set fair nok men vi synes det er mærkeligt at man i så lang tid har tordnet mod et omprioriteringsbidrag og så står

ikke stemme for at cementere princippet hvis vi ikke kan se at det får en værdi

jo gerne have at pengene skal komme ind og så skal de tilbage krone til krone men så er det her det mest tåbelige projekt der nogen sinde har været hvis først kommunerne skal spare pengene

det fuldstændig ligegyldigt men hvis man kan lave en solidarisk løsning hvor de kommuner som har det økonomisk svært får glæde

stor ulighed i hvad det er for nogle muligheder kommunerne har for at give den daglige kernevelfærd som vi jo på tværs af partier

med et beslutningsforslag som ord

andet er det som dansk folkeparti har foreslået

kan herre rené christensen så

at de penge ikke går fra velfærden

talerør og det venter vi meget spændt på

for omprioriteringsbidraget i to tusind og seksten fordi vi mener at det kan være med til at få et mere lige danmark så den hjælp behøver vi i hvert fald ikke

om kl gerne vil spille med på den dagsorden som regeringen og dansk folkeparti nu er enige om

hvor man også kan se at provinskommunerne har mulighed for at løfte også

for at skabe en økonomisk vækst ude i kommunerne der skulle en borgerlig regering til for at skaffe flere penge til det kommunale danmark det er jo det

regering og det er da skræmmende men jeg synes da

kommuner hvor der er massevis af udsatte mennesker en pulje som blev lavet i forbindelse med den justering af udligningsreformen

kommuner som har lidt flere penge end gennemsnittet gav til fattigere kommuner og det retfærdigt men nogle af de kommuner var også større byer hvor der var mange udsatte og derfor blev den sociale særtilskudspulje oprettet som et plaster på såret den pulje vil dansk folkeparti nu afskaffe samtidig med at der ikke er et flertal for at oprette en

handler om omprioriteringsbidraget om nedprioriteringsbidraget sådan som martin damm formand for kommunernes landsforening kalder det det handler om at tage fra kommunerne

de borgerlige partier herunder dansk folkeparti kan sidde og dele ud og nogle af de her penge for eksempel kan gå til skattelettelser eller andre ting

svært ved at løfte den daglige drift ældrepleje daginstitutionsområdet folkeskoleområdet

nogle af de kommuner er det altså under halvtreds pct der får en kompetencegivende uddannelse efter niende og tiende klasse

økonomien der driver det hvor er det så at enhedslisten sætter ind og siger vi vil gerne skaffe noget finansiering til at hjælpe de kommuner med at komme bedre igennem altså hjælpe dem med at få et bedre skattegrundlag hjælpe dem med at deres befolkning bliver bedre rustet til at konkurrere på arbejdsmarkedet

får løftet de kommuner ud her ser vi en mulighed for at skabe finansiering til det hvad er svaret

samme økonomiske muligheder for at tilbyde den samme service til borgerne det betyder at rigere kommuner skal betale til fattigere kommuner

christensen til en kop kaffe på mit kontor i næste uge hvor vi kan snakke om om vi kan blive enige om at lave rammerne for en udligningsreform

så kan vi jo se om vi kan lave flertal uden om regeringen

få tryktestet om dansk folkeparti mener det som dansk folkeparti står

at en finanslov er en årig og vi mener og tror på at også kl

en fornuftig fordelingsnøgle i forhold til at få et mere lige danmark men udfordringen er jo

ny situation hvis det her forslag går igennem har man fasttømret det at man i årene fremadrettet med et folketingsflertal skal have et omprioriteringsbidrag og det skal gå tilbage til kommunerne men ikke hvordan

risikere at få en pulje der er lige så asocial

regering lavede hvor man tog fra provinskommunerne

tredivetusind stillinger i kommunerne i velfærdssektoren det er dansk folkeparti jo medansvarlig for de har stemt for hver eneste af de aftaler

altså

er jo at fodre hunden med dens egen hale først tager man to milliard kroner fra kommunerne

der er stor brug for

dem tilbage igen men der er nogle kommuner der skal betale og hvad er det

der er fyrre kommuner der er nødlidende så

at de skal være i statslige centre så allerede der er der en meget stor mindreudgift så i forhold til hvem det er der skal betale ja det er rigtigt at hvis man laver en omfordeling

jo alligevel og de penge skal findes og de skal findes hos dem der i forvejen har fået så rigeligt men tilbage til spørgsmålet betyder dansk folkepartis forslag at der er

i de otte og halvtreds kommuner der skal betale hvis det er otte og halvtreds men det må dansk folkeparti jo vide noget om kan vi ikke få

man har fri adgang til at få lavet tænder og alt muligt andet der er ingen tvivl om at den opgave har kommunerne rigtig rigtig svært ved at løfte og derfor

skal den væk fra kommunerne og den skal selvfølgelig ligge i statsligt regi og det vil blive langt langt billigere

og så skal de spare alle sammen også de

når budgetterne er lagt med en gavepose det ville da være klogere hvis man ønsker det som

også en omfordeling til fordel for de fattigere kommuner

herre rené christensen lad os aflyse omprioriteringsbidraget og så lad os lave en socialt balanceret udligningsreform

blandt andet til den kommune herre

nordjylland og til de andre større byer i danmark

ønsker sådan set at kigge på hvordan vi får et mere lige danmark og det er altså paradoksalt at

fyrre kommuner i danmark som lever op til kravene som særlig vanskeligt

mange socialt udsatte det anerkender vi fuldt ud men de har også økonomien til at løfte det og der gjorde man jo det at

kommer til at pibe ovre hos finansministeren

hvorfor er der loft over vores anlægsbudgetter hvorfor kan

at bruge de penge vi har stående på bogen det var dem man gav penge i den udligningsreform som enhedslisten foreslog dengang og sådan set også fik igennem

lave sociale tiltag i de kommuner som havde den bedste økonomi og det var fordi man

på antallet af borgere som havde sociale udfordringer og

leveret tilbage igen vi ved ikke rigtig hvor de ender men nogle penge kommer der

okay men lad os så som minimum sige at vi

nævnt med et ord at man er imod man er for omprioriteringsbidraget og man er for at det skal fortsætte i

set det man søger at få et folketingsflertal for vi må forholde

man har fremsat et beslutningsforslag der handler om at man vil cementere

ind på den her dagsorden der hedder at vi skal

som skaber massive besparelser ude i kommunerne

side ikke vil tage imod tilbuddet om

forvirring og

om omprioriteringsbidraget og man ønsker at cementere det

man kunne slippe af sted med det kan man så ikke

kommunerne

på plads og vi er helt rolige så ønsker vi bare i ren solidaritet at få et mere lige danmark

fra rød side man ønsker ikke solidaritet man ønsker ikke at de kommuner som har en god økonomi skal være med til at løfte de kommuner som har det lidt svært det ønsker man ikke

en politisk prioritering og der er vi bare dybt uenige men hold jer nu til det beslutningsforslag

ordførerens egen kommune skal spare en hundrede og halvfjerds stillinger

set hele vejen rundt i de kommuner som måske har de største økonomiske udfordringer og som jo

det så egentlig man gør ved at støtte op om

at de kommuner hvor det går godt og det skal vi glæde os over vil være med til at

højne niveauet i folkeskolen og andre steder i forhold til at komme ud af den situation at man er blandt de fyrre kommuner som er

gør vi med helt åbne øjne man skal bare huske at de ni og halvfems procent

omprioriteringsbidraget frem til to tusind og nitten

positive effekter men det skal selvfølgelig komme an på det

forslaget her i dag handler jo om at socialdemokratiet siger

at gå og finansloven er jo for en år

sige gå ind i dialogen om en ny udligningsreform i forhold til at man jo repræsenterer alle otte og halvfems kommuner der ser vi den her mulighed

få et mere lige danmark og det skal vi prøve i totusinde

regeringen allerede har givet kommunerne fem hundrede million kroner mere i to tusind og seksten og har udstedt en garanti for at det samlede omprioriteringsbidrag i to tusind og sytten bliver ført tilbage til kommunerne dertil kommer at regeringen allerede har slået fast at omprioriteringsbidraget for

og nitten bliver i det offentlige system

er åbenbart ikke nok for socialdemokraterne de kræver at regeringen allerede nu lægger sig fast på hvordan pengene skal bruges om to tre og fire år men det er en noget urealistisk og ulogisk måde at drive politik på hvis man vil have bare den mindste chance for at kunne prioritere de offentlige midler med omprioriteringsbidraget får vi netop et værktøj der giver en lidt mere fleksibel offentlig sektor vi så det med omprioriteringsbidraget i to tusind og seksten hvor der blev tilbageført en

milliard kroner til prioriterede indsatser på borgernær service området så det er ingen hemmelighed at venstre mener at det må være muligt for kommunerne at frigøre en procent af deres samlede midler på godt to hundrede og fyrre milliard

må man jo også opfatte det sådan at forslagsstillerne er enige i den tilgang når de nu ønsker at deltage i forhandlingerne om hvordan midlerne skal anvendes midler som vi kan kanalisere og prioritere derhen hvor pengene gør mest gavn for danskerne

vi har jo set at kommunerne har realiseret store effektiviseringspotentialer inden for blandt andet digitalisering koordinerede indkøb effektiv administration og det er den udvikling kommunerne skal fortsætte med

vil vi reelt set fratage muligheden for at kunne prioritere det som er vigtigst i de kommende år det ønsker vi ikke vi vil gerne holde fast i fleksibiliteten og derfor mener vi ikke at en løsning som socialdemokraterne lægger op til her er egnet

groft indgreb i det kommunale selvstyre

fjerner to milliard kroner fra kommunerne og så sidder

kls formand og siger ja hvis du er sød

tilbage til noget af det du synes og hvis ikke du er sød styrer vi det sammen med dansk folkeparti i forbindelse med finansloven

forskellige eksempler på hvor man netop kunne

ekstra midler gennem effektiviseringer eller gennem digitalisering eller hvad det er man har taget af tiltag og det viser jo at det kommunale selvstyre fungerer rigtig godt i forhold til at det er lokalt i den enkelte kommune man finder ud af hvordan man bedst agerer inden for den økonomiske ramme

ikke blev vedtaget forstået på den måde at det er det

det er regeringens favoritløsning hvor man tager pengene fra kommunerne to

finanslovsforhandlingerne og give dem til for eksempel skattelettelser det er den holdning

finansministeren helt indtil starten af marts redegjorde for var regeringens holdning når finansministeren blev spurgt her i folketingssalen om hvad omprioriteringsbidraget skulle gå til så skulle det gå til prioriterede indsatser herunder skattelettelser regeringen er så blevet presset til at sige at for to tusind og sytten og kun for to tusind og sytten

til kommunerne fuldt ud det skal ske enten i forbindelse med de økonomiforhandlinger som

lige nu eller i forbindelse med finanslovsaftalen

omprioriteringsbidraget består kommunerne lægger budgetter i efteråret og er

måske så heldige at få nogle penge tilbage i december måned i forbindelse med finanslovsforhandlingerne

at planlægge velfærden

øjne den eneste rigtige løsning det er at man afskaffer omprioriteringsbidraget helt der er den grusomme løsning regeringens løsning der er den onde løsning hvor omprioriteringsbidraget består men pengene dog føres tilbage til kommunerne og så er der den gode løsning hvor vi skrotter omprioriteringsbidraget helt og det er den løsning som enhedslisten går ind for

udstiller jo også lidt lidt dansk folkepartis hykleri

når man laver et betænkningsbidrag til finansloven hvori man siger at man vil føre pengene tilbage til kommunerne og

et beslutningsforslag i folketinget som indeholder præcis det element

lidt mærkeligt at se dansk folkeparti sno sig for ikke

og det skyldes to ting vi mener at det er meget vigtigt at

enhedslisten alternativet sf socialdemokraterne radikale står sammen om ikke

omprioriteringsbidraget ikke skal skrottes omprioriteringsbidraget skal skrottes et hundrede procent det andet argument er af mere taktisk karakter en ting er at regeringen har sagt at

pengene tilbage i to tusind og sytten men vi mener ikke at det på nuværende tidspunkt er klogt at signalere andet end at omprioriteringsbidraget

medmindre der bliver lavet et ændringsforslag som indebærer at omprioriteringsbidraget bliver skrottet helt en linje som vi jo også vil se at

oppositionen vil stå samlet om i den forespørgselsdebat som

afskaffe omprioriteringsbidraget helt det har været enhedslistens linje helt fra starten af hvis det her forslag bliver lavet om til

vil vi selvfølgelig stemme for det ligesom vi for eksempel den sekstende marts her i folketingssalen i forbindelse med den hasteforespørgsel der var i forlængelse af det kommunale topmøde i kommunernes landsforening den tiende og ellevte marts

sammen med alle de andre partier i oppositionen

et forslag til vedtagelse som indebærer en skrotning

holdning til omprioriteringsbidraget at det skulle skrottes helt

ville der være et flertal uden om regeringen i forhold til at skrotte

det være den næstbedste løsning men jeg tror ikke

man nedprioriterer servicen i kommunerne og så lægger man pengene over i staten som så skal sidde og dele ud af dem som fra en sukkerskål det er demokratisk problematisk det er styringsmæssigt problematisk

det giver ikke mening i forhold til at skabe det engagement og

ejerskab til effektiviseringer

en mere veldrevet offentlig sektor som de ansatte har hvis de ser at de penge der bliver effektiviseret for rent faktisk bliver brugt

til velfærden i den kommune hvor de arbejder så der er mange problemer med omprioriteringsbidraget men det handler ikke om at enhedslisten eller andre for den sags skyld ikke skulle gå ind for at gøre tingene bedre smartere og mere innovativt

det er jo indkøbet af kampfly som blev annonceret i går regeringen vil købe syv og tyve kampfly de kommer til at koste en milliard kroner stykket det er det norge har købt dem

det er syv og tyve milliard kroner det er anslået at driftsudgiften for de her kampfly over de næste tyve til tredive år vil være

hundrede milliard kroner der siger jeg

at kommunerne garanteres at økonomiske midler der svarer til omprioriteringsbidraget fra kommunerne på udgiftslofterne for

og nitten tilbageføres til kommunerne i forbindelse med de kommende års finanslove

ikke bekræfte at det er det beslutningsforslag som alle

er her i dag har forberedt os på så er det rigtigt

ændringsforslag og noget her som ingen jo har set endnu

at forslaget vi debatterer her i dag

også set i lyset af de mange velfærdsdemonstrationer der var i går over hele landet i fire og halvfjerds byer hvor tyvetusind mennesker demonstrerede

krævede at omprioriteringsbidraget bliver helt skrottet

det er det pres og det tryk der skal lægges på regeringen men også på kommunernes landsforening som vi mener bør sige at så længe omprioriteringsbidraget ikke skrottes helt mener de faktisk

ikke at godkende en aftale med regeringen så må dansk folkeparti jo ved et nej til en aftale med kommunernes landsforening stå til ansvar for de mange løfter om velfærd som dansk folkeparti gav i juni sidste år så

vi jo en gylden mulighed for at stille dansk folkeparti til ansvar for de mange gyldne løfter

vil være med til at cementere omprioriteringsbidraget frem til to tusind og nitten jeg kvitterer selvfølgelig også for at enhedslisten står fast på deres politiske standpunkt at man

socialdemokratiets forslag som jo netop går

på at cementere det det synes jeg er et rent snit vi er uenige med enhedslisten men jeg synes det er rigtig fint at politikerne står på mål for det

i kommunernes landsforenings bestyrelse på sytten personer som jo på et tidspunkt skal

at der er konsekvens mellem hvad dansk folkeparti mener herinde i folketingssalen og hvad dansk

for

fordi det er fuldstændig urimeligt

fører til nedskæringer i kommunerne i stedet for at stå og lade som om

ude i kommunerne

værre vrøvl og nonsens

bare sige hvis jeg skal nå at stille et spørgsmål at der har vi så forskellen på enhedslisten og

skulle bestå men at pengene for to tusind og sytten skulle føres tilbage til kommunerne det er den næstbedste løsning den onde løsning som herre martin damm

beslutningsforslag før der kommer det annoncerede ændringsforslag som kommer lige om

er enhedslistens holdning den samme i dag som enhedslistens holdning var den sekstende marts nemlig at vi undlader at stemme til det her beslutningsforslag ligesom vi stemte

skulle afskaffes helt dansk folkeparti ville heller ikke stemme for det forslag når der kommer et ændringsforslag til det her beslutningsforslag om at omprioriteringsbidraget skal afskaffes helt

hvad dansk folkeparti vil stemme de vil ikke stemme for det forslag

at omprioriteringsbidraget skal afskaffes helt vil dansk folkeparti heller ikke stemme for det så der er ingen tvivl om at alt det vrøvl og den manipulation vi har hørt fra dansk folkeparti

at afskaffe det meget skadelige omprioriteringsbidrag som styringsmæssigt men

også velfærdsmæssigt går hårdt ud over kommunerne

en realistisk chance for at den vakkelvorne regering vi har

ikke er der mere og så er der et nyt politisk flertal som rent faktisk ønsker at skrotte omprioriteringsbidraget så vi ønsker at fastholde fokus på det

er plan a nemlig at det omprioriteringsbidrag bliver skrottet helt og aldeles

holdning til omprioriteringsbidraget er meget klar for vi gik til valg på et omprioriteringsbidrag for kommunerne vi mener at kommunerne er i stand til at effektivisere de nøgne tal siger at hvis alle kommuner drev sig selv lige så effektivt som frederiksberg kommune

så ville der kunne spares sammenlagt ni og tyve milliard kroner i kommunerne det er over ti procent af det offentlige forbrug i kommunerne der kunne spares hvis alle kommuner drev sig selv lige så effektivt som

jeg tror at folk der kender folk der bor på

kan bekræfte at servicen til borgerne på frederiksberg ikke er dårlig tværtimod er oplevelsen for mange der har boet i københavns kommune at hvis de

er servicen bedre

sammenhæng at fordi man bruger en masse penge ineffektivt som andre kommuner gør så har man en meget meget bedre

kommune har en fantastisk service sammenlignet med andre kommuner men driver sig selv billigere end andre kommuner derfor kommunerne kan effektivisere sig selv

det også kunne mærkes på det bloktilskud som staten yder til kommunerne staten

cirka fem og tres milliard kroner sendes hvert år fra staten til kommunerne når kommunerne kan drive sig selv mere effektivt

skal staten heller ikke blive ved med at sende lige så mange penge derud for de de penge kan benyttes bedre end på kommunal ineffektivitet

benyttes på at sænke skatten i bunden af indkomstskalaen

man tjener om måneden når man er i arbejde ingen skat af de første syv tusind kroner vores forslag var

bruge et omprioriteringsbidrag til netop det og bruge et omprioriteringsbidrag til at finansiere at vi i de kommende år får flere ældre og flere børn som kræver en større udgiftspost på den offentlige sektors konti så de to ting kan vi bruge omprioriteringsbidraget til

som vi gjorde tilbage den sekstende marts

det forslag til vedtagelse lyder folketinget fastslår at frigjorte midler i to tusind og sytten som følge af det kommunale omprioriteringsbidrag skal bruges til at understøtte den fremtidige kommunale økonomi for eksempel

midlerne skal prioriteres anvendt hvor behovet er størst den konkrete udmøntning sker i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi og finanslovsforhandlingerne

her vil jeg gerne indføje

for det er jo det som den her

usikkerhed ude i kommunerne i forhold til hvordan

at liberal alliances holdning og det

det er nogle andre der mener det

at der selvfølgelig i kommuneforhandlingerne vil være en udgiftsdækning i forhold til de øgede omkostninger som følge af flere ældre og flere børn

der er nogen usikkerhed forbundet med det det er helt fint og det tror

det er

en stor del af den i forbindelse med den aftale som regeringen kommer til at lave med kl

skattelettelser det står i regeringsgrundlaget og det siger statsministeren selv at der så via hårdt arbejde er manifesteret et flertal der regeringen til i hvert fald så næste år at sige at der skal pengene tilbage igen er jo en

spørge ordføreren om ordførerens og og

økonomisk får en sikkerhed for hvor mange penge de faktisk har i alt og det bakker vi op om i alternativet samtidig

vi helt generelt imod omprioriteringsbidraget for vi mener at omprioriteringsbidraget giver kommunerne en urimelig usikkerhed som gør det vanskeligt for kommunerne at budgettere også på længere sigt

det er jo vigtigt for at kunne realisere en kommunal politik at man ved hvad man har at råde over vi mener at man lige fra skattestoppet til udgiftsloftet har indskrænket kommunernes mulighed for selv at bestemme over deres budgetter og vi synes i alternativet at man skal sætte kommunerne fri derfor ønsker vi

at gå længere end det socialdemokraterne foreslår her

vi ønsker helt at annullere omprioriteringsbidraget

og hører også og det synes vi er rigtig dejligt at

et ændringsforslag til deres eget beslutningsforslag hvor de vil ophæve omprioriteringsbidraget omprioriteringsbidraget er det nyeste af en række tiltag som har indskrænket det kommunale selvstyre og kommunernes ret til at prioritere der er flere krav til standarder og strømlining under de forskellige indsatsområder som ældre beskæftigelse og integration der er et skattestop og reel minusvækst som har betydet at kommunerne hvert eneste år afvikler sunde og fornuftige tiltag på grund af enorme besparelser og der er et budgetloft som begrænser mulighederne for at overføre penge fra år til år og dermed foretage investeringer for fremtiden

så omprioriteringsbidraget vi mener det er vigtigt at kommunerne ved hvad de har at budgettere med og hvad de kan fortælle deres borgere

vi mener på den måde at omprioriteringsbidraget er en fejlkonstruktion kommunerne får at vide at de skal spare to

og at de måske får dem tilbage men måske også øremærket til det ene eller

det andet det mener vi ikke er en seriøs måde at budgettere på ud over at det gør det sværere for kommunerne at budgettere

tilgangen også et udtryk for mangel på tillid til og ydmyghed over for kommunernes evner når man tror man centralt er bedre til at passe på borgerne lokalt

ikke tro at man centralt ved bedre end de gør lokalt kommunerne vil det bedste for deres borgere og løsningerne bliver oftest bedre jo tættere på borgerne virkeligheden findes vi savner en større respekt for det kommunale selvstyre og vi savner en tillid til at kommunerne kan prioritere på vegne af deres borgere frem for at fungere som udmøntere af den til enhver tid siddende regerings politik selv om forslaget altså ikke går så langt som vi kunne have ønsket

går det dog et stykke og vi ser frem til

se ændringsforslaget fra socialdemokraterne hvor de helt vil afskaffe omprioriteringsbidraget det forslag vil

den metodik som regeringen har valgt er meget centralistisk vi ved jo godt alle sammen

effektiviseres forskellige steder i den offentlige sektor i kraft af at der kommer nye teknologier og nye metoder

kan prioriteres anderledes men den bevidstløse grønthøstermetode som regeringen vælger er meget usympatisk og kan næsten ikke undgå

at gå ud over kommunernes velfærd og kerneydelser i en situation hvor man i forvejen er stærkt presset af det stigende

set næsten der hvor vi synes kæden hopper mest af at man har valgt en metode

kommunerne tage alle de svære valg lave det hårde arbejde høste metoden og så tager man pengene ind på christiansborg hvor regeringen så skal sidde med dansk folkeparti og andre en sen nattetime og dele pengene ud til

hvor man tror man kan få flest vælgere for det synes vi ikke er nogen særlig sympatisk metode og vi synes heller ikke det er en særlig strategisk metode og derfor er vi

og man kan virkelig undre sig over dansk folkepartis position i det her er muligt at finde et flertal for at droppe omprioriteringsbidraget har socialdemokraterne så valgt at fremsætte et beslutningsforslag

som en slags plan b vil forsøge at sikre at pengene går tilbage til

og det er af de grunde der blev diskuteret før nemlig om man inddirekte kan komme til

for os er meget afgørende at det hvis det skal tilbage til kommunerne er noget der sker i forbindelse med kommuneforhandlingerne altså

man skrevet at det kan ske enten ved kommuneforhandlingerne

vil vi altså klart foretrække det i kommuneforhandlingerne nu forstår jeg så at socialdemokraterne kommer med

helt at afskaffe omprioriteringsbidraget det gør det meget lettere for mig for

det støtter vi i hvert fald varmt og

igennem længere tid nemlig vi lytter også til økonomer

de økonomer som de radikale selv har været med til at udpege

siger jo at kommunerne kan

tages ind der hvor de kan bruges bedst til gavn for det danske samfund og det danske samfunds fremtidige økonomi for eksempel

i statskassen hvor de kan bruges til for

at lette nogle skatter

vores fremtid børnene daginstitutionerne

er jo optaget af at lave nogle økonomisk reformer det plejer liberal

men også kan investere i fremtiden det kræver økonomiske reformer

derfor vi under valgkampen foreslog at lave nogle gedigne skattereformer nogle gedigne pensionsreformer så man får råd til at investere også i den offentlige sektor

private vækst buldrer derudad det er vi glade for vi har lagt grunden for det men det er vel ikke for at det offentlige så bare skal gå nedad og nedad nedad så vi ikke kan investere i forskning uddannelse og alle de områder der betyder noget lige nu er kommunernes situation den

på lang sigt jeg forstår ikke det her jeg forstår ikke at de radikale har den holdning at alle de milliarder som i dag bruges i kommunerne

bruges til for eksempel at sænke

velfærdsstat vi ønsker at lave økonomiske reformer der gør det muligt både

ville centralisere det kommunale selvstyre

med kommunerne altså under kommunalforhandlingerne

er vores største principielle udfordring her og derfor ville det

dialog og så kan det oven i købet være at der kan komme

er jo at så skal alle kommuner også de svageste kommuner som df påstår de vil beskytte

og skære fyre medarbejdere ødelægge deres daginstitutioner plejehjem

har fremsat det her beslutningsforslag så til indholdssiden

tingene klogere og bedre og mere effektivt

sektor ja selvfølgelig kan man det det tror jeg man gør alle steder hver dag og det tror jeg

er en opgave der påhviler os alle sammen spørgsmålet er

koster jo kommunerne op mod syv milliard kroner frem mod to tusind og nitten

det er penge som jeg tvivler på at man alene kan effektivisere

hvis man endelig kan effektivisere for det beløb

om vi skal udvikle velfærden eller om vi

er nødt til at se på at der er nogle steder i den offentlige sektor

demografien tilsiger

i sig selv at der bliver brug for flere midler

udfordringer med normeringerne i vores daginstitutioner jeg tror

stadig væk på trods af folkeskolereformen som på mange måder er med til at løfte folkeskolen op

spørgsmålet er så kan man gøre tingene bedre og hele tiden have fokus på at der skal være færre midler eller skal man sige

regne med at have nogenlunde det samme og så kan udgangspunktet stadig væk være at gøre det bedre

set tilhænger af den sidste løsning for jeg tror helt grundlæggende på

arbejde med hvordan vi får skabt en større

nødt til at sikre kommunerne nogle rammer som de faktisk kan regne med og have tillid til og det er måske det der for mig at se bliver det helt grundlæggende problem med

set gerne anerkende at en regering og et folketingsflertal jo altid kan gå til

udstikker rammerne til kommunerne og vi vælger at

skal i bruge lidt mindre eller lidt mere det er et politisk flertals mulighed og ret problemstillingen er her når man går ind og parkerer den diskussion i

hvad de har men det handler heller ikke om at

til rådighed i de kommende år nej den situation man kommer til at stå i

som så skal lave budgetaftaler i løbet af efteråret vel vidende at der er en stor x faktor så de måske

nogle billigere biler det er jo en absurd situation at stille kommunerne i hvis man samtidig stiller det krav at

har gjort også med budgetloven som vi fra

side har bakket op om det handler netop om at give nogle langsigtede rammer til kommunerne

en planlægning som rent faktisk sikrer at kommunerne ved hvad de har at gøre med i dag og i morgen men også flere år ud i fremtiden så

kan planlægge nogle aktiviteter og rent faktisk se på hvad det

forbedringer som måske koster en lille smule nu men rent faktisk giver et løft

indsats men det kan også være en udviklingsindsats for børn

den mulighed bliver langt langt sværere

siger nu tager vi nogle penge og så kan i stå tilbage med en usikkerhed om at

jeg er mest forundret over at dansk folkeparti er hoppet med på den her

stor respekt for at herre kristian thulesen dahl og dansk folkeparti i det hele taget gerne vil være med til at diskutere hvordan vi løfter velfærden det er jo et godt signal lad os da prøve at lave noget ud fra de rammer og når nu socialdemokraterne

droppe hele omprioriteringsbidraget med det ændringsforslag

foreslået her i dag så understreger det jo netop også muligheden

et velfærdspolitisk flertal som faktisk anerkender at der er udfordringer i kommunerne anerkender at der er behov for et velfærdsløft men også anerkender et behov for langsigtet planlægning og muligheden for langsigtet planlægning i kommunerne

ikke får mulighed for hvis man stemmer det her forslag ned

ikke bekræfte at den aftale som

omprioriteringsbidraget for to tusind og seksten

at nu skal kommunerne først ud og fyre medarbejdere og så skal de ansætte dem igen bagefter

at når regeringen og kommunerne har lavet

det der bliver interessant er hvordan den aftale ender om man ender med at bruge alle pengene i forbindelse med kommuneaftalen eller der bliver noget tilbage men

bekræfte at kommunernes økonomi

aftalt i kommuneforhandlinger mellem regeringen og kl

stemme for det ændringsforslag som

stillet os i udsigt i dag vi kan også fremsætte et beslutningsforslag som

vil man diskutere at det kan man snakke om

når man ser på konsekvenserne af den politik

et omprioriteringsbidrag som tager penge fra kommunerne

side burde i stedet være at kigge på hvordan man skaffer nogle incitamenter til at kommunerne bliver drevet bedre og mere effektivt til gavn for borgerne

nærdemokrati i danmark med otte og halvfems velfungerende kommuner men hvor man sagtens kunne lade sig inspirere meget mere af hinanden vi kunne også sagtens stille nogle

ikke oplevede sådan en ideologisk modstand mod at man lod andre varetage nogle opgaver ude i kommunerne men sagde lad os prøve at få private aktører til at stå for gartnerifunktionen teknikfunktionen

nogle af de funktioner som ikke er helt banale velfærdsopgaver der ved vi fra forskellige undersøgelser

at man kan spare sådan mellem femten og tyve procent i gennemsnit på at lade opgaver udføres af private

hvorfor lader man så ikke private virksomheder gøre det ude i kommunerne når man ved at man kan spare de penge når man ved at skatteborgerne i

eller y købing på den måde kan spare nogle penge

så politisk vælge at prioritere til enten velfærd

at gøre livet lettere for borgerne ved at sætte skatter og afgifter

så grundlæggende handler

forslag her om at man har en eller anden

sådan meget pessimistisk tilgang til at kommunerne kan gøre tingene bedre

om at man poster penge i kommunerne vi har nogle velfungerende kommuner derude der selv kan finde ud af at disponere selv kan finde ud af at prioritere og der må det også være muligt at man har et omprioriteringsbidrag så vi er heller ikke enige med regeringen i at pengene bare automatisk skal tilbage

til kommunerne vi mener grundlæggende

så man får et andet fokus

at man lader sig inspirere af best practice og så videre og så videre så vi mener

sørger man jo ikke for at gøre det effektivt nok i kommunerne så vi vil gerne være med til at give nogle penge til kommunerne til velfærdsopgaver det kan være til ældre det kan være til skole det kan være til børn osv

har

så vil vi også samtidig stille nogle krav til kommunerne om at de driver deres kommune mere effektivt så skatteborgerne får bedre velfærd for færre penge det er de kriterier vi stiller og så stirrer vi os ikke blind på hvilke kommuner der får noget ud af det det må være objektive kriterier

vi gerne vil hjælpe det er ældre og det er børn

vi gerne vil hjælpe i et velfærdssamfund

fokus på hvordan man kan få skabt et system hvor kommunerne bliver tvunget til at drive deres kommune

vores beslutningsforslag i dag er jo

som har til formål

og det er ikke forkert enhver som har fulgt

omprioriteringsbidraget ved at regeringen og dens dens støttepartier

den sammenhæng at dansk folkeparti stemte imod vores og oppositionens ændringsforslag til udgiftslofter som ellers ville have annulleret omprioriteringsbidraget

kommunernes økonomiske rammer det kan man definere som plan a jeg går ud fra at dansk folkeparti og alle de andre partier der har stemt nej til vores ændringsforslag er klar over konsekvenserne af dette når det så er sådan at der er et omprioriteringsbidrag som er fastlagt for to tusind og sytten to tusind og atten og to tusind og nitten så må vi jo forholde os

fulgt den almindelige debat

og borgmestre landet over er meget bekymrede for konsekvenserne af

citere mads jakobsen som er borgmester i struer kommune

folk siger i kan da bare spare på administration og

der er ikke mere at hente op mod firs procent af vores budgetter udgøres af alle de borgervendte serviceydelser børn og ældre osv

være opmærksomme på og derfor konstaterede vi også

i forbindelse med

aftaleparterne noterer sig at dansk folkeparti afgiver et betænkningsbidrag i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslag om ændrede udgiftslofter for to tusind og femten til atten og lovforslaget om udgiftslofter for to tusind

at dansk folkeparti ville aflevere et betænkningsbidrag

det er jo sådan set godt og fornuftigt at

er ikke så godt som hvis man havde været fri for omprioriteringsbidraget i første omgang for så havde man været fri for den her

men nu ønskede vi jo så

det her jeg noterede mig i medierne at dansk folkeparti forud for denne debat har givet udtryk for at man var bekymret

de bemærkninger der var i vores beslutningsforslag dansk folkeparti har ikke været inde på det i denne debat det skyldes formentlig at vi har rundsendt et bilag i går hvor vi gør opmærksom på at vi ønsker at ændre de bemærkninger til forslaget jeg antager at tavsheden om

fra dansk folkepartis side er et udtryk for at man anerkender at vi har lyttet til at man ikke ønskede den slags christiansborgfnidder

vi ønsker sådan set resultater vi ønsker først og fremmest at sikre at der rent faktisk er en sikkerhed for at pengene kommer kommunerne til gode men så må jeg sige

skuffet over at der i den grad går christiansborgfnidder i den debat

jeg vil ikke lægge skjul på at vi kun er optaget af én ting nemlig at sikre

hvad vi kan gøre for at hjælpe dansk folkeparti

at sikre at pengene kommer tilbage til kommunerne var svaret der er intet

bibeholde omprioriteringsbidraget det er ikke bare cementeret det er støbt i beton det er

og det er også ærgerligt at man ikke ønsker hjælp til at

at fremføre vi mener ikke at symbolpolitik om omfordeling skal være noget der står i vejen for at sikre at kommunerne fortsat har midler til at sikre kernevelfærd det afgørende er nu engang at vi sikrer kernevelfærden

først som sidst

beslutningsforslag agter som jeg har indikeret nede fra salen at

ændringsforslag det ændringsforslag vil gå på at folketinget pålægger regeringen at afskaffe omprioriteringsbidraget i kommunerne for årene to tusind og sytten

nitten og jeg imødeser selvfølgelig at de partier som har tilkendegivet at de ønsker at støtte det også

dette forslag måtte komme til afstemning i folketingssalen på baggrund af det vil jeg endnu en gang sige tak for debatten jeg må konstatere at der desværre er et flertal omend spinkelt for at gennemføre omprioriteringsbidraget

mange kommuner vil være skuffede over men det ændrer selvfølgelig ikke på

et folketingsflertal overhørig det bør

i hvert fald ikke gøre så hvis man stemte ja

som en finansminister formodentlig ikke vil sidde overhørig

sige at omprioriteringsbidraget skal bestå frem til

at hvis man stemmer det her forslag igennem som det ligger i dag så er der et folketingsflertal

sikrer at der er et omprioriteringsbidrag det kan vi jo ikke ændre på uden at dansk folkeparti er med på det nuvel

sikre at pengene i det mindste går tilbage hvis dansk folkeparti ønsker at afskaffe omprioriteringsbidraget

og jeg har allerede en gang tilbudt at man kan stemme for det ændringsforslag som vi stiller om helt at afskaffe det dansk folkeparti har alle muligheder alle muligheder

folketingsflertal som en regering jo selvfølgelig

et mandat til at de partier der sidder og forhandler finanslov med finansministeren på et tidspunkt

med det her beslutningsforslag det håber jeg virkelig at seerne og de tilhørere der er her også kan se ud af det her

i to tusind og sytten som skal følge op på det krav der lød fra hele landet i går om at vi vil have mere og ikke mindre velfærd

demonstrationerne i går konkluderede jan hoby som er talsmand for velfærdsalliance

og de mange deltagere derudover

hvornår der sidst har været så stor folkelig modstand og så mod et så teknisk begreb som omprioriteringsbidrag det tyder på at danskerne for alvor er blevet bekymrede for det velfærdssamfund som det har taget en

kombinationen af udenomsparlamentarisk pres og parlamentarisk arbejde er det der skal til for at skrotte omprioriteringsbidraget det der skal til for at skrotte milliardnedskæringer på velfærden det der skal til for at skrotte forringelser kommunernes landsforening og regeringen er her i starten af maj

på de forhandlinger men det er også at fortsætte presset på regeringen så der ikke bliver indgået en dårlig økonomiaftale mellem regeringen

beslutningsforslag b ni og firs i den forbindelse er det selvfølgelig relevant at se på den samlede offentlige økonomi

i den offentlige økonomi i de kommende år som jeg også gjorde klart i min tale

var der i september to tusind og femten sidst vi opgjorde det finanspolitiske råderum godt femten milliard kroner frem mod to tusind og tyve siden da er de strukturelle indtægter fra nordsøen nedjusteret med fem milliard

og derfor har vi nu også måttet reducere det økonomiske råderum over de næste fire år til cirka ti milliard kroner det betyder samlet set at vi har færre penge at gøre godt med i den offentlige økonomi end vi tidligere troede set i historisk perspektiv er det et begrænset råderum

altså på bare tre år faldet med knap tyve milliard kroner det svarer stort set til halvdelen af de årlige udgifter til folkeskolen og dermed er situationen en helt anden end under den tidligere regering samtidig betyder tilstrømningen af flygtninge og migranter at udgiftspresset inden for råderummet øges de kommende år det øger behovet for skarpe prioriteringer ligesom der er behov for at se på om man ikke kan løse en række offentlige opgaver smartere så man får mere for pengene med andre ord har vi en fælles udfordring med at udvikle vores velfærdssamfund i en tid hvor stramme økonomiske rammer er et grundvilkår der er derfor behov for at vi sammen sikrer en vedholdende udvikling i den offentlige sektor og at vi sørger for at pengene omprioriteres til der

det er blandt andet i lyset af udsigten til stramme rammer at regeringen har fundet det nødvendigt og rigtigt at udbrede udbrede omprioriteringsbidraget til også at omfatte kommunerne omprioriteringsbidraget er et redskab som har været anvendt i staten i mange år det styrker muligheden for at

på tværs af sektorer og understøtter løbende effektivisering og udvikling og ja så er det også et redskab som stiller store krav til at gennemføre effektiviseringer og prioriteringer ude i hver enkelt kommune og i i hver en statslig organisation men det er et nødvendigt redskab for at vi kan sikre en vedvarende udvikling af den offentlige sektor ikke mindst i lyset af de stramme rammer

der ikke er nogen lette alternativer hvis vi også fremover skal have råd til en stærk velfærdsstat det burde oppositionen også være de første til at anerkende da det som bekendt var under den tidligere regering altså med enhedslisten som parlamentarisk støtteparti at kommunerne kunne bruge tre milliard kroner mindre

i rammerne formoder jeg at den tidligere regering fandt nødvendig

begrænsede råderum i den samlede offentlige økonomi på samme vis som

derfor kan man jo godt undre sig når rød blok nu hvor de ikke har regeringsmagten

automatisk giver dårligere offentlig service altså at vi nu er nået til det punkt hvor tingene ikke kan gøres smartere i morgen end de gøres i dag og at vi ikke skal kunne omprioritere på tværs af den

knap to hundrede og fyrre milliard kroner ikke fortsat kan realisere store effektiviseringsgevinster tværtimod er jeg overbevist om at kommunerne fortsat kan gøre tingene smartere ved at lære af hinanden via digitalisering ved at konkurrenceudsætte flere opgaver på samme vis som kommunerne har gjort de seneste år hvor kommunerne ifølge kl hvert år har effektiviseret for mellem

er altså behov for at kommunerne også gør dette fremadrettet de midler vi frigør ved omprioriteringsbidraget vil løbende blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser i den borgernære velfærd dér hvor vi vurderer

af omprioriteringsbidraget er i to tusind og seksten tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder og med finanslovsaftalen for to tusind og seksten valgte vi at prioritere ældreområdet da vi afsatte en milliard kroner til en værdig ældrepleje samlet set blev kommunernes service dermed løftet

milliard kroner fra to tusind og femten til to tusind og seksten det vil altså sige at kommunerne rent faktisk har flere penge til service i to tusind og seksten

nuværende økonomiske situation

er det vores ansvar som ansvarlig regering at prioritere de årlige midler til de områder hvor behovet er størst og hvor der for eksempel opstår uforudsete merudgifter på samme vis som vi skal kunne styre udgifterne og reagere

når centrale forudsætninger i økonomien ændrer sig for eksempel når de strukturelle indtægter fra nordsøen siden to tusind og tretten er faldet med knap tyve milliard kroner derfor vil vi ikke allerede nu tage stilling til anvendelsen af omprioriteringsbidraget for to tusind og atten og frem når det er sagt

de næste skridt vil blive taget i de kommende år så vi sikrer at de offentlige investeringer svarer til de finansierede niveauer samlet set vil kommunernes økonomiske rammer også være stramme i de kommende år det er nødvendigt i en tid hvor rammerne for den offentlige økonomi er snævre de stramme rammer vil stille krav til kommunerne om at foretage de nødvendige prioriteringer og effektiviseringer på samme vis som det vil stille krav til regionerne og staten det bliver ingen let opgave det anerkender jeg fuldt ud men betyder det så at

ikke er muligt og at det derfor automatisk vil føre til dårligere service nej det gør det bestemt ikke for der er stadig masser af muligheder for at effektivisere i kommunerne ved at lære af hinanden via digitalisering ved at konkurrenceudsætte flere opgaver

er helt nødvendigt at vi også gør det hvis vi skal sikre at vi også fremover har et stærkt velfærdssamfund uden at vi efterlader regningen til de kommende generationer når det så er sagt

det dog også værd at huske på at denne regering sidste år valgte at prioritere flere midler til kommunerne end året før og at

to tusind og sytten er besluttet at kommunerne vil have de samme midler til rådighed til service som de har i to tusind og seksten

nemlig føre til fyringer af offentligt ansatte og stærkt forringet tryghed for børn ældre syge og udsatte regeringen vil tage to

samtidig vil regeringen ikke kompensere kommunerne fuldt ud for de mange nye opgaver med at modtage og integrere mennesker der flygter fra krig forfølgelser og katastrofer regeringen vil helt generelt ikke love at velfærden i to tusind og sytten som minimum skal være på samme niveau som i to tusind og seksten tværtimod

der er råd til velfærd i danmark hvis vi for eksempel slår hårdere ned på de velhavere der gemmer deres formue ulovligt i skattely

vi skaffe flere penge til velfærd ifølge nationalbanken gemmer danskere mellem

milliard kroner i skattely hvilket betyder at fælleskassen hvert år går glip af mellem tre

milliard kroner vi har også indkøbet af kampfly som blev annonceret i går regeringen har annonceret at danmark hvis det står til regeringen skal købe syv og tyve kampfly som vil koste omkring en milliard kroner stykket det er det norge har indkøbt dem

vil betyde driftsudgifter i de næste tyve til tredive år på mellem

og hundrede milliard kroner der er altså penge til velfærd hvis vi henter dem de rigtige steder

virker faktisk der har været et intenst pres på regeringen og siden januar har finansministeren måttet bøje sig for det massive pres der har været fra hele landet

venstrefløjen fagbevægelsen men også fra kommunalpolitikere herunder mange venstreborgmestre

eget bagland regeringen har

at penge fra omprioriteringsbidraget i to tusind og sytten skal gå tilbage til kommunerne indtil for nylig mente finansministeren ellers her i folketingssalen

februar måned at pengene skulle gå til blandt andet skattelettelser ud over de milliarder

også blevet presset til at give kommunerne ekstra penge i to tusind og seksten til at

ellers også sådan at finansministeren blandt andet

på et samråd i januar i år sagde jeg forhandler økonomi en gang om året med kommunerne det blev så alligevel til to igen som et resultat

der har været på regeringen fra hele landet det gør også at vi skal sikre os at presset på regeringen fortsætter regeringens indrømmelser viser at presset fra befolkningen

derfor skal vi fortsætte for selv om regeringen måske lægger op til en mindre milliardnedskæring

der stadig massive nedskæringer på menuen hvis ikke protesterne mod regeringens politik

i går den tolvte maj demonstrerede hele landet jo imod regeringens milliardnedskæringer og folk sendte det klare signal til både kommunernes landsforening og regeringen

råd til velfærd og at vi vil have mere og ikke mindre velfærd

sender oppositionen her i folketinget et klart signal om at omprioriteringsbidraget og milliardnedskæringerne skal tages af bordet

alternativet sf

til vedtagelse som afviser omprioriteringsbidraget og nedskæringer på velfærden i to tusind og sytten

at regeringen fastholder et helt uacceptabelt indgreb i det kommunale selvstyre ved forlods at budgettere ikkeaftalte kommunale besparelser i de kommende år løftet om at tilbageføre midler i to tusind og sytten ændrer ikke herpå folketinget pålægger derfor regeringen at annullere omprioriteringsbidraget fra to tusind og sytten og frem inden indgåelsen af næste kommuneaftale i lyset af blandt andet det stigende antal ældre og kommunernes opgaver i forhold til at modtage og integrere mennesker der flygter fra krig pålægger folketinget regeringen i de kommende forhandlinger

at arbejde for en økonomisk løsning i to tusind og sytten der ikke indbefatter et omprioriteringsbidrag som pålægger kommunerne at skære i velfærden og som betyder at kommunerne ikke har økonomisk rum til investeringer i mennesker for at sikre en bæredygtig økonomi

for mig er et tegn på at der er noget i grøde her

der er en bekymring over at vi ser forringelser af velfærden samtidig med at vi ser at der bliver givet gaver til de rigeste sådan som vi for eksempel

så med den finanslov for to tusind og seksten som liberal alliance jo er en del af hvor vi så gaver til erhvervslivet og hvor vi så at for eksempel luksusbiler blev gjort billigere den alvorlige bekymring tror jeg fik mange mennesker til at gå på gaden og jeg tror at der er grøde i noget som gør at vi har noget at bygge videre på i forhold til at presse de borgerlige partier og regeringen til at føre en anden politik men også i forhold til at vise at der faktisk er et alternativ til den politik som lige

at

vi ser gerne at vi får mere og ikke mindre velfærd og vi tager gerne pengene lige præcis der hvor liberal alliance allermindst vil tage dem fra

de rigeste men også fra de mennesker som ikke bidrager nok til fællesskabet for eksempel

at der aldeles ikke er nogen tradition for det det er nemlig aldrig set før det vil jeg bare lige høre om ordføreren kan bekræfte og så vil jeg høre om ordføreren kan bekræfte at der for nylig har været meningsmålinger som viste at et flertal af befolkningen synes at det er en dårlig idé med flere skattelettelser man vil hellere prioritere pengene på velfærd og vi kan lige tage endnu en måling med som

et klart flertal synes at det er en rigtig dårlig idé

herinde i folketinget jeg kan bekræfte at det at arrangere så mange demonstrationer simultant i så mange byer er noget nyt vi ikke har set før i danmark og det viser at der er en bekymring for hvilken vej velfærden går det viser at mennesker tager initiativ og og bliver aktive og aktivt går ind og arbejder for at der bliver ført en anden politik end den der bliver ført i dag

jeg tror at vi kommer til at se flere initiativer hvor vi ser partier og brugergrupper og fagbevægelse og almindelige mennesker engagere sig i forhold til at sikre at vi ikke får mindre men at vi netop skal have mere velfærd

alvorlig bekymret for vores velfærdssamfund

er lidt af en nyskabelse inden for den kommunale verden det var ikke noget vi hørte et ord om

milliard kr som man altså fra regeringens side vil kradse ind fra kommunerne og så har vi via hårdt

kommunerne der spørger borgmestrene jo så jamen til hvilke kommuner hvad kan vi regne med og så spørger de også hvorfor er det så at vi skal tvinges til her

afskedige personale

store personalegrupper det er jo i ældreplejen

børnepasning det er i skoler altså de virkelig tunge velfærdsområder hvorfor er det man skal skære

så mange af pengene som muligt tilbage i den finanslov som så skal indgås med de partier

der bliver indbudt til de forhandlinger hvad er det kloge hvad

fornuftige økonomistyring i det det giver usikkerhed om vores velfærd det giver afskedigelser

hersker der jo i den grad usikkerhed fra de blå

som lægger ryg til det her om hvilke kommuner og hvilke kriterier og

tilbage derfor er det vi siger i den her debat

droppet den minusvækst

indgå en ordentlig fornuftig aftale med landets kommuner at vi overhovedet har den her debat

og femten lige uden for den her folketingssal

sagde sagde den nuværende statsminister det udgiftsstop

de offentlige udgifter med det der skal til for at følge med lønstigninger og prisstigninger det betyder at man har råd til at have præcist så mange ansatte i morgen

af samtlige politikere helt fra partiformanden den nuværende statsminister at man vil have

så mange ansatte i morgen som man havde i går

velfærden hvis venstre kom til når vi prøvede at advare blev det kaldt løgn de borgmestre som prøvede

rigtig ondt og betyde rigtig mange fyringer fik at vide at det

så se realiteterne og realiteterne

min egen regerings omprioriteringsbidrag er jo ganske enkelt besparelser jeg må sige

det dækker nemlig over kontante fyringer kontante nedskæringer på trods af at vi blev lovet at

sektor under vores alle sammens velfærd resultatet af

det valg hvor det her var et stort tema var jo også at i det her folketing på de stole her

hundrede og seks og tyve mandater som gik til valg imod

medlemmer som stillede op for partier som ville have nulvækst eller minusvækst

hvorfor vi står med den her debat nu

man ude i kommunerne skal spare skal skære skal afskedige

har sagt der er masser af penge

op gennem nullerne da man øgede de offentlige udgifter

at velfærden var under pres og dennis kristensen sagde også at velfærden var under pres altså det at der er nogle borgmestre der beklager sig over at man skal effektivisere er jo ikke nyt det gør borgmestre altid så det er jo ikke noget argument i den her diskussion i forhold til

forhold til hvad vi havde tidligere

effektivisere uanset hvor meget digitalisering

arbejder klogere

i den offentlige sektor det er jeg stor tilhænger af og det er helt nødvendigt at fortsætte det

afskediger og det er der vi har situationen som er ny i forhold til for eksempel nullerne som

i den socialdemokratiske regering det stod herre magnus heunicke på mål for

er et fokus på at en af verdens største offentlige sektorer skal drives for færre penge sådan at de penge den drives mindre for kan bruges på andre vigtige ting i et samfund der for eksempel har meget meget lav økonomisk vækst det er en helt rigtig prioritering og det er en ansvarlig prioritering og jeg forstår ærlig talt ikke at socialdemokratiet ikke kan se det

mere optaget af at kritisere regeringen i håb om at det muligvis kan hjælpe dem tilbage i statsministeriet

fjorten steg kommunernes udgifter med en

er imod omprioriteringsbidraget derfor stillede vi et ændringsforslag

budgetloven det kunne vi desværre ikke få opbakning til fra dansk folkeparti så det blev ikke vedtaget derfor har vi debatten i dag og derfor er vi jo medforslagsstillere til

at komme af med det i forbindelse med

afskaffes det ville være afskaffet

men hvordan den økonomiske ramme for danmark ser ud fremtiden når vi måtte få den chance

dansk folkeparti

på den kommunale velfærd som vi har på dagsordenen i dag

milliard kroner mere end der blev brugt i to tusind og elleve det er de tal som er de faktuelle hvor mange penge der blev brugt

styrke velfærden der er vores politik at man

der i den grad brug for så man får altså en mere effektiv offentlig sektor

vil jo betyde at det ikke er nok at effektivisere

og direkte fyre så det er altså en anden politik end det vi

aldrig været det det var i øvrigt heller ikke en del af venstres valggrundlag var det

før efter valget hvor det så blev

i to tusind og sytten og frem herunder blandt andet for omprioriteringsbidraget udgifter til modtagelse af flygtninge

kommunerne for der er nogle udfordringer ude i kommunerne

er enig med regeringen i er at

de kommuner som har økonomisk svært ved at løfte opgaven

bidrager til at vi kan få et mere lige danmark den diskussion har vi bare slet ikke fået her og nu

for en udfordring kommunerne står med derude

nu bliver der minusvækst i kommunerne det gør der jo ikke der kommer to

så er det rigtigt at der er nogle kommuner som

socialdemokratisk ledede regering og der var minusvækst hvert af årene det er heldigvis blevet ændret nu med en borgerlig regering nu er der kommet plusvækst i kommunerne det er et faktum der er kommet flere penge ud til kommunerne til velfærd efter der er kommet et regeringsskifte og dansk folkeparti er blevet støtteparti det er et faktum det var ikke under den tidligere socialdemokratisk ledede regering derfor er der stadig udfordringer ude i det kommunale landskab

også sker og det kender vi også alle sammen

når væksten kommer der kommer optimisme så begynder huslejepriserne også at stige det oplever man blandt andet også

det kan være folk på førtidspension eller andet

og ud til provinskommunerne hvor man kan få en god bolig

langt bedre liv og et godt liv også på førtidspension der ser vi bare nu at udfordringen er at de kommuner har rigtig svært ved at løfte opgaverne fordi de får så mange borgere der har behov for ekstra hjælp fra velfærdssamfundet

fornemmelse af at hele folketingssalen er enig om vi skal værne om det vi kan se er at kvaliteten i velfærdssamfundet er meget forskellig fra kommune til kommune

det må vi sige og derfor er det utroligt at der kan være så stor

skal ind over er omprioriteringsbidraget et stykke på vejen det er en procent af kommunernes økonomi man lægger ind vi har også sagt

kan blive aftalt i forbindelse med kommuneforhandlingerne

det er et reelt forsøg på

er sure over at nu kommer folketinget og tager det kommunale selvstyre væk for det kunne jo

skal gå til de sociale områder det kan måske ikke gå til at man skal sponsorere sin lokale fodboldklub fordi man forventer den skal i superligaen det kan godt være at man ikke kan bruge pengene på

det borgmestrene er sure over borgmestrene er sure over at de

set godt i dansk folkeparti at påtage os det ansvar også i forbindelse med de her aftaler selv om vi

i kommuneaftalen hvis der skulle være noget tilbage i forbindelse med finansloven

ingen tvivl om at vi har sagt meget klart til regeringen at

håber de går til forhandlingerne med det mandat og jeg håber

vil gå til de forhandlinger med en vis form for solidaritet og

kan gøre med en procent af vores samlede økonomi

over at fagbevægelsen vil stille op så mange steder og kæmpe imod solidaritet hvis nogle skulle kæmpe for solidaritet burde det da være fagbevægelsen

der var gode begrundelser for det det er slet ikke det der diskuteres men der skete også

man ikke på banen men nu er man det i en sag hvor vi ønsker mere solidaritet

alle de økonomisk svagt bemidlede kommuner som herre rené christensen gerne vil hjælpe ikke først

og så et halvt år senere måskemåske ikke får nogle penge tilbage og så skal til at ansætte de samme kommunalmedarbejdere igen

fik et stringent forløb som kommunerne kan planlægge og budgettere efter fremfor det der stop and go hvis vi nu glemmer den anden diskussion lidt vil det så ikke være bedst at få det her afklaret om foråret

frit mandat fremadrettet i forhold til at arbejde med

god løsning i forbindelse med kommuneforhandlingerne således at vi ikke skal ud at fyre medarbejdere for derefter at skulle ansætte dem igen vi håber at både regeringen og kl har mulighed for at

skal

så stor forskel på både karaktergennemsnit og

er ikke i orden når man kigger på hvor lille danmark er det ønsker vi

skal ændres på og derfor håber vi at den model som jeg egentlig tror både de radikale og dansk folkeparti taler om her altså at man kan klare det i kommuneforhandlingerne

æde min gamle hat hvis jeg havde sådan en på at liberal alliance nok heller ikke vil støtte sådan en model

til vedtagelse som herre rené christensen har læst op så mit spørgsmål vil være

bliver den omfordeling som herre rené christensen gerne vil have betyder det så at herre rené christensen til næste år vil støtte oppositionen i at omprioriteringsbidraget

det været cementeret fast det mandat står heldigvis åbent fordi der ikke bliver flertal for socialdemokratiets forslag om at cementere

få et mere lige danmark jeg håber virkelig at kl får det mandat med til de forhandlinger de skal have med regeringen

at de rige kommuner herunder de store byer som københavn aalborg odense betalte til kommuner som guldborgsund lolland vordingborg kalundborg og norddjurs det er sådan man håndterer det hvis man ønsker solidaritet så laver man en udligningsaftale ordføreren har fået et tilbud

at stikke poten ned i kommunernes kasse i stedet for at lave en varig

jo også fordi der er truffet beslutninger herinde om at man har lavet metro man har lavet alverdens ting og sager rundtomkring så

det glæder vi os over og så siger vi at så kigger man på en

den ene procent kan så være med til at

mere fattige og udsatte kommuner som jeg er fuldstændig enig i har brug for en hjælpende hånd

i skal blive enige med herre joachim b olsen

fordelingen af dem

undgå at gå ud over velfærden man tvinger kommunerne til at opsige tusindvis af mennesker med udgangen af juni måned til fratræden den første januar to tusind og sytten man foretager et groft indgreb i det kommunale selvstyre men man aner ikke

kommer det er ligesom det plejer at være og der håber vi

en kommunal udligning eller laver det her

gør det altså ikke det er altså de penge

om man gør det med et omprioriteringsbidrag eller en kommunal udligning kommunal udligning er

er bedre på den lange bane det her kan man gøre på den korte bane men det handler altså om det samme så det der med minusvækst og at kommunerne

finansministerens side i de forhandlinger

så bliver den brugt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne jeg synes det er skændigt at dansk folkeparti der vil sælge sig som velfærdens forsvarer og de ældres

ikke få et mere lige danmark det gør kl ikke fordi de store kommuner fylder så meget

at være forening for otte og halvfems kommuner og at skulle varetage alles interesser det er selvfølgelig vanskeligt

fået samlet ovre i den blå blok bag sit vedtagelsesforslag det er ret sparsomt de ordførere talerstolen i løbet af formiddagen her har ikke bakket op om det

hvordan det så sidste gang vi havde nøjagtig samme situation og samme debat

det gik jo sådan at de fem kommuner med højest skattegrundlag rudersdal hørsholm gentofte

tilgang vi har til det det undrer mig at man nu fra

vi skal kunne garantere hvad pengene skal bruges til når vi lige har stået med et beslutningsforslag der ikke tog hånd om det men kun sagde at pengene skulle tilbage til kommunerne

det er jo det der skræmmer lidt også i forhold til at skulle have stemt ja til socialdemokratiets

hvor man cementerer det her i årene frem vi vil have

i kommunerne men for ikke ret mange minutter siden sagde ordføreren også at nogle kommuner er så hårdt ramt at de ikke kan levere en offentlig service altså begge dele

for sig ikke være fuldstændig rigtigt så må man vælge det

pengene alligevel og så havner de på finansloven

finansordfører har udtalt til jyllands posten

der skulle komme en ny rød regering

en dør på klem for at man selvfølgelig kan beholde

det var nok også derfor vi havde beslutningsforslaget før

to tusind og nitten det er jo fair nok at man ønsker det men

forpligtet sig til at stemme for den aftale som finansministeren laver med kl skal man lige huske også selv om den indeholder et omprioriteringsbidrag det er sådan det er det er det aftalesystem der er regeringen sidder og repræsenterer folketinget

da rigtig vigtigt for dansk folkeparti at der er

er også helt sikker på at finansministeren har hørt

at de frigjorte midler fra omprioriteringsbidraget ikke kommer til at forlade det offentlige system i to tusind og seksten fik kommunerne fem hundrede million kroner ekstra

sytten bliver midlerne tilbageført til kommunerne igennem finansloven og økonomiaftalen med

og nitten vil pengene også blive brugt til tiltag der kan styrke den borgernære velfærd i den offentlige sektor

nye tider i kommunerne efter årene under den tidligere regering med socialdemokratiet i spidsen

mindre i årene to tusind og tolv til

debatten i dag er det jo hvor forunderlig den socialdemokratiske tilgang er

man ønsker at diskutere hvordan omprioriteringsbidraget

så nu alligevel afstand til omprioriteringsbidraget men det må også være svært for medlemmerne af den socialdemokratiske gruppe

en situation hvor der rent faktisk er sket et løft i den kommunale serviceramme fra to tusind og femten til to tusind og seksten

et fornuftigt princip om at vi skal lave de økonomiske prioriteringer

år ad gangen derfor vil det være forkert at fastlægge

er ikke statisk og der er det vigtigt at man kan tage højde for om det er

der har størst behov for en økonomisk saltvandsindsprøjtning den fleksibilitet ønsker vi

derudover skal jeg kun henvise til det forslag til vedtagelse som dansk folkeparti og venstre har

at gøre tingene på en anderledes måde og dermed har fået en bedre økonomi til rådighed til at prioritere nogle af de økonomiske udfordringer man har derude og derfor er

i at den her diskussion rækker langt ud over omprioriteringsbidraget og handler om at kommunerne bliver bedre til at lære af hinanden og se på hvordan man kan optimere ressourceudnyttelsen i de kommunale aktiviteter

kan opretholde det serviceniveau de har i to tusind og seksten forstået på den måde at de øgede opgavemængder der kommer for eksempel i forbindelse

og i det hele taget finde ud af hvordan man bedst imødekommer det servicebehov der er i kommunerne som jo også

tingene derude er ikke statiske det er som om

mener at vi bare skal fastholde tingene på det niveau de nu er på lige præcis i dag og så kan man jo lidt skælmsk sige

det er godt at det er med udgangspunkt i dag og ikke under den tidligere regering som

ellers støttede men det jeg synes er værd at fremhæve er de kommuner der er rigtig dygtige til at se på hvordan de kan få mere ud af pengene altså lad mig bare

har samlet de administrative opgaver og it under ét tag og sparet penge hjørring der har sparet penge via e handel og faxe der har sparet penge via bedre ejendomsdrift og sådan er der jo et utal af eksempler på

og lukketider ved godt hvad alle de der begreber betyder det betyder at de offentligt ansatte skal løbe hurtigere og levere en dårligere omsorg for ældre og børn

venstreborgmestre konservative borgmestre har været

alle lavthængende frugter er plukket nu skærer vi ind i kernevelfærden

det er færre voksne i daginstitutionerne det er nye rettigheder der skal tages fra de mennesker der er ramt af handicap

ordføreren garantere at det ikke er det der kommer til at ske at det ikke er

god ledelse og lignende lad mig bare minde ordføreren om at kommunerne selv har angivet at siden to tusind og elleve har de effektiviseret for et sted mellem to

og tre milliard kroner om året og det er de da ikke færdige med

laves andre prioriteringer og det tror jeg i øvrigt er en forudsætning for

spørge ordføreren om man har tillid til kl formand martin damm ordførerens egen partifælle som jo er imod det synspunkt at det er fuldstændig uden konsekvenser at indføre

nu har vi så en repræsentant for folketingsgruppen der siger at man er imod omprioriteringsbidraget så det står jo tilbage

er socialdemokratiets politik på området

det var jo den tidligere regering der beskar servicerammen for kommunerne med tre milliard

for to tusind og tolv til femten så må det

svært at se på at kommunerne nu har flere penge til service i to tusind og seksten

og som jeg nævnte tidligere i min besvarelse til en anden ordfører i dag

rigtig gode muligheder i kommunerne for at hente nogle penge det kan vi se

faktisk er muligt der appellerer jeg bare til at kommunerne

kigger lidt mere til hinanden i forhold til

menneskene nedad det centrale her er jo

det her med for hver mønt til skattens

jeg kunne også have citeret fra internationale om skattens skarpe klo som flår arbejderklassen

som man åbenbart ikke synger med stor styrke længere i hvert fald arbejder

er rigtig godt at beskatte arbejderne hårdt

uden om at kommunerne er en del af et samfund som et hele og samfundet som et hele i danmark er belastet af at vi har verdens højeste skatter en

deler venstrefløjen glædestrålende på sociale medier opgørelser af at der i danmark ikke er verdens højeste skat på arbejdsindkomst

se vi har ikke verdens højeste skatter i danmark men den arbejdende dansker betaler jo ikke kun indkomstskat den arbejdende dansker får et beløb tilbage efter

betales verdens højeste moms verdens højeste registreringsafgift på biler nogle af verdens højeste ejendomsskatter og

punktafgifter som findes i danmark og som ikke findes i andre lande tilsammen bliver det til verdens højeste skattetryk og det gør ondt på dansk økonomi på virksomheders konkurrenceevne og på lønmodtageres konkurrenceevne og det er uretfærdigt

at vi skal begrænse det offentlige forbrug i danmark

ekspertkommission som er nedsat af den tidligere regering at det offentlige forbrug i danmark er højere end det behøver at være den offentlige sektor kan effektivisere og det kan kommunerne også og så vil borgerne kunne beholde en større andel af deres indkomst uden at servicen bliver dårligere fordi den simpelt hen produceres mere effektivt

kommunerne skal levere deres bidrag til at den offentlige sektor i danmark bliver mere effektiv sådan at vi i stedet for at bruge pengene på ineffektivitet kan bruge pengene på for eksempel at lette skattebyrden på borgere og virksomheder derfor støtter vi ikke det her

det går galt ude i kommunerne hvis de skal give et bidrag til effektiviseringsindsatsen i danmark vi har vores eget vedtagelse og det er stort set en gentagelse af

vedtagelse som vi også stillede med ved debatten tilbage i marts og jeg oplæser

nitten som følge af det kommunale omprioriteringsbidrag skal bruges til at understøtte den fremtidige kommunale økonomi

midlerne skal prioriteres anvendt hvor behovet er størst den konkrete udmøntning sker i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi og finanslovsforhandlingerne

hvor der sker en omfordeling fra nogle rige kommuner for eksempel nordsjællandske kommuner

det en model som liberal alliance vil støtte eller er det en model som liberal alliance under ingen omstændigheder vil støtte

en forhandling hvis vi får imødekommet vores ønsker på nogle af de områder vi synes er meget vigtige så kan det godt være at vi også kan bakke op om nogle af de ønsker som

at lave en omfordelingsordning a la den som dansk folkeparti har præsenteret i dag og som vi godt nok ikke kender det nærmere indhold af men men

er helt rimeligt hvis det skal kunne betale sig at arbejde

jo rigtigt det tror jeg at der er nogen der har påstået at vi ikke gør

indrettet os på den måde at nogle af de ting der er brugerbetalt i andre lande er skatteyderbetalt herhjemme det er en rigtig god idé for det store flertal af danskere det medfører en omfordeling af en rigdom som ellers er uheldigt

fornuftigt det er det vi har gjort i danmark

kan ikke huske at enhedslisten nogen sinde har stemt imod de forhøjelser af afgifter som også har ramt folk med lave indkomster omvendt har der været forslag her i folketinget blevet vedtaget om at sænke skatten for folk med lave indkomster for

indførelse af beskæftigelsesfradraget forhøjelse af beskæftigelsesfradraget

har enhedslisten altid stemt imod de forslag

folk med små indkomster og imod sænkning af skatter og afgifter for

hvor vi også har sænket skatterne så der har været masser af gange hvor vi har stemt for at sænke skatterne

er problemet er jo at den skattepolitik der er her folketing desværre fra begge sider af salen i en årrække har øget uligheden i vores samfund og reduceret

gennemført uden at kompensere rygerne i de lavere sociale klasser for at de nu skal betale mere for deres cigaretter så jeg kan ikke huske afgiftsforhøjelser som enhedslisten ikke har stemt for og de har ramt også

skåret ind til benet samtidig

kommer der i øjeblikket flere flygtninge til danmark end der plejer og flygtninge og familiesammenføringer medfører

de første år hvor der skal sættes massivt ind i

uddannelse og integration

bliver de på lang sigt en gevinst for samfundet både socialt kulturelt og økonomisk og der skal derfor være flere penge til flere mennesker der skal være flere penge til pædagoger lærere

modtage de her nye borgere de skal have plads i institutioner og skoler

er pressede på bemandingen der skal være råd til flere tolke og videreuddannelse

nødt til at investere i mennesker og vi skal investere i mennesker lang størstedelen

til integration ligger jo ude i kommunerne og derfor er det sådan en særlig form for dårlig timing at regeringen nu ønsker at trække penge væk fra kommunerne

skal skabes langt bedre integration i danmark under de nylige to og trepartsforhandlinger opfordrede regeringen ligesom alternativet og mange andre partier og organisationer kommunerne til at lære af hinanden hvis kommunerne skal kunne handle på opfordringen om at lære af hinanden og implementere de projekter der virker så kræver det overskud og råderum og det har kommunerne

har høje ambitioner

også afgørende for alternativet at kommunerne i de kommende år ikke reguleres af den budgetlov som gør det umuligt for dem at overføre penge fra år til år og som indebærer sanktioner ved budgetoverskridelser det kræver et handlerum både økonomisk og bureaukratisk

langsigtet derfor mener vi

kommunerne skal kompenseres nu for de ekstra opgaver og de investeringer i mennesker som giver økonomisk bæredygtighed på lang sigt

størrelsen på de offentlige udgifter helt generelt selv om vi altså mener at kommunerne har et øget økonomisk behov lige nu men noget er vi principielle omkring og det er vigtigheden af det kommunale selvstyre og det lokale selvstyre og demokrati fungerer kun hvis vi respekterer kommunernes ret til at planlægge og prioritere og udfolde den kommunalpolitik

det indebærer at kommunerne ved hvad de har at budgettere med omprioriteringsbidraget er det nyeste af en række tiltag der har indskrænket det kommunale selvstyre og kommunernes ret til at prioritere

når de først modtager penge

dernæst får dem taget fra sig igen for at regeringen kan prioritere for dem

i alternativets øjne skal vi have mindre stat og mere samfund og det indebærer at løsningerne

man ved bedst derfor håber vi også at regeringen vil tage oppositionens og kommunernes indvendinger alvorligt og afskaffe omprioriteringsbidraget

vi håber at kommunerne vil få et økonomisk rum til at investere i mennesker

de effektiviseringer så skal anvendes på vi anerkender at der er behov det er der altid for at gøre tingene bedre

er altså ikke måden at sikre en god effektiv

for en politik men får fra borgerlig side og svaret blafrer jo

anvendes penge på kernevelfærden når man har omprioriteret det vil sige at

man gerne love at dem får kommunerne nok igen men hvad så med regeringens parlamentariske grundlag liberal alliance

give penge til kernevelfærden derfor må man sige at det

vi sidder med en finansminister hernede i folketingssalen som reelt set ikke har flertal

den politik han lægger frem og reelt set ikke

kommunerne og danske regioner

heller ikke kan give et klart billede eller en pejling af hvor man lander med finanslovsaftalen i efteråret

bliver det mon som vi så sidste år

eller bliver der rent faktisk råd til også at give nogle af pengene til velfærden ja man kan jo sige at det er fint at man

flotte tanker fra dansk folkepartis side men når det kommer til stykket

lander det jo på at man lægger stemmer til at bruge pengene på at sænke registreringsafgiften så de dyreste biler bliver billigere

samtidig er der borgerlige partier der sikkert også vil have lettet i topskatten så til syvende og sidst bliver det børnene de ældre de svageste

har brug for velfærden som kommer til at betale en stor del af den regning derfor er det jo

igen har hørt herre rené christensen og også fru eva kjer hansen

brugt til velfærd når sandheden er

blæste kraftigt i vinden hvordan man endte med at bruge de penge

andre områder er det klart at det bliver en udhuling af den velfærd som vi kender i dag og det vil sige ringere vilkår for de svageste og mere gunstige vilkår for dem der i forvejen har rigeligt

lille smule forundret over hvad det er man rent faktisk vil med det kommunale selvstyre fordi man

man stemte for et omprioriteringsbidrag i finansudvalget til at man faktisk har fundet tilbage i rød blok vil jeg tillade mig sige hvor man nu bakker op

dansk folkeparti jo også har bevæget sig endnu længere ud på flanken hvor man forsøger

at jamen det er ikke helt det man vil som man gjorde

det socialdemokratiske beslutningsforslag vi behandlede her før det her forslag

det vi står med i dag og den mulighed vi står med når vi har en kommuneaftale her

en usikkerhed for kommunerne som i august september skal lave

hvor mange penge de kommer til at have til rådighed

så må man sidde med krydsede fingre og håbe på at liberal alliance måske ikke den her gang skal have topskattelettelser måske ikke skal have sænkelser af registreringsafgiften

heller ikke skal have lettelser til boligejerne men hvis de skal bliver det igen på bekostning af velfærden

det må man sige med den vedtagelse man også lægger

i hvert fald lysende klart at

være man har nogle intentioner men man har fald ikke dækning for sit parlamentariske flertal og det er paradoksalt at vi kommer til at stå med et vedtagelse

opbakning til den økonomiske politik

mette frederiksen har ingen planer om videreføre et omprioriteringsbidrag understregede hun over for politiken men

hvis hun bliver statsminister at hun vil skrotte besparelserne i kommunerne

afskaffe omprioriteringsbidraget det er næsten det

hvert fald forsøge at begrænse besparelserne på velfærden på baggrund af omprioriteringsbidraget

vil man end ikke forholde sig til i dansk folkeparti så klinger den

det kan man da kalde omfordeling der vil noget det er bare en omfordeling

landene den fjerde femte laveste vækst de kommende

som viser en væsentlig højere bnp vækst end vi har i danmark

for den kommunale velfærd

skal man jo se på hvordan samfundsøkonomien får det bedre så vi får en vækst i bnp så vi også får økonomi til at finansiere de velfærdsudgifter og også de demografisk betingede udgifter som naturligt må stige fordi der bliver flere ældre

at der kom enogtyvetusind flygtninge til danmark sidste år

lad os se hvad tallet ender på i år så igen hvis man vil sikre en kommunal velfærd på et

skal vi gennemføre nogle reformer i det danske samfund som sikrer at arbejdskraft til rådighed og som sikrer at folk har lyst investere i arbejdspladser i danmark derfor burde temaet for sådan en forespørgselsdebat som vi har i dag jo være

at der bliver nogle flere arbejdspladser i danmark og flere skatteborgere danmark som kan betale for den velfærd som vi stadig væk godt

om så vi har et velfungerende samfund og

sammenhængskraft i årene frem hvad skal der til der skal komme reformer så det hele tiden kan betale sig at arbejde vi skal have sat skatten ned i bunden og toppen vi skal have skabt et bedre erhvervsklima ved at fjerne nogle skatter og afgifter så det bedre kan

investere i arbejdspladser i danmark vi skal sørge for at omstille

sektor så vi får kigget noget mere på

på hvordan nogle private aktører kan komme ind og løse nogle opgaver så man får et bedre arbejdsklima

palet af forskellige

man kan tage fat i for at sikre fundamentet

ordentlig velfærd i kommunerne så

fokus på skaffedyrene altså de mennesker som finansierer det velfærdssamfund vi har i dag i stedet for udelukkende at kigge på hvordan man bruger

man målrette den udligning vi har de kommuner som har brug

skoler og så videre og det er meget forskelligt geografisk der kan man ikke bare nævne x antal kommuner ditten eller datten sted

gå ind at se på hvordan de gør det og så skal man selvfølgelig heller ikke straffe de kommuner som gør det godt

i hele taget lave nogle metoder som sikrer at der er mindre sygefravær hvorfor skal være større sygefravær i den kommunale sektor i

vi kan bruge pengene meget bedre og på den måde kan man så få samme velfærd for færre penge og så kan borgerne

kommunerne om året men der er ikke noget flertal der forholder sig til hvad de penge så skal bruges til vi ved at det konservative

liberal alliance gerne vil bruge dem på topskattelettelser vi har et forslag fra fra df og regeringen om at de skal gå til en eller anden form for

omfordeling som ikke er nærmere defineret men det sejler jo fuldstændig i forhold til hvad man skal bruge de penge til som

kommunerne

i lyset af de meget store demonstrationer der var i går over hele landet over tyvetusind mennesker demonstrerede i fire og halvfjerds kommuner og sagde vi vil have mere og ikke mindre velfærd og det er også en debat som viser at det er nødvendigt at fortsætte presset på regeringen og også fortsætte presset på kommunerne for at sikre at vi får

i forbindelse med de forhandlinger om kommunernes økonomi som foregår lige nu og som handler om den økonomiske situation i kommunerne i to tusind og sytten det er nu vi skal sætte presset ind det er nu vi skal presse regeringen

også derfor jeg er glad for at en samlet opposition bestående af enhedslisten alternativet sf socialdemokraterne og det radikale venstre klart

noget omprioriteringsbidrag det skal skrottes helt vi vil ikke have nedskæringer vi vil ikke have forringelser det er det der står tilbage fra debatten i dag

i den tid der kommer nu her den næste måned hvor forhandlingerne kører på er det vigtigt at vi lægger det maksimale pres for at vi kan få en aftale der ikke er dårlig og som vil betyde

i to tusind og sytten i danmark har vi råd til velfærd vi skal have mere og ikke mindre velfærd vi kan finde pengene til velfærd hvis bare vi tager dem der hvor de er

hundrede og halvtreds milliard kroner det siger nationalbanken vi ved at det vil kunne give tre fem milliard kroner ekstra i statskassen hvis vi beskattede de penge vi så i går at det fra regeringens side at man vil købe nye bombefly som koster en milliard kroner stykket bombefly som det de næste tyve til tredive år vil koste mellem firs og hundrede milliard kroner at drifte og vedligeholde der er råd til velfærd i det her land det handler bare

hvor de er tage dem de fornuftige steder og bruge dem de fornuftige steder så vi skal have mere og ikke

det er jo sådan at de to forslag behandles samlet behandles samlet nu og derfor vil jeg også i min besvarelse tage begge to med

opfordres regeringen til at indføre en ydelse der skal være på et niveau svarende til firs procent af en normal dagpengesats

at den forventede besparelse på tyve procent af den normale dagpengesats skal gå til medfinansiering af rådgivning sparring og mentorforløb der har tidligere været en lignende ordning med iværksætterydelse ordningen blev lukket i

og halvfems fordi den ikke virkede efter hensigten iværksætterydelsen

ikke med til at skabe sunde og bæredygtige virksomheder ydelsen gav en særlig konkurrencefordel til de iværksættere der startede virksomheder op med en ydelse sammenlignet med

i forhold til iværksætterne viste

sig desuden at mange faldt tilbage i ledighed efter at ydelsen hørte op

faktisk også en væsentlig moms og og skattegæld dermed kom den tidligere iværksætterydelse reelt til at virke som en usund statsstøtte

halvfemserne peger på at man skal være meget forsigtig med at etablere generelle ordninger der sikrer offentlig forsørgelse i længere tid til de ledige

derfor kan regeringen heller ikke støtte det forslag som alternativet har

beslutningsforslaget om oprettelse af

til konkret at etablere to internationale iværksætterhuse med plads til to hundrede iværksættere hver og tilhørende rådgivning og sparring fra iværksættereksperter dertil foreslås at der skal udloddes hundrede internationale arbejds og rejselegater om året til særlig lovende unge danske iværksættertalenter endvidere foreslås det at der udloves hundrede arbejds og

om året til særlig lovende internationale iværksættere som dertil også vil modtage en startkapital på tohundrede og

overordnet set mener jeg at intentionerne bag forslaget på mange måder kan være fornuftige men man bliver jo også nødt til at tage i betragtning

synes jeg nogen form for finansiering

forslaget den her regering lægger jo afgørende vægt på at der skal være sammenhæng

samtidig har forslagene fra alternativet et betydeligt overlap med eksisterende private og offentlige initiativer private iværksættermiljøer i danmark er

kraftig opblomstring og det er jo enormt glædeligt vi ser i de her år at mange forskellige private aktører udbyder egnede kontorfællesskaber til både danske og internationale iværksættere nogle steder også med forskellige muligheder for sparring tilknyttet

det svært at se behovet for at staten skal oprette internationale iværksætterhuse der jo vil konkurrere med de private tilbud i forhold til rejselegater til danske iværksættere er det rigtigt at vi har brug for internationalt orienterede iværksættere der tænker globalt fra begyndelsen vi har imidlertid allerede i dag forskellige programmer der skal hjælpe danske iværksættere ud i verden for nylig var jeg selv med til at lancere netværket denmark bridge der blandt andet skal hjælpe danske iværksættere med at få adgang til netværk i silicon valley hvor de så forhåbentlig kan blive i stand til

tiltrække ny viden og for den sags skyld også kapital derudover findes et program som erasmus for unge iværksættere hvor man som dansk iværksætter kan komme ud og lære af en anden europæisk iværksætter der er således mulighed for at de mest ambitiøse iværksættere kan skaffe sig den fornødne viden og erfaring til at starte virksomhed herudover vil udlodning af hundrede arbejds og rejselegater om året også medføre en vil jeg sige noget betydelig bureaukratisk

ser vi på tiltrækningen af udenlandske iværksættere er tanken på mange måder sådan set også spændende men der eksisterer allerede i dag en pilotordning der hedder start up denmark der skal tiltrække udenlandske iværksættere en eventuel øget indsats synes jeg bør afvente evalueringen af den eksisterende pilotordning der kører cirka halvandet år endnu på den baggrund mener regeringen ikke

er grundlag for at arbejde videre med etablering af iværksætterhuse arbejds og rejselegater samt flere

ikke støtte de to fremsatte beslutningsforslag men jeg vil også gerne her i forbindelse med behandlingen af de to beslutningsforslag meget klart signalere at hele spørgsmålet om iværksætteri er afgørende for danmark og derfor kvitterer jeg også for at debatten er rejst

tidligere har nævnt

det er min intention at vi i efteråret fra regeringens side præsenterer nye og målrettede forslag der kan være med til at styrke vores iværksætterkultur i danmark

ikke mindst i forhold til at sikre at de iværksættere der starter op bliver i stand til at skalere deres virksomhed op

der synes jeg i forhold til de mange globale muligheder der er i en digital verden at det er et meget meget vigtigt tema

vil jeg sige at vi ikke kan støtte de forslag der ligger men det er såmænd ikke udtryk for at debatten

til hele den her store pakke som det her er en lille del af var

iværksætterordningen for ledige som jo rigtigt nok

en videreudvikling hvor man har taget de gode erfaringer fra norge

sverige fra tyskland og så videre og puttet

selve iværksætterydelsen så er ministeren ikke enig i

for at være diplomatisk er

i forhold til den tidligere model men jeg mener stadig

at det som alternativet lægger frem her vil vil være det som

i forbindelse med deltagelsen i i vores nordiske ministerrådsmøde holdt et oplæg om hvad man havde

initiativer i norge ikke mindst det der hedder innovasjon norge jeg er meget optaget af nogle af de synes jeg spændende tanker man fra norsk side har gennemført og jeg er af den opfattelse at der bestemt er grund til at

lytte til hvad der sker ikke mindst i danmarks nærområde og derfor kommer jeg også til i det udspil jeg kommer

slags

i iværksætteriets positive betydning

nu og i fremtiden og for alle de entreprenante

der går rundt derude inden

vil jeg bare gerne understrege nogle ting socialdemokraterne har jo i den grad bidraget til at forbedre iværksætternes rammer og vilkår og vi ønsker netop at

skabe de rigtige forudsætninger for et sundt og bæredygtigt iværksættermiljø kort tid før sidste folketingsvalg fremlagde den tidligere regering et udspil der skulle forbedre vilkårene for iværksættere

andet sikres at iværksætternes lånemuligheder blev forbedret ligesom der også

gode muligheder for at starte egen virksomhed med

fortjener oprettelsen af iværksætterselskaberne i to tusind og tretten i øvrigt også en bemærkning for iværksætterselskaberne er blandt andet kendetegnet ved at kapitalkravet ved oprettelsen kun er en kroner så det

der viser at den tidligere regering gjorde rigtig meget for iværksætternes rammer og vilkår

rapport doing business to tusind og femten slog fast at danmark faktisk er det land i europa

og det er derfor det er så vigtig en debat at tage tværtimod skal vi

gode resultater som et springbræt til fortsat at gøre rammerne for iværksætteri endnu bedre

den brede opbakning til iværksætterdagsordenen jo også et godt udgangspunkt for en fremtidig konstruktiv debat lige præcis på det her område i forhold til de to fremsatte

der dog nogle knaster der er for problematiske til at socialdemokraterne socialdemokraterne støtter

så henvises der til dagpenge og jeg vil bare sige at generelt bryder jeg mig altså ikke om at

sidestilles med folk der er på dagpenge iværksætteri er noget der udspringer af at man virkelig har lyst

ud over at det ikke kan dokumenteres vil jeg mene at en to årig ydelse ikke er løsningen på det her problem mulighederne for at gå konkurs er som bekendt også til stede efter to år faktisk er det sådan at det

i starten så vil jeg også understrege en af de ting som jeg tror

netop kuldsejler for en del det er at man er så enormt bange for at begå fejl og her vil

det er okay at begå fejl det er også okay at man kommer den danske kultur som er båret af skyld og skam til livs og måske i højere grad støtter op om nogle ting

også at det skal være målrettet personer med bæredygtige ideer det er super sympatisk men jeg vil gerne indvende at hvis man har en bæredygtig forretningsidé

også formodes at markedet vil honorere det

ydelsen jo overflødig fordi den adresserer et behov der måske allerede dækkes

i forhold til oprettelsen af et internationalt iværksætterprogram

efter socialdemokraternes mening grundlæggende

jeg synes også at man selvfølgelig i højere grad skulle

tænke born global fordi det er det som er fremtiden men der er dog grund til alligevel at stille sig tvivlende over for

løsninger i beslutningsforslaget er den rigtige medicin

ikke sikker på at det er et columbusæg at oprette et nyt iværksætterhus i forhold til at tiltrække internationale iværksættere der findes for det første en del af disse i forvejen ministeren nævnte

tror jeg ikke at de fysiske rammer er en afgørende faktor i den her udfordring som er

hvorvidt det er finansieret eller ej jeg vil bare sige at jeg forholder mig til beslutningsforslagets ordlyd og der står intet om finansiering men det er ikke derfor

udgangspunktet alene ikke kan støtte det det er som sagt også

de øvrige nævnte årsager der er rigtig positive intentioner i de to beslutningsforslag og socialdemokraterne mener at der er brug for at fortsætte den gode indsats for at fremme iværksætteri og entreprenørskab ingen tvivl om

af alle de grunde jeg nu har været inde på støtter vi altså ikke

ordføreren ikke enig i at der kan være folk der i dag er på dagpenge og søger jobs og søger jobs som ved hjælp af eksempelvis den her ordning

som som ordføreren deler at netop kunne hjælpe folk i gang med at skabe fremtidens jobs i stedet for at holde dem fast i et system hvor de søger jobs der måske ikke er

i arbejdsløshed fordi man fjerner en statsstøtteordning

hvis det er sådan at man kan drive en virksomhed og gøre det på de markedsvilkår der er

jeg vil gerne betone igen at lysten til at være iværksætter skal være til stede

også kunne have betydning for folk der vil starte virksomhed i danmark

erfaringerne med det var langt langt

til den forkerte side det var simpelt hen konkurrenceforvridende over for rigtig mange entreprenører som gav sig i kast med at drive egen virksomhed

var også mange virksomheder som som agerede på et kommercielt marked

i købet fik statsfinansieret tilskud til det det er ikke

hvis vi ønsker mere iværksætteri i danmark vi

finansieringsmuligheder der er til rådighed i danmark men decideret

er det vigtigste og principielle er at dem der har

motivationen og ikke mindst den allerbedste

have viljen til gå i gang med at

få succes med at være iværksætter i danmark danmark er faktisk

gøre forretning i og derfor har danmark også utrolig meget

i udvalget at arbejde på at se

være iværksætter i danmark men decideret

en indkomst på den her måde som

alternativet foreslår er ikke noget vi vil så synes vi i øvrigt også når vi kigger på finansieringen af

med luftsteg og vindfrikadeller det er ikke noget som vi

ret synligt kan bevise har en

bæredygtig finansiering fra de statslige kasser man siger fra alternativets side at det at det er fuldt finansieret men jeg

jo indirekte finansieret men hvis man kommer fra

er det ikke finansieret så jeg køber altså ikke argumentet om at det her forslag

med hensyn til de to iværksætterhuse

altså ikke ved eksempelvis at bruge fire og fyrre million kroner om året på at implementere de her to iværksætterhuse hvoraf de femten million

at ansætte folk og købe lokaler og og så videre

til de her to iværksætterhuse det er ikke den rigtige

vej at gå jeg synes også at selve beslutningsforslaget er meget detaljeret

hvordan pengene skal bruges vi er helt nede i titusindekronersklassen

hvordan pengene skal bruges men jeg synes ikke at vi her fra folketingets

vi vil meget gerne være med til at diskutere mere iværksætteri i danmark vi har

der er altså sat tyve million kroner af til det som en øget indsats så jeg synes vi er godt på vej

er jo

til at vi får en sanering af

kan få offentlig støtte ikke fordi jeg ønsker at der skal være færre støttekroner til erhvervsudvikling i danmark men fordi jeg gerne vil have at det skal være mere gennemsigtigt transparent så der er færre steder

dansk erhvervsudvikling så det anerkender vi selvfølgelig men

ikke er den rigtige vej at gå hvis man kommer til yderligere udgifter i stedet for at holde sig

et nyt sted med nogle andre konsulenter som så skal sidde for to gange syv million kroner om året og og gøre sig til smagsdommere over hvilke aktiviteter

en iværksætter nogle har mange år på bagen

undervejs og derfor er det selvfølgelig væsentligt at

et stærkt fokus på iværksætteri for det er og bliver forudsætningen for vækst og velstand at vi har virksomheder der etableres vokser og skaber værdi

og arbejdspladser og bidrager til velstanden i danmark så det er et afgørende

som andre har sagt klarer vi os egentlig ganske fint i forskellige undersøgelser

og det er jo altid positivt at vi gør det godt men som

kan man altid gøre det lidt bedre og hvis man kigger på eksempelvis de største selskaber vi har på fondsbørsen i dag

præget af mange nye navne det er ofte virksomheder med rigtig rigtig mange år på bagen det er der bestemt ikke noget problem i men det ville være rart at

relativt nystartede virksomheder

kalder vækstiværksættere og det er måske en af de største udfordringer vi har i danmark vi er egentlig okay med i forhold til antallet af iværksættere

er det et tema som vi i regeringen

venstre er meget optaget af og der er annonceret

understrege hvad der står i regeringsgrundlaget

regeringen også agter at lave en reform af vores erhvervsfremmesystem for det er jo også et centralt element i hele setuppet omkring iværksætteri i forhold til

de to konkrete forslag er der måske ikke grund til at gentage meget

forslaget om en to årig iværksætterydelse

ydelse vil betyde at en virksomhed vil blive etableret og drevet med offentlige kroner i ryggen mens

en ellers veldrevet virksomhed

ikke meget vækst og beskæftigelse ved

bare at skifte eksisterende virksomheder ud med nye så derfor er det ikke

en model og en ordning vi kan støtte fra venstres side i

er tale om meget gode intentioner

også er attraktivt for udenlandske iværksættere at etablere

erhvervs og vækstministeren redegjorde for at der

allerede er en række ordninger der understøtter det noget af det har ikke ret lang tid på bagen og der er en evaluering undervejs

det giver god mening at få de ting evalueret

op på den rigtige måde så vi understøtter de intentioner

der er nødvendige for at styrke iværksætteriet

sådan en ydelse som blev afskaffet i slutningen af nitten halvfemserne men en iværksætterydelse kan give tryghed for at man kan have en indkomst til at betale huslejen til at få mad på bordet i de svære måneder som der er

hvis der er den øgede sikkerhed jamen så vil det kunne

få flere mennesker til at springe ud og starte en virksomhed op og det synes vi faktisk er rigtig positivt erfaringerne tilbage fra

den gamle ordning er jo blandede

mange der startede op og det var langtfra alle der blev en succes noget som vi generelt ser når der er opstart af nye virksomheder

en iværksætterydelse også kobles til et tilbud om en rigtig god rådgivning

en relevant diskussion i forhold til at se om der mangler nogle kompetencer

i a kasser eller eller på jobcentrene i forhold til at støtte op om om mennesker som for eksempel er på dagpenge men som måske går rundt

en drøm om at at

kunne være selvstændige eller som kunne have lyst til at starte en virksomhed op der mangler også nogle ting i i forslaget her

forholde sig mere til hvordan en person på en

vi ved det ikke rigtigt forslaget medtænker ikke alternative finansieringskilder

det ligger måske også uden for det her forslags rammer kan man sige men det hvert fald noget som

vi får stillet de rigtige finansieringskilder til rådighed for den ledige iværksætter iværksætter for eksempel i i form af fondsmidler eller andet men det er

en anden sammenhæng så er jeg også lidt i tvivl om hvad

skal det være forretningsideerne der er bæredygtige eller er det bæredygtighed i mere økonomisk forstand eller er det

er det den sociale og miljømæssige bæredygtighed handler det for eksempel om om at der skal stilles krav om overenskomstmæssige forhold det er jo noget

vi for eksempel i enhedslisten synes er meget vigtigt vi

skabe en masse nye ubervirksomheder og den slags

der sker hvis projektet så mislykkes kan den ledige så falde tilbage på dagpenge

hvis man nu har brugt sin tid mens man er ledig på at starte en virksomhed op så har man jo ikke kunnet bruge den samme tid på for

hvis man ellers er berettiget til det hvilket man kun er hvis man for eksempel ikke har mere end titusind kroner i formue så kort sagt rejser

være med til at diskutere og få besvaret i det videre udvalgsarbejde men vi er som udgangspunkt rigtig positive over for

bestemt heller ikke afvisende over for ideen om internationale iværksætterhuse først og fremmest er vi glade for at alternativet tydeliggør at

tale om iværksætteri som tager højde for sociale og miljømæssige forhold

i hvert fald er er vigtigt og når vi taler om forskellige former for støtteordninger så er det altid afgørende for enhedslisten at der er sociale og miljømæssige dimensioner vi vil gerne vil gerne kvittere for at

også indgår som en del af det her forslag vi synes

superpositivt hvis vi kan skabe rammer

jobs og udvikling i danmark

der er fire og fyrre million kr som der skal findes finansiering til

derfor er det vigtigt i en periode hvor

mange nedskæringer på dagsordenen hvis det står til

til blå blok at finde finansieringen til det her så ved vi godt hvor

de steder den normalt kommer fra fra de syge de handicappede de arbejdsløse og de fattige i den tredje verden

gerne vil se på hvordan vi støtte det men vi vil også gerne altid se på hvor

tager pengene nogle steder fra som vi mener

helt afgørende for enhedslisten er det også

jeg tror nok jeg ved hvad jeg ville vælge og det

vælge at lave flere og flere danske statsobligationer

det her forslag ud fra den betragtning

som den tidligere regering indførte også med støtte fra dansk folkeparti de koster tre milliard kroner alene i to tusind og seksten topskattelettelserne som blev gennemført

koster alene to milliard kroner her i

i forhold til hvad der skal ske

er det også vores holdning i enhedslisten at der i forbindelse med det her skal ske

hvorvidt forretningsideen så at sige

som der skal gives til de her mennesker som som ønsker at starte virksomhed op så en

alternativet som har det overordnede tema at

øge iværksætteriet i danmark

det er jo en rigtig vigtig dagsorden

foreslår for eksempel en to årig iværksætterydelse hvor man kan

af dagpengene som flere har nævnt

uden nogen succes man må også sige at det

de penge der skal udbetales til den her

skal jo komme et sted fra de skal opkræves hos nogle

beskæftigelsen så det er ikke noget der vil øge iværksætteriet

være konkurrenceforvridende i forhold til de iværksættere som ikke vil være på den her ydelse der er intet iværksætteri i det så er der ideen om at oprette et internationalt iværksætterprogram med to tilhørende iværksætterhuse

foranstaltninger allerede

der er væksthuse og så videre

skaber men det findes i hvert fald i forvejen så er der en idé om at man skal tilbyde hundrede rejselegater til danske iværksættere

jeg synes legater er en fin ting men det er ikke noget som det offentlige skal finansiere det er fint når private tager sådan nogle initiativer

at være iværksætter med nogle legater men det er ikke noget andre skatteborgere skal finansiere

så er der den idé som jeg

er den mest underlige af de her ideer og det er at man vil give hundrede arbejds og opholdstilladelser til internationale iværksættere og de vil så modtage en startkapital på tohundrede og halvtredstusind kr når de kommer til danmark

ud over at jeg synes det er underligt at der skal sidde nogle mennesker og vurdere hvem

provokerende altså tanken er næsten provokerende

skatteborgere herunder også iværksættere skulle være med til at finansiere at der kom udenlandske iværksættere til danmark og at de fik startkapital når man tænker på hvor svært det er for danske iværksættere at få startkapital

danmark mere end velkomne vi har sagt

skal være meget velkomne men når de kommer

startkapital med selv det er ikke noget som vi skal finansiere for dem

rose alternativet for at sætte debatten på dagsordenen

iværksættere i danmark for selvstændige i danmark at folk springer ud i det

som tit bliver nævnt ligger vi i to tusind og seksten på en tredjeplads men det gælder jo det at drive forretning i danmark generelt hvis man

ligger vi på en niogtyvende plads i danmark så danmark er ikke et specielt attraktivt sted at starte sin forretning og hvad er så det

for vores forslag er at vi faktisk har taget udgangspunkt i hvad man

betyder noget for iværksætteri

små ordninger som kan lyde interessante det er helt overordnet set rammebetingelserne vi har for

alle danskere har et fradrag hvis de starter virksomhed

og man sælger den på et tidspunkt så har man et fradrag på ti million

hvis man sælger sin virksomhed

begrænset mulighed for at fremføre

underskud som er oparbejdet i tidligere år og det det er en hindring

rammerne bedre for medarbejderaktier

det kan være svært for nye virksomheder at tiltrække ansatte fordi de har svært ved at betale en høj løn og dermed er

på nogle fordelagtige vilkår det var et konkret forslag som vi tog med i finanslovsforhandlingerne og rent faktisk også fik gennemført så har vi en fuldstændig afskaffelse af iværksætterskatten som ikke

er blevet afskaffet fuldstændig det er stadig væk sådan at

som er aktionær i en anden virksomhed

har under ti procent af aktiebeholdningen beskattes hårdere end hvis

havde en aktiebeholdning på over ti procent i virksomheden hvor der ingen beskatning

nok er den største hindring for iværksætteri

synes vi både at aktiebeskatningen skal sænkes men også at selskabsskatten skal sænkes det betyder et større overskud til virksomhederne og de overskud

bliver investeret i andre virksomheder så har vi vores forslag om ingen skat af de

syv tusind kroner venstrefløjen går jo meget op i

når man dykker ned i de analyser der bliver lavet af

der bliver betegnet som fattige viser det sig at den tredjestørste enkeltgruppe i gruppen af fattige faktisk er selvstændige og det synes jeg

altså at vi har et skattesystem i danmark der gør at mange mennesker har højere indkomster på overførsel end når

starter egen virksomhed så selvfølgelig

sig selv det var nogle af

vil betyde at det bureaukrati

når man skal i kontakt med en myndighed når man starter ny virksomhed

vi kan ikke støtte det her forslag selv om vi synes det er godt at iværksætteri bliver sat på

forslag som vil gøre danmark til en

stramme definitioner at iværksætter

ret meget bureaukrati og rigtig mange tilbud derude jeg har selv arbejdet på et iværksætterkontor så jeg tror egentlig at hvis vi puljede og sanerede nogle af de her ordninger som der

dem har man så en tendens til at fokusere på og tro at det er derfor

se på de helt overordnede rammevilkår for eksempel skattetrykket og andre ting som er i de lande vi vil meget gerne sanere forskellige støtteordninger men vi vil også gerne afskaffe mange af dem og bruge provenuet på

iværksætterpolitik er baseret på forskning og viden jeg kan så sige at det iværksætterforslag vi

hvor der er gode erfaringer med hvordan det bliver

ved ikke om om ordføreren er bekendt med de tiltag man har lavet i eksempelvis chile hvor man netop har lavet internationale iværksætterprogrammer for

dygtige iværksættere som så går sammen i netværk med nationale

iværksættere og skaber nogle gode virksomheder som

har det her globale udsyn som er så afgørende

er de helt overordnede rammevilkår og når de overordnede rammevilkår er på plads og det er de i højere grad i de lande end de er i danmark så er det det vi skal fokusere på i danmark det er der hvor vi får mest

for the buck i forhold til iværksætteri det er at fokusere på det og ikke på alle de her ordninger som man kan finde i alle lande det er ikke derfor der er bedre iværksætteri i andre lande altså fordi man har alle mulige særordninger det er fordi man har nogle

rammevilkår for iværksætteri jeg kan jo nævne

ligger vores naboland sverige nummer otte england nummer seks norge nummer ni finland nummer ti og tyskland nummer femtende så når vi alle sammen taler om at det er så nemt

starte forretning og det skyldes først og fremmest at rammevilkårene for det ikke er gode nok

hvor jeg blandt andet diskuterede dem med dansk iværksætterforening blandt andet forslaget om den her to årige iværksætterydelse

det her ikke er vejen frem iværksættere skal ikke være på overførsel vi skal have gode rammevilkår iværksættere ønsker ikke at være på overførsel det er mod hele

mulighed for at lave et iværksætterselskab og så har vi

er det vigtigt at man vælger de rigtige tiltag når man gerne vil understøtte iværksætteri der vil jeg sige at de to forslag der kommer fra alternativet i dag

sympatiske jeg forstår godt intentionen bag dem men

bekymringer og så har vi nok også nogle andre prioriteringer

ganske let at blive iværksætter i danmark det er et af de bedste steder i verden at starte virksomhed det er nemt det er ubureaukratisk

kapital ind i det og få det til at vokse det

det der er den store udfordring for

og så er det selvfølgelig overhovedet

igennem sin skolegang og sit liv får mødt iværksættere og tænker at man kan blive iværksætter

vi vil nok prioritere at bruge pengene et andet sted end det

tidspunkt i deres liv og få det tilbage senere

fra radikal side foreslået at lave et

både små og store investorer kan

et skattefradrag for at investere den vej rundt vi er også optaget af den anden del af det som alternativet foreslår

at tiltrække internationale talenter til danmark der vil jeg lige minde om at vi sådan set allerede har det der hedder start up denmark som skal gøre det let for iværksættere at komme hertil og få visum og andre ting

radikale foreslået at oprette det vi kalder investeringskomité danmark som skal medfinansiere de acceleratorprogrammer der allerede findes

i danmark i dag og i stedet for at staten går ud og laver nogle huse hvor der bare er internationale iværksættere

vil vi meget hellere have det blandet med de danske iværksættermiljøer og støtte op under de miljøer der allerede eksisterer derfor

går ud og medfinansierer de eksisterende acceleratorprogrammer på danske styrkeområder det er sådan noget som grøn teknologi som jo altid har været et hjertebarn for radikale

og så skal vi sørge for at de her programmer

og tiltrække de store talenter til danmark derudover har vi

foreslået at kunne lave mentorprogrammer

og vi har i forskningsforhandlingerne sat penge af til fonden for entreprenørskab der kan sikre at der kommer iværksætteri på skoleskemaet

vi prioriterer at bruge pengene vi har desværre ikke de penge på vores finanslov som

så har sat af på de projekter jeg her har skitseret så vi kan ikke støtte

at ordførerens partikollega beskæftigelsesborgmesteren i københavn netop har været ude at tale for kunne

måske prøvede at lave nogle pilotordninger omkring det her så vi netop fik nogle erfaringer på et nyt grundlag og ikke fra en eller anden gammel ordning som var stykket sammen på en anden måde men at vi prøvede at lave en ny sammensætning af sådan en ordning som flere a kasser

går over på overførselsindkomst det mener vi

mennesker som normalt ikke ville være i arbejde til at komme fra overførselsindkomst til iværksætteri men problemet med alternativets

risikerer at rigtig mange der i dag er iværksættere og er

er på overførselsindkomst eller dagpenge

det med at være iværksætter er noget man lige gør det er enormt svært og kræver hele liv blod sved og tårer og derfor

skal det være i beskæftigelsesministeriet og er det iværksætteri

er rigtig godt at vi diskuterer iværksætteri

iværksætterkontor hvor vi faktisk prøvede

færdige med noget af det som de lavede phd i eller eller skrev opgave om så det

mest har brug for så jeg kunne godt tænke mig at

også kiggede på om vi kunne rydde lidt op

mange tilbud til iværksættere der er ivækst

og der er iværksætterhjælp i i væksthusene så

i højere grad handler om om

sanere det her det betyder ikke at der skal være mindre hjælp eller færre økonomiske muligheder for

steder men jeg synes at forslaget

men men vi vil støtte forslaget vi synes at intentionen er

relativt nemt at starte virksomhed i danmark det der er svært er

men mange bliver også klogere af at have prøvet og så rejser og prøver igen og det er

der er kulturen jo i hvert fald i usa hvor skatteudvalget var på

reduceret dagpenge indsats jo være et sikkerhedsnet det

vi skal passe på med at fedte staten for meget ind i den del af det der er business

derude der er inkubatorprogrammer og

er kapital og så videre og der må også være en vis grad af markedselement i det

om ideerne er så gode at de kan tiltrække kapital men det overhovedet at komme i gang sådan var det også med min egen

i gang på en dagpengesats og selv om du faktisk er aktivt jobsøgende

søger job samtidig med at du i din fritid

lige pludselig sidde i en økonomisk systemisk kattepine

skal straffes økonomisk fordi du har prøvet og faktisk også har overholdt dine forpligtelser i forhold til at være jobsøgende inden for det eksisterende system

til finansiering jeg tror at det her kunne være selvfinansierende som man siger på kort sigt

til umiddelbar finansiering for eksempel

om den overhovedet skal fortsætte men hvis den skal skal den strammes op den bliver brugt i øst og vest og tit til nogle ret højtlønnede stillinger inden for vores medicovirksomheder

klimamæssige udfordringer man får

er jo fantastisk hvis der er nogle der kan tjene penge på at løse konkrete samfundsudfordringer jeg ved ikke om man skal

vi måske forskellige holdninger til hvad bæredygtighed er

enig i der er rigtig rigtig mange ordninger og

ville være interesseret i at få et overblik over det hvad er der af offentlige støttekroner og tilbud modarbejder nogle af dem faktisk hinanden fordi det mere

lige arbejder med af støtteforanstaltninger

er rigtig mange iværksætterhuse i dag men de er vokset nedefra og op

sætte sig sammen på så den del af

rådgivning som som skal til

finansierede iværksætterhuse men mere

blive tilknyttet den rådgivning som vi gerne

til nogle af de ting der ligger i det andet forslag men vi vil hellere

bruge pengene på at understøtte nogle af de miljøer der allerede

i det danske samfund det er jo nødvendigt fordi væksten er i sneglefart

overlevende iværksættere

det er relativt økonomisk billigt at starte virksomhed men vi kan se at raten for overlevelse

særlig høj i danmark i forhold til at skabe arbejdspladser og vækst

halvfemserne og jeg var selv på det tidspunkt ansat som økonom i arbejdsløshedskassen for selvstændige ase

mange af de virksomheder som var på iværksætterydelse

overlevede de skubbede ligesom effekten

var der noget konkurrenceforvridende i at man fik iværksætterydelse

man så etablerede en forretning lige ved siden af en forretning som ikke

man selv havde det i blodet i sit dna at man ville starte sin egen virksomhed med blod sved og tårer

de virksomheder som blev etableret fordi man gik på iværksætterydelse meget ringe meget ringe

man ikke skal se fordomsfrit på hvordan man får

det ville være win win for det danske samfund

at få flyttet folk væk fra at være på passiv forsørgelse på den ene

leve af den og måske også få nogle ansatte og kan udvikle sig men den del af det tror vi altså ikke på så er der

tre og tredive omkring internationale iværksætterhuse og stipendiater og så videre

i det danske samfund på det område så synes jeg heller ikke

til at være offentligt ansatte eller funktionærer men får lyst til at starte egen virksomhed hvis man gik ind i en skoleklasse i dag eksempelvis en af mine døtres skoleklasser og spurgte dem

har lyst til at starte egen virksomhed

der ville over to tredjedele af mine klassekammerater givetvis

starte egen virksomhed mens man i danmark oplever det stik modsatte så det

om mentaliteten helt tilbage i skolen at man har lyst til at påtage sig det ansvar selv at ville etablere en virksomhed og selv at have lyst til at udvikle den og have den drøm at kunne gøre det så det første

uddannet folk der tager ansvar selv og iværksættere i skolen

den allerstørste udfordring man har som iværksætter i dag

svarer til den model man har i sverige vi foreslog under sidste års finanslovsforhandlinger

så de får den nødvendige saltvandsindsprøjtning

til kapital som kan være med til at booste

sikre fundamentet under dem

iværksættere og også bedre rådgivning på flere forskellige niveauer så hvor nødig jeg

kan det konservative folkeparti ikke stemme for de her to forslag vi vil dog

for at tage temaet op og også for hele

at oprette et internationalt iværksætterprogram forslagene er en del af vores iværksætterpakke et

som har til formål at løfte iværksætteriet til nye højder

er vores ambition at det enogtyvende århundrede skal være iværksætternes århundrede og her tror vi faktisk på at de to forslag der

i dag kan spille en rigtig vigtig

glad for de pæne ord der er kommet fra alle ordførerne og også den lange liste af rigtig gode ideer som flere

har listet op og som jo netop peger på at

og jeg glæder mig så til at vi

også får endnu flere forslag på bordet så vi sammen kan gøre noget ved at få løftet iværksætteriet rigtig højt op for

det en mærkesag at danmark skal have en stærkere og endnu mere samfundsnyttig iværksætterkultur de små og mellemstore og virksomheder er jo nogle af dem som beskæftiger flest mennesker i danmark så dem vil vi gerne have

vi hylder de progressive pionerer og de værdibaserede fællesskaber der besidder fantasi og modet til at udfordre det eksisterende for at skabe en positiv forandring men det skal være lettere

i værk lettere at gøre en forskel for fremtidens danmark skal være et langt mere entreprenant driftigt og kreativt samfund end det er i dag og derfor vil vi arbejde på at ændre nogle af de fastlåste strukturer som forhindrer mange spirende

i at blomstre så flere kan gå fra

det er kun sådan vi tror på at danmark kan blive det bedste land ikke bare i verden men det bedste land for verden det er kun sådan at vi kan finde løsninger på de akutte udfordringer vi står over

eksempel forsvinder flere traditionelle arbejdspladser

og klimakrisen kræver helt nye svar fordi den tvinger os til at ændre måden vi producerer transporterer og organiserer os på i forhold til de konkrete forslag

ønsker vi med det første forslag at indføre en iværksætterydelse til ledige på dagpenge som har en spirende iværksætter i maven i stedet for at underlægge dagpengemodtagere hæmmende kontrol og rigide regler

møde flere med tillid og med rammer der giver mulighed for at forfølge drømme om at være selvstændige i danmark har vi et arbejdsmarked og et socialt sikkerhedsnet der nemt vil kunne være med til at understøtte en endnu mere dynamisk iværksætterkultur men desværre virker det i stedet ofte som om

mange ledige i dag i at springe ud som iværksættere på grund af rigide regler om at de skal stå til rådighed

men det ændrer ikke ved at det offentlige har potentialer til at hjælpe folk fra offentlig forsørgelse til en tilværelse som selvstændige hvis vi forstår at bruge vores ressourcer meget bedre og derfor foreslår vi så at de ledige skal kunne komme på den her to årige iværksætterydelse

men det der er vigtigt at gøre når man ser på erfaringer

også at se på erfaringer fra andre steder i verden og specielt den måde som det her

de støttefunktioner der også ligger i

i stedet for kun at se på dårlige erfaringer fra danmark

i a kasserne til at hjælpe folk det kan godt være at der også gør det men men jeg tror i i allerhøjeste grad at der mangler nogle regler der gør det muligt for folk som

sætter vi jo barrierer op for folk der gerne vil

interessant at københavns beskæftigelseborgmester har været ude med en række a kasser og sige at det vil være fornuftigt at se på hvordan

kan bruge vores dagpengesystem

så ja jeg tror også at man skal se på a kasserne og om der kan være noget dér men jeg synes det vigtige i

at vi tager det alvorligt som iværksætteri det

internationale iværksættere fra hele verden og det er inspireret af

man stiller særlig gunstige vilkår til rådighed for internationale iværksættere

tilbyde de her arbejdspladser hvor man samler de internationale

jo ikke bare skabe endnu et iværksætterhus for vi er fuldt ud klar over at der er gode og fantastiske iværksætterhuse og kontorfællesskaber og alt muligt andet der fungerer rigtig godt

de skabt nedefra og de kan en masse ting men det vi vil opnå med at lave nogle specifikke huse hvor man samler iværksætterne

er at skabe nogle netværk for der sker altså noget når man sidder sammen med andre iværksættere og arbejder på ideer

netop derfor at mange af de huse vi allerede har er velfungerende det er de netværk man skaber og her vil vi så sætte et fokus

vi ønsker virkelig det her iværksætteri og jeg er rigtig glad for den debat der har været i dag

kommet med gode ideer og derfor glæder vi os også

vi håber stadig væk at vi kan få skubbet lidt på noget

skal være enige om at de socialøkonomiske virksomheder leverer en vigtig og samfundsgavnlig indsats hver eneste dag de er med til at skabe innovative løsninger

uddannelse skaber de også meningsfuld hverdag for nogle af de mennesker som

enden måde måske har det svært eller er udsat for nylig var jeg i aarhus for at besøge den registrerede socialøkonomiske virksomhed der hedder huset venture som beskæftiger sig med udsatte mennesker her mødte jeg en lang række ildsjæle som arbejder for at skabe en bedre og mere meningsfuld hverdag for deres ansatte jeg kunne også ved selvsyn konstatere hvordan de gennem arbejde og uddannelse

til at skabe gode rammer i en ellers usikker hverdag hjælper mange borgere videre i deres tilværelse og også videre til et lønnet job

fortsat med at være på overførselsindkomst huset venture løfter en opgave der er vigtig for samfundet men opererer på markedsvilkår som alle andre virksomheder de arbejder blot efter socialøkonomiske kriterier jeg lægger stor vægt på at vi har en velfungerende socialøkonomisk sektor og også dynamiske virksomheder inden for feltet

jeg også udpeget dette område som et af fokusområderne for dialogforum for samfundsansvar og vækst som jeg lancerede i februar måned

formand jo er udpeget og det er dan boyter som har lang erfaring med socialøkonomiske virksomheder blandt andet gennem sin tid hos pressalit dialogforums virke står på skuldrene af en tidligere indsats nemlig rådet for socialøkonomiske virksomheder

forslag til hvordan man kunne styrke og fremme socialøkonomien derfor har jeg faktisk også inviteret flere af det

medlemmer til at deltage i dialogforum og det er mit håb og også tro at dialogforum

med til at understøtte virksomhederne i at tage samfundsansvar og støtte de socialøkonomiske virksomheders arbejde med at skabe vækst på en måde der skaber størst mulig værdi for den enkelte virksomhed men også for samfundet dialogforum skal blandt andet udvikle og formidle viden om tendenser inden for samfundsansvar og socialøkonomiske virksomheder og medvirke til at etablere partnerskaber på området ud over dialogforums arbejde for at fremme socialøkonomi er det vigtigt at sige at erhvervsstyrelsen fortsat er indgangen for information og vejledning af blandt andet offentlige aktører

og registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder

derfor er det også min vurdering at regeringens indsats for at fremme socialøkonomien fremadrettet i regi af dialogforum og erhvervsstyrelsen ligger på et helt fornuftigt leje indsatsen i dag støtter udviklingen af området

blandt andet videndeling fremme af virksomhedernes engagement og socialøkonomiske partnerskaber dertil kommer at dialogforum nu også får en direkte politisk mulighed ved at komme med indspil til den politiske dagsorden og ikke mindst

det er vigtigt for mig at vi fremmer den dagsorden gennem tiltag der er håndgribelige og har en direkte og mærkbar effekt for virksomhederne og ikke gennem øget bureaukrati det er i min optik håndgribeligt og mærkbart

forslaget i dag tager sigte på jeg må derudover notere mig at den finansiering som alternativet anviser ved at foreslå at hæve fradragsgrænsen for registreringsafgiften for benzin og dieselbiler for mig ikke umiddelbart er

det er en prioriteret opgave og ikke mindst

en prioriteret opgave for folketinget at have drøftelser om de socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske sektor er jeg

det som er baggrunden for

men det betyder ikke at man ikke kan gøre en indsats og det vil jeg også

socialøkonomiske virksomheder jeg tror at meget mere kan gøres og jeg mener også at det

i den forbindelse kan jeg nævne at jeg allerede i min tid som minister har besøgt indtil flere socialøkonomiske virksomheder og at jeg også tidligere før jeg blev minister har været optaget af dette felt derfor er der jo grund til at

fremme de socialøkonomiske virksomheder men også sikrer at der ikke mindst bliver skabt mere viden og vejledning om hvordan man kan blive en socialøkonomisk virksomhed hvis man måtte have lyst til det

men er enig i diskussionen og ikke mindst debatten om hvordan vi kan holde politisk fokus på at fremme

enkelt

dialogforum som der jo er skabt kontra det som

den konkrete rådgivning til den enkelte som ønsker at starte op

lidt om hvor ministeren tænker man så kunne arbejde med det

også været vigtigt for mig at nogle af de medlemmer fik mulighed for at

ja til at være med i dialogforum

jeg synes nu også at man

løbe videre og så kommer vi jo højst sandsynligt til at diskutere om der ikke kan tages initiativer som kan være med til at understøtte det

at få en mere direkte dialog med dialogforum om hvor de ser

for indsatser som måske ikke nødvendigvis

måske ikke kendt kommunerne imellem

nogle af de udfordringer vi generelt ser i danmark

også kommuner der gør det rigtig rigtig godt og hvor et samspil

og erhvervslivet kunne være meget meget nyttigt for at samle op på den viden så det

blev midlerne til vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder med finansloven to tusind og seksten ikke forlænget

og endnu et godt eksempel i den i forvejen lange række på

et andet sted end hvor socialdemokraterne ville have prioriteret

blå blok som bekendt boligejerne der har rigeligt og i øvrigt også at gøre dyre

biler billigere jeg vil også gerne have lov at bemærke at forslagsstillerne der jo selv delvis stod bag den udgiftsdrivende del af finansloven to tusind og seksten med boligjobordningen

et behov der er opstået fordi en bevilling på finansloven to tusind og seksten ikke blev forlænget

forslaget selvfølgelig sympatisk det synes vi der kan bestemt være god grund til at udbrede

for socialdemokraternes vedkommende

beslutningsforslaget ufinansierede udgifter

er det også rimeligt at spørge sig selv om et vækst og videnscenter er vejen til fremdrift på det her område er

for reelle investeringer jeg vil i hvert fald fremføre den påstand at det er mindst lige så afgørende at sikre at der findes finansielle incitamenter til at investere i socialøkonomisk innovation og socialøkonomiske virksomheder hvilket forslaget som bekendt ikke understøtter så med de ord vil jeg bare slutte af med at sige at socialdemokraterne

danmark

de her socialøkonomiske virksomheder

virksomheder hvor der kom en række forbedringer derfor var vi selvfølgelig også provokerede af at den nuværende regering i forbindelse med det finanslovsoplæg der kom for to tusind og seksten

det her vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder og i stedet for på et lidt lavere niveau kan man sige rent økonomisk og indsatsmæssigt

mener vi faktisk at det var en forkert prioritering at man ikke bibeholdt det

med en finansiering som vi ikke sådan rigtig synes er særlig

det anerkender vi så det er nok ikke der vi skal finde pengene hvis det er

begynder igen for det kommende finanslovsår altså to tusind og sytten og der er det et initiativ som vi selvfølgelig gerne vil have fokus på så er der også det

samling før finansloven for to tusind og sytten

også være med til at sikre at det det her beslutningsforslag får en god behandling i udvalget vi vil også gerne være med på at

forpligter på et højere niveau end det vi måske typisk gør i mange af de

vi komme frem til noget om ikke andet nogle intentioner

for at få styrket det her område vi tror virkelig på at det

socialøkonomiske virksomheder der skal bruges rådgivning så tak

som kan bruges til at sikre rigtig mange gode resultater være med til at få folk på kanten af arbejdsmarkedet i gang

tema

set ikke gentage mange af de

konstatere at nogle af de ting der er udløbet er afløst af andre ting hvor de her opgaver fortsat ligger og er forankret og hvor man kan søge vejledning inspiration og sparring for at være sikker på at man har den fornødne viden og indsigt

etablere yderligere initiativer der ligger parallelt med andet således at

til samme formål der er en relativt klar

tingene er forankret laver man noget der ligger ved siden af

der er selvfølgelig også et økonomisk spørgsmål i det her det var der også i de øvrige alternativet skriver jo ikke

beslutningsforslag hvor pengene skal komme fra jeg ved godt

det er bilisterne der skal holde for det synes vi ikke er nogen god

må jeg bare konstatere at det er et

det er noget regeringen har taget hånd om

en klar ansvarsfordeling man ved hvor man skal henvende sig og det er noget som er vigtigt at understøtte men det konkrete forslag fra alternativet

det kostede at drive det tidligere center som derfor måtte lukke sidste år det var ærgerligt

enige med alternativet i at de socialøkonomiske virksomheder er et vigtigt område at understøtte fordi man her kan sikre beskæftigelse til grupper der typisk er marginaliserede på det danske arbejdsmarked

de socialøkonomiske virksomheder er et af de redskaber der bedst sikrer disse marginaliserede grupper en chance på arbejdsmarkedet og derfor

også uforståeligt set fra enhedslistens side at regeringen der har så travlt med at jage de ledige for at få dem i job ikke kunne finde det her relativt beskedne beløb til at fortsætte vækstcenteret der jo faktisk var med til at understøtte udviklingen af virksomheder som netop sørger for at hjælpe svage grupper i beskæftigelse noget som diverse kontanthjælpsreformer har haft meget begrænset held med der har altså været masser af fokus på hvordan man med straf

at finde et arbejde og det har haft en meget ringe effekt det skaber stort set ikke nogen ekstra arbejdspladser

har man ikke villet prioritere det område med de få midler

sige positiv tilgang til at kigge på den lyst som som mennesker i samfundet har til at ville bidrage

har været et helt skævt fokus fra regeringens side her

en ret pæn succes

centeret har hjulpet de sociale entreprenører

kunne man jo også stille spørgsmålet og det vil vi også gøre heroppefra om man ikke simpelt hen skulle skulle starte med at starte det center op igen og køre det videre sådan som det kørte inden det blev lukket frem for måske at oprette et helt nyt center som alternativet foreslår umiddelbart tænker vi at det

smidigt simpelt hen at starte vækstcenteret op igen sådan som vi kendte det fordi det jo faktisk fungerede rigtig godt det er muligt

men det er vi i hvert fald meget indstillet på at diskutere i det videre udvalgsarbejde der er i hvert fald helt tydeligt noget her hvor

dem med færrest midler i samfundet hvis vi

skal vi jo ikke glemme at for at man overhovedet kan få kontanthjælp i det her land så må man jo ikke eje for mere end titusind kroner så må man ikke have værdier der kan omsættes

det er de mennesker som

støtte socialøkonomiske

give et lillebitte beløb til at

bare konstatere der vil regeringen

set på hvilken betydning forskellige reformer har haft for beskæftigelsen for rigtige virkelige mennesker i den virkelige verden og de virker de virker de har øget beskæftigelsen det er utroligt at enhedslisten og i det her tilfælde herre rune lund kan stå og sige den ene usandhed efter den anden om de reformer som et bredt flertal i folketinget har vedtaget og som har haft en effekt i den virkelige verden de har øget beskæftigelsen i fraværet af de

der været flere mennesker på overførsel med lavere indkomster end de har nu fordi vi har lavet reformer så lad at stå og sige ting

ikke kan dokumentere det er ikke værdigt

for at spille en rolle og komme ind og blive en del af samfundet der må jeg bare konstatere

er meget villig til at svinge pisken men når der skal laves nogle positive incitamenter

noget som som kan gøre en reel forskel sådan som socialforskningsinstituttet for

og blive evalueret inden man tager nye initiativer på præcis det samme

her beslutningsforslag som alternativet har

på kanten af

til hvordan man kan få nogle af de allermest udsatte ind på arbejdsmarkedet

forslag som jeg håber enhedslisten vil støtte

man vil reducere nogle af verdens højeste ydelser og

for at få folk ind på arbejdsmarkedet fordi vi ved at det rent faktisk virker så

ikke det er en retorik som jeg ikke synes man bør bruge

hvilke initiativer man skal tage

enhedslisten er aldrig med til at lave reformer

overførselsindkomstsystemet

lavet mange af dem og som jeg sagde i mit spørgsmål til

han stod på talerstolen

de har øget beskæftigelsen de har flyttet mennesker som levede et liv på overførselsindkomst

ind på arbejdsmarkedet og gjort dem til herre over deres eget liv det er for mig at se en meget meget ansvarlig socialpolitik

det en fornuftig måde at lave reformer på det synes vi ikke i enhedslisten vi vil gerne

for kontanthjælpsmodtagere vi ved også hvor vi gerne

af de mennesker som liberal alliance aldrig vil beskatte

skattereform hvor vi sænker skatten for de mennesker som tjener trehundredetusind kroner eller mindre og vi vil gerne hæve skatten for dem der tjener mest i det her samfund

gulerod og se på de

og gode intentioner som mennesker har for at være en del af samfund og deltage

er jo det vi desværre konstant hører fra liberal alliance altså at det er den medicin der skal bruges når man skal have folk i arbejde

os alle sammen fattigere

ved enhedslistens politik at i den virkelige verden ville den ikke gøre noget godt for mennesker fordi den ville gøre hele samfundet

være herre over deres eget liv fordi de tjente til deres

i livet og kunne forsørge deres familier og være positive rollemodeller for deres børn det er det der er virkeligheden ved enhedslistens politik men enhedslisten er formidabel

der kerer sig og er meget sympatisk men det skal man ikke bedømme partier på man skal bedømme dem på konsekvenserne af deres politik og konsekvenserne af enhedslistens politik er et fattigere danmark

topskatten det giver stort set ikke nogen jobs

vi ville heller ikke tage uansvarlige beslutninger om at købe nye dyre bombefly som koster en milliard kroner stykket og som koster milliarder af kroner i vedligeholdelse og drift de næste tyve til tredive år

af lønmodtagerne via lavere realløn fordi den betyder færre investeringer i ny teknologi nye maskiner ude i virksomhederne som kan løfte produktiviteten og dermed løfte reallønnen for lønmodtagerne i virksomhederne det er dem der betaler den det samme med topskatten topskatten vil også øge produktiviteten i danmark det betyder højere reallønninger ikke bare for dem der får sænket topskatten men også for andre mennesker offentligt ansatte og med den måde vi regulerer overførslerne på endda også for

hvis man fortsætter med at regulere på den måde så igen enhedslistens politik vil ikke gøre nogen rigere

mindste indkomster i samfundet den vil gøre folk

enhedslistens politik er jo prøvet i mange lande og har ikke været en succes i noget som helst land på noget som helst kontinent kontinent hvor den er afprøvet det er

om det indtil vi vi fik en ny regering

at fjerne de her initiativer blandt andet fordi de ville finde penge til deres håndværkerfradrag det var en af de ting som vi fra radikal side syntes var en ret usmart

et af de steder hvor man skal huske at hver gang man bruger penge

skal de også findes et sted og det var så en af de ærgerlige udløbere af

boligjobordning men

hvis man laver sådan et center her om man kan arbejde med nogle af de private der allerede

socialøkonomiske virksomheder og hjælper dem med at finde finansiering

her vigtige sociale tiltag som virksomhederne tager bliver jo først bæredygtige og holdbare på langt sigt hvis man også kan få sin forretning til at løbe rundt

det her kan lade sig gøre og de otte million

som det her koster skal vi nok kunne finde på en eller anden måde så radikale venstre kan

socialøkonomiske virksomheder

i to tusind og tretten afleverede deres anbefalinger

præsenterede dem og sagde at ønsket om at nedsætte

at få noget fornyelse og innovation på arbejdsmarkedet og nogle nye måder at tænke virksomheder på

komme ind på det ordinære arbejdsmarked står på kanten af det og

meget fokus på det her og i storbritannien er der så vidt jeg ved halvfjerdstusind socialøkonomiske virksomheder med næsten en million

mennesker ansat og det bidrager med tyve milliarder pund til den

økonomi så der er absolut ingen modsætning mellem

men de har også nogle spændende

stat og private virksomheder hvor kommune og stat bidrager

de her mennesker får en lidt lavere løn

kan også opretholde nogle arbejdspladser som der ellers ikke ville være økonomi

land som som holland

var rigtig rigtig glade for deres arbejde

der er ikke nogen der synes det er sjovt at gå derhjemme hvis man kan bidrage også selv om

det er jo ikke særlig rummeligt i virkeligheden er det meget brutalt der er meget høje krav til fleksibilitet

vi har et arbejdsmarked der egentlig stiller utrolig høje krav til os alle sammen og det er der bare en gruppe mennesker i det her land der

stifteren fik en søn med autisme

et sted som huset venture i

revisionsarbejde til virksomheder og

ansatte som laver regnskaber og revision hvis de har brug for at arbejde på halv tid eller have et kontor for sig selv eller hvad det nu er så det her handler jo ikke om at

gå på kompromis med kvaliteten af det der bliver leveret det handler bare om at tænke lidt nyt i forhold til hvordan vi kan indrette arbejdspladser

socialøkonomiske virksomheder men også til helt almindelige virksomheder så det er

økonomiske og bæredygtige bundlinje

vi kan ikke bruge jer pas jer selv det er ikke menneskelig værdigt og det er også tudetosset rent økonomisk

etableret og nedlagt

kan gøre for at give plads og mulighed for at skabe nogle flere innovative løsninger noget mere samarbejde

samfundsøkonomien

parkerer nogle folk ude i et hjørne

kunne bruge dem til noget fornuftigt men ikke mindst af hensyn til dem selv altså at

der har værdi

som beskæftiger sig med det som jeg for øvrigt også selv har besøgt og som jeg har stor respekt for og meget veneration for

på området det der skal til er at skabe nogle vilkår en situation og en stemning som gør at man også selv tager de initiativer og så synes jeg selvfølgelig at staten skal hjælpe alt det

vejen for det men det er altså ikke nødvendigt at man skal lave et nyt bureaukrati et nyt center for at tage fat på så vigtigt et emne som jeg tror alle har sympati for altså at der bliver plads og mulighed for alle

kan hjælpe nogle andre mennesker

så også imod finansieringen af forslaget som jo betyder at det bliver dyrere at være bilejer det er jo også mange almindelige mennesker der selv bliver ramt nu

vil vi ikke kunne acceptere finansieringen under nogen

vi bliver nødt til at sige nej til forslaget men ideen om at gøre noget

vi er bare imod at man ligesom bureaukratiserer det ved at oprette

kommer bagefter ikke man ved med det samme at det betyder tak men nej tak men alligevel er det dog en tilkendegivelse af en forståelse

tak til ministeren for for hvad jeg hørte både de direkte ord men også de ord

bekendt ud fra tre bundlinjer den økonomiske den sociale og den miljømæssige bundlinje mens den typiske virksomhed ofte bliver set

have et primært fokus på den økonomiske bundlinje så er der jo nogle virksomheder og iværksættere som inddrager den sociale bundlinje som et ligeværdigt formål det er nemlig de socialøkonomiske virksomheder og

iværksættere som varetager bredere interesser end kun det her økonomiske udviklingspotentiale i alternativet ønsker vi virkelig at understøtte socialøkonomisk iværksætteri og virksomhed mest muligt og derfor har vi fremsat det her forslag

mener at der er et stort hul og et behov efter at man har lukket det tidligere

vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder vi ønsker i

at understøtte de socialøkonomiske initiativer fordi mange af de socialøkonomiske virksomheder allerede i dag tager et meget stort ansvar for den sociale bæredygtighed vi har i vores samfund det gør de ved at skabe arbejdspladser og meningsfulde fællesskaber eksempelvis for dem der ikke kan arbejde på fuld tid på grund af et handicap eller en psykisk eller fysisk sygdom disse virksomheder udgør ofte et interessant alternativ

til de konventionelle virksomheder fordi der her er lige så meget fokus på den sociale bundlinje som på den økonomiske med andre ord bidrager virksomhederne ofte til både at skabe arbejdspladser

ønsker vi mere af

som samfund skal vi kunne rumme alle både de der har let ved at tage et arbejde og de der af forskellige årsager kan have

fordel kan forbedre levevilkårene for socialøkonomiske iværksættere med fokus på at skabe livsværdi for deres medmennesker og lokalsamfund

iværksætterpakke som jeg omtalte

da vi behandlede de tidligere forslag en række forskellige

center der kan rådgive og hjælpe

ønsker at starte op med det her eller de virksomheder som allerede er

jo ikke havde i det tidligere center som man har valgt at lukke nu det gør vi ud fra at vi

velfærdssamfund som minder meget om hinanden i norden og vi mener at det er fuldstændig

bruge det forum til også at se hvordan vi

vil tage med videre altså det her med at vi både lærer af hinanden på tværs af landet men også at vi ser til de

den socialøkonomiske virksomhedsform

tak for behandlingen jeg kan fornemme på de ordførertaler været at jeg skal se frem til

som udgangspunkt ikke kan forhøjes i lånets løbetid i særlige tilfælde hvor skærpet

lovgivningskrav indebærer øgede kapitalkrav foreslås det at tilsynsmyndighederne kan give dispensation til at hæve bidragssatserne midlertidigt finanstilsynet skal i disse tilfælde sikre at bidragssatserne alene svarer til det øgede kapitalbehov og at satserne sættes ned igen når kapitalbehovet er opfyldt dispenseres der fra reglen om ikke at forhøje bidragssatserne bliver realkreditinstituttet blandt andet forpligtet til

udbytte til ejer eller bonus til ledelsen

jeg vil gerne starte med at slå fast at det ligger regeringen meget på sinde at sikre gode lånemuligheder for de danske boligejere i alle dele af danmark det mener jeg også at vores særlige danske realkreditsystem medvirker til

de danske boligejere

begrænsninger i institutternes indtjeningsmuligheder kan i øvrigt medføre at bidragssatsen vil blive sat højere ved låneaftalens indgåelse

det kan ske for at sikre instituttets dækning for øgede omkostninger som måtte opstå i lånets løbetid det er regeringens opfattelse at det er den frie konkurrence på lånemarkedet der skaber de bedste muligheder for at kunderne kan opnå de gode og billige lån det er den konkurrence vi skal sikre og styrke og dette gøres ikke ved at indføre en priskontrol for at øge gennemsigtigheden og forbrugerbeskyttelsen i forbindelse med finansielle virksomheders fastsættelse af renter og gebyrer skærpede jeg i efteråret reglerne blandt andet i forhold til ændring af renter og gebyrer i løbende kundeforhold og varsling af sådanne ændringer

præciseret at de finansielle virksomheder skal give en fyldestgørende begrundelse for ændrede gebyrer og rentesatser reglerne gælder også for realkreditinstitutter regeringen ønsker at skabe yderligere klarhed på området jeg har på den baggrund iværksat en række initiativer

i et samråd her i folketinget nedsat et ekspertudvalg der skal se på gennemsigtigheden og mobiliteten på realkreditmarkedet i ekspertudvalget skal blandt andet udviklingen i bidragssatserne behandles herunder hvordan kommende kapitalkrav påvirker realkreditinstitutterne samt de omkostninger der er forbundet med kundernes skifte af realkreditinstitut udvalgets rapport skal ligge klar

første september og skal indeholde anbefalinger til nødvendige justeringer af reglerne endelig kan jeg også oplyse at konkursrådet vil undersøge konkurrencen på realkreditmarkedet

inden årets udgang blive lanceret en prisportal for boliglån så de danske boligejere kan sammenligne priser og finde de billigste lån det er endda en del af en bred politisk aftale som udmønter den her prisportal på baggrund af de nævnte årsager kan regeringen

spørgsmål til ministeren synes ministeren at

og gennemsigtighed synes ministeren at

rimelige omkostninger der er forbundet med at skifte fra et selskab

til et andet andet og synes ministeren

hvis man har taget et tredive årig t fastforrentet lån

når man allerede har indgået en aftale og

sf stadig væk er en del af den forligskreds til trods for at man nu har

et beslutningsforslag men det skal ikke komme sf til skade den her fredag

set blot igen give det samme svar som jeg gav sidst der er jo rejst en lang række kritikpunkter og det

har et helt andet formål end den undersøgelse som jeg tror var færdig i to tusind og fjorten

relevante betragtninger der har været fremme i den offentlige debat så synes jeg

forligskredsen og jeg nævnte jo også at jeg egentlig synes at det her var et spørgsmål om konkurrence og forbrugerbeskyttelse som alle partier godt kunne være inde over

møder jo op når ministeren indkalder

på mødet sagde jeg jo også på vegne af sf

normalt sådan i en forligskreds at man skal være enige for at man går videre

ministeren sagde at det kan godt være at sf har det synspunkt men nu tager jeg som minister det her initiativ

opretholde illusionen om en forligskreds og så bryde princippet om at alle partier skal være enige derfor må vi jo selvfølgelig

ikke nogen grund til at lade nogle mennesker analysere

konkurrencesituationen er god nok der er en lang række udfordringer men hvis det var sådan at jeg allerede i dag kunne fastslå hvordan de udfordringer skulle

grund til at have den her debat eller for den

så klart som fru lisbeth bech poulsen det må jeg sige

desværre ikke så godt begavet

ejerskabsformer bruger bidragssatserne til at øge indtjeningen

når man har indgået en aftale så er en aftale en aftale

bare efterfølgende fra realkreditinstituttets side

nu hæver vi så bare bidragssatsen

samtidig

kunden i en situation hvor kunden reelt er låst fordi det er så dyrt at flytte realkreditinstitut at der i realiteten ikke er nogen mulighed for at vælge noget andet så hvordan har ministeren det

på det aftryk der er fra andre bidrag

stadig væk rigtig rigtig godt placeret vi er et af de billigste lande i europa

af under samrådet og der sagde jeg tror jeg

er sådan at når man laver en aftale med et realkreditinstitut skriver man også under på at der kan komme bidragssatsstigninger men så er spørgsmålet jo og det synes jeg er meget relevant

for hvordan man skal give de begrundelser

klare nok og gode nok det synes jeg absolut er en god diskussion at tage og det er lige præcis også derfor

vi skal få det gennemanalyseret

stadig væk har en bidragssats som bliver brugt til det her så har vi en regulær omfordeling fra kunder til banker og aktionærer som vi synes

det er vores opfattelse at vi i lyset af den manglende konkurrence der er

nødt til at lave nogle skrappere regler for hvordan man kan hæve bidragssatsen det er dér hvor vi siger at udgangspunktet må være at man ikke kan hæve bidragssatsen hvis der er indgået en aftale det er et princip som vi mener er nødvendigt for simpelt

og jeg har svært ved at forstå hvorfor ministeren ikke er interesseret i at beskytte boligejerne mod de her pludselige

om der skal være den samme sikkerhed hvis man tager et flekslån for der er man på en eller anden måde forberedt på at der kan ske ændringer

en kunde en boligejer der tager et tredive årig

mener ministeren virkelig at

med almindelige finansielle

bidragssatserne som vi jo diskuterer meget hvis bidragssatserne stiger

argumenter for at vi bliver nødt til at skærpe bekendtgørelsen i forhold til

for det men der kan også være gode argumenter for at man kan hæve bidragssatsen

at tjene ind og når de så skulle være tjent ind

kan renten hos den nye låneudbyder være steget i mellemtiden

er tale om et område hvor konkurrencen er så ikkeeksisterende at vi fra folketingets side simpelt hen bliver nødt til at lave en regulering som stiller forbrugerne stærkere og det

det der sker i øjeblikket som værende totalt uacceptabelt men jeg må også sige at

initiativer som jeg hører at socialdemokraterne vil være med

til i den her situation hvor realkreditinstitutterne er blevet nogle deciderede pengemaskiner

tager penge fra forbrugerne synes jeg simpelt hen ikke er nok så hvad skal der til for at socialdemokraterne vil være med til at stramme skruen yderligere over for realkreditinstitutterne

er flot at herre rune lund har en krystalkugle som jeg åbenbart ikke har siden han mener at der aldrig nogen sinde kommer en reel konkurrence lad os nu lige se om ikke de initiativer når de bliver trillet ud over scenekanten

kan medvirke til at understøtte konkurrencen og den senere tids

til andre udbydere på markedet den sidste ting jeg

at enhedslisten optræder en smule usolidarisk med danske boligejere idet

præcis det her punkt det er da at spille hasard med den fremtidige økonomiske struktur på det danske realkreditmarked

man begynder at sætte vores internationale

at se at den reelle konkurrence skulle komme medmindre man i hvert fald begynder at lave nogle af de initiativer

der ligger i det her forslag for eksempel

betale de reelle administrative omkostninger der ligger i at skifte og ikke en profit eller et overhead til realkreditselskabet

at socialdemokraterne ikke vil være med til at gå hårdere til værks

det er private penge vi har med at gøre det er nogle penge en kapital som er ejet

fra socialdemokratiets side er konkurrence og en øget gennemsigtighed

særdeles kritisk over for realkreditinstitutterne vi ønsker bare ikke at støtte det beslutningsforslag som herre rune lund har

en regel der sikrer at realkreditinstitutterne

og vil der være en mulighed for at kunderne kan skifte billigere i hvert fald

gebyrer og altid har ment som et godt forbrugerpolitisk standpunkt

vi har med gebyrer at gøre og i øvrigt også flyttegebyrer

skal det alene dække de administrative omkostninger der

vi ser resultatet så med hensyn til

som er uopsigelige er det jo helt afgørende at realkreditinstituttet

vilkår særlig så så man kan tilpasse sig ændrede forhold i samfundet

være øgede krav fra myndighederne som vi ser det eller fra investorerne

fru josephine fock er bekendt med låneaftalens ordlyd

jo altså en passus i den hvori der står

har sagt i min tale har været yderst kritiske over for realkreditinstitutterne men samtidig med

jeg også meget meget bevidst om at vi skal have en meget stærk realkreditinstitutbranche i danmark til glæde for danske boligejere

omkostninger ved at håndtere gebyrer som vi kommer til at se på og det må man jo lægge frem fra realkreditinstitutternes side

der ageres på i øjeblikket med hensyn til de

kursskæringsudgifter som man har pålagt danske realkreditkunder både virksomheder og

to tusind og tre udgjorde

beløbet steget til tolv milliard kroner i to tusind og fjorten var beløbet steget til atten

tyve milliard kroner de relaterede tab på de her udlån

omkring to milliard kroner

kursskæringsbidrag som jo også er en indtægtsgivende foranstaltning for de danske realkreditinstitutter på den baggrund fremsatte

tilbage i maj måned to tusind og fjorten om at vi skulle have en realkreditkommission i danmark det var vigtigt

i danmark fremadrettet med en ny konjunkturudvikling

divergerende opfattelser af hvad det var for en god

robust realkredit vi havde i danmark

realkreditkommission som vi anbefalede i to tusind og fjorten

har fremsat det her beslutningsforslag og det har vi selvfølgelig erkendt

ikke et flertal og så må man agere ud fra det men det ændrer jo bare ikke på at vi

set i forhold til de bidragssatsstigninger der har været vi kan også se at

i stedet for og så kan man jo

godt eller skidt ja det er da godt at man får en lavere renteudgift men hvad nytter det hvis man så

det er de berømte gynger og karruseller og

midler til rådighed derfor er vi selvfølgelig

et par år for sent kan man sige

alle de anbefalinger og forslag som der måtte komme

af transparens på området er der noget vi kan gøre bedre for at skabe større gennemsigtighed og konkurrence mellem de enkelte realkreditinstitutter

at flytte deres lån fra det ene realkreditinstitut til det andet med færre udgifter end det der er forbundet med det i dag der er flere forskellige ting som man kan gøre og jeg anerkender at

have belyst fra dansk folkepartis side

vælger afdragsfrihed så det kan give god mening at få undersøgt de elementer så vil vi også gerne have sat et stop for

åremålsbestemt passus på

for realkreditsektoren vi synes faktisk det vil give god mening at man går ind og kigger på god skik reglerne og så vil vi også kigge på konditionerne omkring omlægning af lån

udbytte til ejerne de næste to år og det tredje punkt at hvis en kunde så oplever at bidragssatsen bliver hævet

skal kunden kunne flytte til et andet realkreditselskab og kun betale de direkte administrative omkostninger

hvad mener ordføreren om indholdet i beslutningsforslaget som

også nødt til at sikre at dem der investerer penge inden for området

også får dem honoreret og hvis man

til mindre interessant papir at købe obligationer som ligger til grund for de lån som danske låntagere

lave den her begrænsning nej det har man faktisk ikke man har faktisk sørget for at vores låntagere kommer til

som var en rigtig måde at tænke det på hvordan er dansk folkepartis holdning i den her sag for man kunne jo eventuelt skære det her i

her folketing hvis det for eksempel handlede

ville gerne have at det bliver gratis for folk at få deres lån flyttet eksempelvis ville blive nogen tinglysningsafgift til staten på lånene men det vil stadig væk være sådan at hvis folk vælger før tid at

vil du jo som andelshaver blive ramt dobbelt fordi du både har de højere banklånsrenter som jo ikke er faldet i takt med at renten generelt er faldet

samlet set vil blive ramt af de her stigende bidragssatser

engang kan sige at man er i en lige så dårlig situation som

har en ejerlejlighed eller et hus

og så synes jeg ikke at man ligesom skal sige at

rigtig mange andelsforeninger inklusive min egen

den sidste finansieringskrone af deres ejendom altså hvis de kun kan låne firs procent i realkreditlån er der nogle der vælger at låne måske tyve procent ekstra oven i i en bank og der er nogle der har højere renter end andre så det kan man

nogle forbedrede konditioner i forbindelse med omlægning

mellem forskellige realkreditinstitutter

mere risikable lån på en mindre del af din ejendom for eksempel

de første fem år af et låns løbetid vi siger også

realkreditinstitutterne og så beder vi også om

dokumentation når realkreditinstitutterne

meget store bidragssatsstigninger over for deres

også betydet at vi i den finansielle forligskreds har været til møde hos erhvervs og vækstministeren og som der allerede er redegjort for

har erhvervs og vækstministeren nedsat en arbejdsgruppe et ekspertudvalg som i løbet af meget kort tid skal komme med analyser af og anbefalinger til det danske realkreditmarked lad mig egentlig lige bruge den her lejlighed til at

bruge lidt tid på hvad det egentlig er der kendetegner det danske realkreditsystem det danske realkreditsystem er vi jo grundlæggende enormt stolte af det er et system der har fungeret uden at nogen har tabt penge på det

på tværs af politiske partier i folketinget igennem en årrække sammen

skabe en forståelse for at det danske realkreditsystem er rigtig rigtig godt det skaber nemlig en enestående lav

det ligner ikke noget man kender fra mange andre steder og det betyder at når der kommer stigende kapitalkrav til den finansielle sektor

den måde man opgjorde kapital på eksempelvis af danske realkreditobligationer for kunne det nu ligestilles med eksempelvis statsobligationer det kan vi jo rolig sige

igennem flere hundrede år vist sig at være ekstremt

med et snuptag gjorde det billigere at være boligejer så tror jeg faktisk

at der er en så effektiv konkurrence som muligt

jeg forstår selvfølgelig godt den frustration

egentlig at vi alle sammen gerne vil være foruden men så er det bare

så også klogt i morgen

hvordan vores realkreditsystem kan ruste sig i tilfælde af at der kommer tab i tilfælde af nye kapitalkrav i tilfælde af at der sker ting der rykker ved økonomien er det så superklogt for de danske boligejere

ikke har et realkreditsystem der er robust og som kan sikre at der er den kapitaldækning der stilles krav om at der er en sikkerhed for at hvis måtte

bliver presset på ratingen af vores realkreditobligationer hvis ratingen presses altså bliver dårligere slår det direkte igennem på prisen på obligationerne og det

stigende renter for boligejerne

man har så skubbet regningen over på renterne jeg tror at de fleste boligejere er temmelig ligeglade med om de betaler bidrag eller renter det er nettobeløbet der rammer os

har med at gøre

faktisk også den socialdemokratiske ordfører var inde på

det der er realkreditbranchens eneste indtægtskilde

sig godt betalt på forhånd

man kunne lave en realkreditaftale i dag om at få en fast bidragssats jeg kunne bare frygte at den så

så havde realkreditinstituttet fuldstændig sikkerhed for at selv hvis der skete det ene

frem at man er nødt til at tage en overpræmie så er det jo bedre at have et system hvor der er nogle regler

ekspertgruppen skal kigge på og erhvervs og vækstministeren har allerede skærpet reglerne

så billig og effektiv boligfinansiering for danskerne som muligt vi skal tænke os grundigt om med

skal lave derfor er der nedsat et ekspertudvalg og vi er meget optagede af at sikre de formål der kendetegner

pumpe kunderne for penge og dermed har udnyttet og taget for sig af retterne i en situation hvor man har villet give en fleksibilitet til realkreditinstitutterne for at de kunne manøvrere mere fleksibelt men at de har ageret uetisk ved med den fleksibilitet

udnyttet situationen til at bruge bidragssatserne som en pengemaskine er det en

som muligt så man som forbruger har en bedre valgmulighed det tror jeg er den bedste beskyttelse vi kan give forbrugerne i den her situation derfor er det også et af de temaer som ekspertudvalget kigger på hvordan kan man styrke gennemsigtigheden hvordan kan man styrke konkurrencen for som liberal er jeg altid optaget af

mest mulig konkurrence fordi det er

derfor er det et af de temaer som ekspertudvalget kigger på og jeg

for venstre at

for jeg ønsker ikke at skabe usikkerhed omkring det danske realkreditsystem vi skal fremme de formål som vi

enhedslisten og alternativet foreslår at bidragssatser og kursskæringsgebyrer som udgangspunkt ikke må forhøjes i

den seneste tids

bidragssatserne fra realkreditinstitutternes side noget som selvfølgelig har

ærgrelse hos mange boligejere jeg er selv en af dem og det er ikke sjovt at skulle betale et højere bidrag på sit lån men som herre torsten schack

er det vigtigt at vi flyver op i i helikopteren og ser det hele lidt ovenfra for det første

gennemsigtigt realkreditsystem jeg burde næsten

det er i virkeligheden meget smukt

jeg vil prøve at holde mig til emnet her nemlig bidragene som andre også

bidragsbetalingerne til realkreditinstitutterne deres omkostninger til drift tab sikkerhed likviditet og kapital drift er blandt andet løn og

er de stadig stigende udgifter til at honorere de fortsat stigende kapitalkrav fra myndighederne og markedets forventninger

forudsætningen for at man kan få et tredive årig t uopsigeligt lån med fast rente er naturligvis at bidragene kan ændre sig

som udløber i år og som altså blev stiftet i nitten

seks og firs der er immer væk sket en del siden nitten seks og firs der har været en del højkonjunkturer

der har været lavkonjunkturer der har været finansielle kriser der er mange ting der

det er en forudsætning for forbrugerne at hvis de skal kunne få lange uopsigelige lån

skal man kunne ændre på bidragene når omkostningerne ændrer sig når kravene fra markedet ændrer sig og så videre og det system har som sagt sikret den billigste boligfinansiering i hele verden vi skal være meget meget påpasselige

ændre på reguleringen af realkreditsektoren på baggrund af en

er jo klassisk politik der opstår

medierne kaster sig over i det her tilfælde stigende bidragssatser

så farer politikerne ud og vil komme med ny regulering jeg synes

har været ganske ganske uskønt

specifik virksomhed som

og forlangt møder og

den her virksomhed havde foretaget

synes det har været meget meget uskønt det konkrete forslag er efter vores opfattelse dybt usolidarisk konsekvensen vil være at bidragene vil blive sat op for nye kunder

være unge mennesker som køber deres første hus

de vil skulle betale et langt højere bidrag

er usolidarisk det vil også betyde at investorerne ville miste noget af den høje tillid som de har til det danske realkreditsystem

forlange højere renter

vil regningen blive sendt videre til boligejerne

blive højere end det

i dag det vil altså have den

er det tit med venstrefløjens

øge konkurrencen det vil dræbe konkurrencen det vil betyde mindre konkurrence i stedet for det her forslag

appellere til eu og andre om

gøre det kort hvis det var sandt at det danske realkreditsystem og realkreditinstitutterne var en pengemaskine en pengemaskine er der blevet sagt så er det da underligt at man ikke har

her system i andre lande at de her griske kapitalister ikke har indført det i andre lande men det har de ikke skyldes det muligvis at det her ikke er lige så rentabel en forretning som andre former for boligfinansiering

for et liberalt parti kan leve med en situation hvor konkurrencen er sat ud af kraft en ret stor del af vores

omkostninger ved at skifte selskab

burde man ikke lave noget regulering

så hvad er det man bygger det på andet end nogle avisoverskrifter og nogle som er ærgerlige

og kede af at bidragssatserne er steget og

er at flere hundrede tusinde danskere er vågnet op til endnu

steget og steget i årevis

ti tusindvis af danskere har engageret sig

det er jo mennesker som oplever

faktisk se at hvis de for eksempel har et fastforrentet lån og skal skifte til et andet realkreditinstitut

at skifte være så store at det de kan spare ved

der brug for en form for regulering for ellers rammer

skulle de her partier jo også sige at hvis renten steg på lånene eller bidragene

altså de faste bidrag og margenen mellem

sådan hænger det da ikke sammen man man blander altså nogle ting sammen og

man ved hvor meget man skal betale i termin hver måned så man ved hvor stort et rådighedsbeløb man har efter lån og husleje men det kan man ikke være sikker på i dag selv kunder med fastforrentede lån hvor man umiddelbart skulle tro at betalingerne ligger fast kan risikere at deres bidrag stiger og som reglerne er i dag

ikke noget loft for hvor meget realkreditinstitutterne kan hæve bidragssatserne

det her beslutningsforslag de danske andelskasser

kom ud af noget af det vi er bedst til i danmark nemlig at samarbejde gennem andelsbevægelser realkreditten startede i slutningen af sytten hundrede tallet efter den store brand på holmen i københavn i sytten

fem og halvfems hvor ni hundrede huse brændte

og derfor gik man sammen og startede det første realkreditinstitut historisk er realkreditinstitutter altså på mange måder en grundpille i andelsbevægelsen som de sidste to hundrede år har ydet lån til høj og lav et realkreditlån består af tre dele renter afdrag og bidrag

afdrag bliver bestemt ved at kunden og realkreditinstituttet sammen finder ud af hvilket lån kunden skal have og hvor lang tid der skal afdrages over så tager realkreditinstituttet det til obligationsmarkedet hvor det bliver solgt til den som er villig til at give de laveste renter realkreditinstitutterne skal formidle og administrere lånet

det er det bidragssatserne i princippet skal gå til historisk er realkreditinstitutterne altså bare en slags mellemmand som skal formidle lån mellem låner og udlåner

har været andelsfunderet altså ejet af lånerne

at holde bidragssatserne så lave som muligt

været nødvendigt at lave lovgivning som regulerede bidragssatserne men i nitten ni og firs blev der lavet en reform af realkreditten

at realkreditinstitutter ikke længere behøvede at være andelsbaserede nu kunne banker og eksterne investorer også oprette realkreditinstitutter det har betydet at vi i de sidste fem og tyve år har set en udvikling mod flere og flere kommercielle realkreditinstitutter og i dag er nykredit det sidste af de store realkreditinstitutter som er kundeejet og nykredit barsler allerede med en børsnotering

realkreditinstitut er ved at forsvinde er ikke bare synd for den demokratiske andelsbevægelse hvor man tæller efter hoveder og ikke efter høveder

det betyder nemlig at realkreditinstitutterne går fra kun at skulle varetage låntagernes interesser til nu også at varetage de eksterne aktionærers interesser og da realkreditinstitutterne kun formidler lån

sted de kan tjene penge til deres aktionærer igennem gebyrerne og bidragssatserne aktionærerne er altså interesseret i så høje bidragssatser som muligt men låntagerne er interesseret i så lave bidragssatser som muligt derved er der opstået en interessekonflikt og det er derfor at vi foreslår at lave loven om

være nødvendigt for et realkreditinstitut at sætte bidragssatserne op sådan har det altid været men i øjeblikket står realkreditinstitutterne over for nogle ekstra udfordringer fordi de efter finanskrisen bliver pålagt flere og flere kapitalkrav derfor skal det også være muligt for realkreditinstitutterne at hæve bidragssatserne men kun hvis det bliver godkendt af et uafhængigt organ som for eksempel finanstilsynet eller konkurrencestyrelsen

og altså ikke bare for at betale ekstra udbytte til aktionærer derfor er det også naturligt at der følger nogle betingelser med hvis realkreditinstitutterne sætter deres bidragssatser op

ikke være muligt for realkreditinstitutterne at udbetale afkast til aktionærer to år efter at de har hævet bidragssatserne det mener vi er helt naturligt for hvis det er strengt nødvendigt at hæve bidragssatserne

til aktionærer for det andet skal det være muligt at skifte realkreditinstitut med færrest mulige omkostninger hvis ens bidragssats bliver sat op i mange andre situationer i samfundet er et stort problem hvis priserne bliver sat op hvis prisen for eksempel bliver sat op på havregryn i den gule pakke

så vælger jeg bare havregryn i den røde eller den grønne pakke men det kan man jo ikke med realkreditlån hvis man skal skifte realkreditlån i dag

kurstab på den obligation som lånet er bundet op på

man flytter til opkræver et omlægningsgebyr derfor er mange lånere kommet i klemme nu her hvor bidragssatserne bliver sat op det er både dyrt at blive og det er dyrt at skifte derfor foreslår vi også at hvis et realkreditinstitut hæver bidragssatserne på et lån så må det ikke pålægge gebyrer ud over de administrative omkostninger som realkreditinstituttet kan påvise i forbindelse med for eksempel låneomlægning vi har som sagt verdens bedste realkreditsystem og det skal det blive ved med at være det er det sted i verden hvor man kan få de billigste lån det er et af de sikreste systemer i verden og så er store dele af det endda demokratisk det synes vi vi skal holde fast ved og fremtidssikre

og gøre det sværere for virksomhederne og

forstå de mange kunder som synes at når man indgår en kontrakt

uretfærdigt derfor kan det virke

at ændre bidragssatserne det vi så bare skal vide er at resultatet af den her lovgivning er

man fra realkreditinstitutternes side fra starten af begynder

og sikre sig mere fordi man ikke har den her fleksibilitet hvis man for eksempel skal give et lån der kan vare tredive år jeg tror bare vi skal være ærlige og

dette område som for eksempel socialdemokratiets ordfører men da jeg endelig fattede det

i kundernes interesse at de bare skal betale en højere pris fra starten af fordi den her fleksibilitet mangler hvad kan vi så gøre når vi alle sammen er enige om at bidragssatserne

alternativets ordfører fru josephine fock

at kunne vælge de røde og de blå havregryn altså mere konkurrence der synes også at være enighed om at det ville være et godt svar på det her altså at kunderne kunne stemme med fødderne

at tale om hvordan vi kunne få noget mere konkurrence ind i den her sektor

se om vi kunne forhandle en aftale med realkreditinstitutterne om at det er muligt at skifte

være en mulighed for at øge konkurrencen

det er det vi fra radikal side har foreslået

når regeringens arbejde er færdiggjort

de sidste tyve år er der så sket en liberalisering som har betydet at bankerne er kommet ind og ejer de fleste af vores realkreditforeninger

af den årsag er

men den regulering man har af området er den samme som dengang hvor den modsætning ikke

parti der ellers kalder sig et ansvarligt parti ikke vil være med til

være med til at diskutere nogle af de her ting

pelle dragsted kan have ret i at der er en anden incitamentsstruktur men vi må bare er nykredit som jo stadig væk er kundeejet som faktisk har hævet bidragssatserne for nylig så vi tror på at det vil være bedre at prøve at gøre det nemmere for kunderne at skifte

det gør man altså ikke ved at gøre det dyrere for alle at optage nye boliglån fordi man

fra starten lægger en større risiko

nødt til at lave en børsnotering fordi der kommer nogle kapitalkrav og den gevinst

og det vil sige

og i øvrigt vil jeg også ud fra et indflydelsesperspektiv

mere relevant at sidde derovre og lægge arm

og for den danske økonomi egentlig også

er noget som vi alle sammen gerne vil være med til

uanset den uenighed der måske har været her i salen i dag

det er så vigtigt for den samfundsmodel vi har vi roser jo det danske realkreditsystem og den danske model og vi taler alle sammen så smukt om den men vi maler altså også et lidt for rosenrødt billede af det det er rigtigt

til danskerne men som fru josephine fock også var inde på

skete der noget for syv og tyve år siden man lavede en kæmpe omkalfatring at det realkreditsystem som man havde

det altså ikke er det realkreditsystem der var engang som vi taler om i dag det er det nye hvad skal man sige mere kommercialiserede

fuldstændig sammen med med kommercielle banker og det er nogle af de problemstillinger vi ser jeg tror at det var

nogle indtjeningsproblemer i bankerne og så har man så flyttet sit fokus andre steder hen

så man kun skal betale de reelle administrative omkostninger

det er et forbruger og kundeproblem at bidragssatserne er steget så meget og i to tusind og fem kom de med en undersøgelse der viste at bidragene i gennemsnit var steget med syv og halvfems procent fra to tusind og elleve

sikre en reel konkurrence der ikke er der i dag

det gratis eller meget meget billigt at kunne skifte

hun sagde vi mener at det skal

når der pludselig bliver skruet op for satserne og en af økonomerne

ansat i forbrugerrådet sagde også vi mener at det er helt urimeligt at

konkurrencen om kunderne i realkreditsektoren og dermed sætte en stopper for det tag selv bord som bidragssatserne har udviklet sig til sagde morten bruun pedersen økonom i forbrugerrådet

var også at nu har vi haft meget fokus på

jo også dobbelt ramt fordi som andelshaver

fulgt med ned når renterne er er faldet der er relativt høje renter inden for banklån der får man så sit lån men ens andelsforening har ofte et realkreditlån samlet set

jo blive ramt af det her så man vil både blive ramt af at ens husleje eller bidrag til andelsforeningen stiger

så får vi andelshavere der bliver ramt

af mennesker i danmark det er husejere det er folk der

liberalt udgangspunkt specielt liberal alliances

fordi hvis de omkostninger ved at skifte

et konkurrenceproblem og det er de konkrete forslag der

lisbeth bech poulsen at sf

af baselkravene kapitalkravene

på den diskussion

her er et isoleret konkurrenceproblem inden for realkreditsektoren og det var derfor jeg syntes at alle

har jo også fungeret upåklageligt igennem krisen efter at det hele brød sammen i september to tusind og otte hvor banker var under pres banker faldt

og fik sikret et solidt fundament under flere hundredtusinde boligejere som

realkreditlån formidlet af et realkreditinstitut

det system har altså fungeret rigtig godt så har der været

i forhold til at flytte i forhold til

men vores udgangspunkt fra konservativ side er

for yderligere priskontrol på det her område vi har et marked et marked der fungerer i forhold til at

det kan man så gøre i en bank hvis man vil det eller i et andet realkreditinstitut

hvis man går ind og laver priskontrol

vil det give ringere vilkår for familierne for i sidste ende vil man få en dårligere

det vil sige så vil koste

til kunderne fordi man ikke vil kunne agere offensivt og mobilt i forhold til ændringer i markedet så hvis man virkelig vil have et velfungerende realkreditsystem til gavn for

bliver man nødt til også at have en respekt for at der er et marked der fungerer der er så nogle krøller

som skal se på det og der er jeg da parat til

vegne at se på de forslag som udvalget kommer med og se på om der er brug for nogle tilpasninger nogle justeringer som gør at verdens bedste realkreditsystem bliver ved med at være verdens bedste realkreditsystem til gavn for alle sammen i det danske samfund så vi kan

forandringer

helt andet realkreditsystem vi har i dag og at det er det der skaber problemerne dengang hvor kunderne ejede realkreditten

en selv når man var kunde nu

ind som ejere og de har en interesse i at hæve bidragssatserne for det kan øge afkastet derfor synes jeg det er naturligt

brug for et andet reguleringsregime i dag end vi havde dengang jeg så da helst at i

havde gennemført den liberalisering som

at vi faktisk stadig væk havde det utrolig fantastiske internationale system hvor kunderne selv ejede

kendsgerningen så er det rigtigt at nogle af bidragssatserne er steget

må man optage sit lån i et andet institut så må der være en konkurrence på området

så må man se på om det skal justeres men det fungerer rigtig godt til gavn for for de danske familier og det har jeg ikke tænkt

der bliver aldrig en perfekt konkurrencesituation

fungerer markedet men men selv det konservative folkeparti må erkende at der er områder vi har det også med telemarkedet

ikke er muligt at skabe reel konkurrence og der er brug for regulering

områder hvor man fordi man ikke kan opnå reel fri konkurrence er nødt til at have en eller anden form for regulering for at der ikke udvikler sig sådan

når man indgår en aftale omkring et realkreditlån

er realkreditinstituttet blot en formidler en formidler af

som nogle andre ligesom tilbyder og der gør det det selvfølgelig lidt vanskeligere at shoppe rundt fordi man skal ud at have en dialog mellem to parter som er indgået under et givet forhold

man kan gøre det nemmere at flytte for så kan man øge konkurrencen og hvad man kan gøre for

det nemmere at flytte vil vil vi til hver en tid støtte

familier som har sat sig i et lån har forventet og

som pludselig får slået bunden ud af deres husholdningsbudget om halvanden måned

man fik lige et par måneder til at forberede sig på det og så må vi jo se om der bliver råd til sommerferien i mange af de familier det har med god grund udløst meget massive protester fra mange af kunderne facebookgruppen der hedder kritiske interessenter

der er dannet en forening med mange tusinde medlemmer som hedder fair bidragssats

gerne benytte lejligheden til at takke de mange tusinde danskere der har blandet sig i den her debat lagt pres på nykredit lagt pres på politikerne og sendt gode ideer og synspunkter ind til os det tror jeg også der er mange andre end

mig som har modtaget det beslutningsforslaget som vi sammen med sf og alternativet

på området og de økonomer som de har alliereret sig med forslagets hensigt er jo grundlæggende at regulere realkreditinstitutternes mulighed for at hæve bidragssatserne hvorfor er det så nødvendigt jo det skyldes en synes jeg sørgelig udvikling i vores realkreditsystem som ordføreren for alternativet også var inde på

det var kunderne der ejede realkreditten og de fungerede i meget høj grad som sådan

på at tilbyde danskerne realkreditlån og bidragssatserne og det er

bidragssatser eller gebyrer

og mulige tab som man så hæftede kollektivt for som årene er gået er det danske realkreditsystem desværre i stigende grad blevet integreret i de

en række af realkreditinstitutterne er blevet købt op af banker og baggrunden for nykredits

også netop at direktionen ønsker at børsnotere selskabet men med forvandlingen af realkreditforeningerne fra demokratiske kundeejede selskaber til finansielle supermarkeder ejet af aktionærer udefra er

et problem for hvor ingen havde interesse i at hæve bidragssatserne

bidragssatserne nu blevet et muligt redskab for at øge indtjeningen til aktionærerne og de banker der ejer realkreditten bidrag og gebyrer er blevet til en pengemaskine som man kan skrue op for efter forgodtbefindende derfor er der brug for regulering af

handler om det handler simpelt hen om

blevet grundlæggende forandret men vi har det gamle reguleringsregime og det fanger ikke de problemer som opstår her så vores forslag vil sætte

grænser for hvornår realkreditinstitutterne har mulighed for at ændre vilkår i allerede indgåede låneaftaler kunderne bør som udgangspunkt kunne stole på at kunne planlægge deres privatøkonomi på en hensigtsmæssig måde ved at vide at de her bidragssatser

sættes op på allerede indgåede lån så anerkender vi i enhedslisten og alternativet og sf at

stigende kapitalkrav som nødvendiggør

de tilfælde skal realkreditinstitutterne selvfølgelig mulighed for at gøre det men det skal ikke være et tag selv bord de skal kunne dokumentere at det er det der er baggrunden for det

sig til at sætte bidragssatserne ned igen når de har fået indhentet den kapitalisering og de skal først og fremmest ikke kunne bruge den kapitalisering til at øge deres udbytteudbetalinger når de lige har hævet bidragssatserne

de krav vi stiller for at man kan få lov

er så stor

sidder du jo fast

at der aldrig vil være en rigtig velfungerende konkurrence og det gælder også andre områder i vores samfund og

også som samfund taget ansvar og sagt at i de tilfælde for eksempel monopoler og andet er

så prøve at øge konkurrencen og vi foreslår i øvrigt en række tiltag i det her forslag som

til blandt andet at man altså skal have ret når bidragene bliver

at man ikke må bruge de her kursskæringsgebyrer

så tanken med det her forslag fra fra enhedslisten alternativet og sf er egentlig bare at sikre en større grad af rimelighed i den måde som bidragssatserne administreres på kunderne skal simpelt hen have en større sikring og vi vil

noget som den her udvikling desværre

det tror jeg rigtig mange af de mennesker der ser med derude er glade for

men der står altså bare op imod en halv million danskere som om halvanden måned bliver ramt af de her gebyrer og når vi har fremsat

er det selvfølgelig for at forsøge at hjælpe dem jeg ser

der kommer en rapport fra regeringen i efteråret så vi så kan

når frem til noget det hjælper bare ikke de mennesker som

under alle omstændigheder tak for en interessant

og god debat jeg synes jo at

virkelig vigtige spørgsmål fordi boligøkonomien

er noget af det vigtigste for rigtig rigtig mange mennesker og derfor

det er blevet taget alvorligt vi kan være uenige i hvilke ting der skal til men jeg er glad for at der er den opmærksomhed som der er på

det er jo ikke at der er et loft det er at der skal være en regulering det vil sige at hvis du som ønsker at hæve

øger udbytteudbetalingen til dine aktionærer

så sænker bidragssatserne igen det handler simpelt hen om at beskytte boligejerne jeg så allerhelst at vi stadig væk havde

realkreditforeninger som var kundeejede for så

her problem aldrig opstået desværre

åbnede for at bankerne kunne gå ind og overtage realkreditinstitutterne

kæmpefejl

jo altid forskellige hensyn vi vejer op imod hinanden hensyn til kunderne hensyn til virksomhederne hensyn til hvordan vi kan få den bedste balance inden for den særlige sektor

til de der sådan ideologiske udbrud om at regulering er forkert eller regulering er godt

i beslutningsforslaget der er fremlagt men omvendt som jeg har sagt

også det er vigtigt at vi får belyst hvilke muligheder og konsekvenser der er ved en ophævelse af forbuddet mod omdannelse

der er lagt op til her i forslaget

jeg synes også det er vigtigt at hvis man skal se på regelændringer og lave et serviceeftersyn af nogle regler der på mange måder

er af ældre dato så er det vigtigt at det sker på et oplyst og også et veldokumenteret grundlag

i ejerlejlighedsloven forbydes at opdele andelsboligforeninger i ejerlejligheder dermed kan andelsboliger ikke omdannes til ejerlejligheder den oprindelige baggrund for forbuddet er et ønske om at bevare de forskellige boligformer på markedet hvilket jo også på mange måder kan give mening vi må da også erkende at

sket en udvikling på boligmarkedet som gør at det er naturligt at se på hvordan lovgivningen nu er indrettet i dagens danmark

sammen med liberal alliance der har bedt om det at der nu skal sammensættes et udvalg som skal se på en modernisering af ejerlejlighedsloven udvalget får blandt andet til opgave at se nærmere på hvilke muligheder og konsekvenser der er forbundet med at ændre eller ophæve det forbud der i dag findes i loven som jeg også startede med at nævne regeringen ønsker at afvente udvalgets anbefalinger hvorefter der vil komme en politisk stillingtagen og der vil også blive indbudt til politiske drøftelser når vi kender det udvalgsarbejde

at udvalgsarbejdet skal være afsluttet i efteråret to tusind og sytten

på det foreliggende grundlag kan regeringen derfor ikke støtte beslutningsforslaget men

vil gerne tilkendegive at vi nu ser på muligheden for at

sådan set ikke der er så meget meget

overveje det handler bare om nogle mennesker der bor i andelsboligforeninger dem er der kommet mange flere af i den senere tid

forbud mod at omdanne lejeboliger til andelsboliger det er sket i meget meget stor stil så

en forrykkelse af balancen der er blevet stadig færre lejeboliger og stadig flere andelsboliger og så er spørgsmålet hvorfor må de ikke lov til

spørgsmålet fra mig til ministeren

en andelsboligforening som er enige med hinanden om at de gerne vil have ejerboliger i stedet bare omdanner deres egen

hvad der måtte være af konsekvenser

man omdanner en bolig fra den ene form til den anden

så synes jeg generelt også det er vigtigt at vi ser

på nogle af de relativt store udfordringer der

til andelsboligmarkedet generelt

det er bestemt et relevant område og jeg mener også

altså så det er vel kun et spørgsmål om hvor ambitiøs man er og jeg må

vi ser mange steder at udlejningsejendomme bliver omdannet til andelsboligforeninger fordi beboerne ønsker det og får muligheden for og det er ikke noget problem hvorfor skulle det så være et problem at de bliver omdannet fra andelsboligforeninger til ejerboligforeninger hvis beboerne ønsker

er jo det der er udgangspunktet de skal være forskellige fordi folk har forskellige ønsker men i det her tilfælde ønsker de deres andelsboligforening lavet om til

det er heller ikke det som liberal alliance er uenige i men det kommer

an på hvordan de boligformer så bedst bliver indrettet og der synes jeg vi har et meget stærkt behov for at se på hele det her lovgivningskompleks

nu har liberal alliance så benyttet lejligheden til

et ordentligt serviceeftersyn på et område

for mange år siden og de kunne egentlig blive hjulpet hvis de kunne få lov til at omlægge deres indekslån

et udvalgsarbejde når nu der er en udredning som ligesom skal differentiere problemerne om det

en andelsboligforening til en almen

også var noget som kunne indgå i i arbejdet

man kan få alle de her diskussioner på bordet men men altså det er da nyt og spændende for mig hvis hvis enhedslisten også bakker op om at man skal

at lave den her konvertering og derfor

som gør det problematisk synes socialdemokraterne først og fremmest mener socialdemokraterne at der er grund til at værne om andelsboligen og det virker oplagt at en stor del af de mange andelsboligforeninger der ligger i de store byer vil se muligheden for en umiddelbar finansiel gevinst og derfor vil omdanne deres andelsbolig til ejerboliger det er jo også det jeg forstå på herre ole birk

mange der har det på den måde men socialdemokraterne ønsker faktisk at værne om andelsboligen som boligform og det gør vi fordi det giver en gruppe der måske ikke har økonomi til en ejerbolig en mulighed for at købe en lejlighed

utrolig positiv ting for det danske boligmarked forslaget vil

dog utvivlsomt betyde at en stor del af de andelsboliger

danner det her mellemlag på boligmarkedet vil forsvinde såfremt

med andre ord et stort antal lejligheder der bliver berørt af forslaget

værne om andelsboligformen som vi kender den i dag med det praktiske og også sociale fællesskab som hører den boligform til og det er vores vores

indvending imod beslutningsforslaget derudover kan man pege på en række problematiske forhold der vil opstå hvis forslaget skulle nyde fremme eksempelvis

kollidere med lejeloven i forhold til omdannelse af lejeboliger til andelsboliger det er i dag muligt som lejer

at man hvis ens bolig sættes til salg kan

sin lejebolig som andelsbolig og forslaget vil betyde at man efterfølgende vil kunne omdanne sin andelsbolig til ejerbolig hvilket ikke er intentionen med lejelovens bestemmelser samtidig

betyde at der generelt bruges færre penge på ejendomsrenovering da andelsboligforeninger renoverer mere end ejerforeninger jævnfør andelsboligbevægelsens eget sekretariat sluttelig kommer forslagsstillerne i bemærkningerne ind på udfordringerne

at andelsboliger sælges med penge under bordet jeg anerkender at det bestemt forekommer

nogen ny problemstilling det har været sådan helt tilbage til da jeg købte min første

i orden det er direkte ulovligt

have negative konsekvenser for den samlede mængde af andelsboliger socialdemokraterne ønsker at værne om andelsboligen som boligform og vi kan ikke støtte beslutningsforslaget vi vil afvente det arbejde der er

det også i det tidligere by og boligudvalg hvor herre ole birk olesen jo selv var medlem

vi har drøftet det her flere gange så

kommer et udvalgsarbejde og socialdemokraterne

man have ret til det hvis man ønsker at beholde sin andelsboligforening hvis den allerede er eksisterende altså

omdanne den til en ejerforening så skal man have ret til det vi har ingen forslag om at nogen andelsboligforening skal tvinges til at være ejerforening det vi bare ønsker er at i de andelsboligforeninger hvor der er et ønske om at

jeg forstår sådan set ikke rigtig bekymringen for antallet af andelsboliger for det

jo blevet meget større de senere år der er rigtig rigtig mange opgange i især københavn som er blevet omdannet til andelsboligforeninger hvis man i de opgange nu tænker at man hellere vil være en ejerforening sker der så noget ved at der så kommer lidt flere ejerboliger ud på markedet og bare lidt færre andelsboliger skal det virkelig være fastlåst og skal det være sådan at vi altid får flere og flere andelsboliger og færre og færre udlejningsboliger

til at forhindre prisstigninger

tror at prisstigningerne alt andet lige ikke vil blive så store som de ellers ville være

hvad er der galt med det hvis det er det som folk efterspørger hvis folk virkelig gerne vil have en ejerbolig

og

udvikling vi ser på boligmarkedet skyldes især en enorm efterspørgsel efter boliger det har fået priserne til at stige markant de seneste år både på leje og ejerboliger

samme periode har priserne på andelsboliger været lovmæssigt fastsat

netop den fastsatte fastsatte maksimalpris har været baggrund for historier om et

hvor potentielle købere skal betale store summer for malerier eller gamle møbler for at sikre sig en andelsbolig

penge under bordet så maksimalprisen omgås der er et hav af artikler der omfatter

penge under bordet jeg har læst dem og jeg er faktisk ret overbevist om at der finder

at der bliver fældet en dom sågar rejst en tiltale i forbindelse med betaling af

at man bevæger sig væk fra en fastsat maksimalpris og hen imod en fri prissætning men forslaget her vedrører primært muligheden for at omdanne andelsboliger til ejerboliger

underminerer den oprindelige andelstanke

jeg absolut ikke tilhænger af for andelstanken er i venstres øjne både god og sympatisk summa summarum jeg er klar over at der er problemer i forhold til prissætningen på andelsboligområdet

derfor er jeg også villig til at diskutere forskellige løsninger på hvordan vi får en mere rigtig prissætning på andelsboliger i forhold til markedet så vi kan få stoppet den sorte pengestrøm der er men det skal være samtidig med og det er meget vigtigt for mig at understrege at vi bevarer andelsboligerne i den form de

linje med ministeren ønsker vi i venstre at træffe en beslutning om eventuelle ændringer på et oplyst grundlag venstre kan ikke

op om det her beslutningsforslag som det ligger jeg er dog positiv over for at drøfte hvilke muligheder der vil være for at sikre mere tidssvarende priser på andelsboliger jeg er også positiv over for at aflægge en beretning i udvalget og jeg ser frem til at drøfte de

en andelsforening er en frivillig forening som man har stiftet sammen frivilligt og man burde være der frivilligt

er ligesom at sige at det at man har lov til at blive skilt er en underminering af ægteskabet og derfor skal man ikke have lov til at blive skilt hvis man ellers synes om ægteskaber

at komme ud at det det går man vel ikke ind for men man går så åbenbart lidt ind for tvangsandelsboligforeninger for

lov til at omdanne det til noget andet ligesom man kan være ægtefæller og så bliver man gode venner bagefter det er tilladt

at være en andelsboligforening og så lave sig selv om til

at det er en underminering jeg synes at det er en frisættelse

mulighed for at sælge den og tjene langt mere på den end hvis jeg skulle sælge den til den favorable pris som jeg er kommet ind på markedet på at jeg så ønsker at omdanne boligen selvfølgelig ville jeg gøre det med en kæmpe fortjeneste så hvem er det

det gavner det er den nuværende andelshaver det er den der har andelen i det øjeblik

der har været gældende indtil nu

med at gøre det mere gennemsigtigt men vi vil gå en helt anden vej vi vil gøre det obligatorisk at nøgleoplysninger om andelsboligforeninger

offentligt tilgængelige og at det skal være lovpligtigt

for andelsboligforeningerne det kan forhindre vennetjenester og penge under bordet og den slags enhedslisten vil modsat liberal alliance faktisk støtte andelsboligsektoren hvor liberal alliance alene vil hjælpe andelsboligforeningerne til at afskaffe sig selv

ønsker enhedslisten at der skal være flere andelsboliger

er for nogle barrierer som forhindrer at andelsboliger kan laves om til almene boligorganisationer vi kan se i liberal alliances bemærkninger

beslutningsforslaget at man egentlig principielt synes at det skulle være helt frit hvilken ejerform

kunne vælge så i bemærkningerne har liberal alliance

til en almen boligorganisation

det er svært at få råd til vedligeholdelse så det er nødvendigt at se på

får sikret at flere andelsboligforeninger får billigere lån altså hvorfor skal andelsboligforeningerne fastholdes i nogle indekslån

er dyre for dem hvorfor ikke åbne

at der var en frihed til at omdanne sig til en almen

i enhedslisten meget åbne over for at man tager det med videre i i det arbejde der skal laves så er der et aspekt som som ikke er belyst

i beslutningsforslaget her og det er at der er en række andelsboligforeninger som har

kommunal støtte da de blev oprettet

skulle komme så vidt at det her beslutningsforslag blev vedtaget hvordan skulle man så forholde sig til den kapital som er blevet tilført fra en kommune skal den tilbagebetales

være de andelsbolighavere som tilfældigvis lige ejer boligen nu som kan kapitalisere det indskud der har været fra starten

og der er allerede regler for hvordan de så skal tilbagebetales ved omdannelsen til ejerboliger så de findes og der er slet ingen problemer med det

allerede i dag har ret til i henhold til loven at omdanne sig til ejerboligforeninger og det foregår helt fint i de tilfælde hvor man beslutter det andre har

så spørgsmålet er hvis man er meget imod at andelsboligforeninger skal have lov til at lave sig selv om til ejerboligforeninger

set også nemt ved at slippe af med sin bolig med tre måneders varsel

de stavnsbinder mennesker og det synes jeg er en ulempe

mest frie boligform som er den almene sektor

set ikke er underlagt at der er nogen der tjener penge på at man bor

et fællesskab med sine naboer og man har indflydelse på en række ting når der er det årlige afdelingsmøde hvor man skal vedtage et budget

har indflydelse på hvad ens husleje bliver fremadrettet

synes jeg ville være alle tiders jamen så er det

i en ejerbolig og være låst af at skulle betale en høj termin og have en usikkerhed omkring hvordan boligpriserne bliver i fremtiden

noget der hedder ejerboliger og der er noget der hedder alle de forskellige ting alle de forskellige boligformer der er vi så meget gerne at vi udviklede

hvordan vi kunne skabe endnu mere mangfoldighed

boligformer der er men men ikke en ensretning og det er jo desværre det der vil ske med det her forslag fra liberal alliance det er jo en ensretning

jo en meget kortsigtet frihed der kommer her da der vil være en stor stor pengegevinst i det sekund et sådant beslutningsforslag vil blive gennemført

være tilbage i byerne og ikke med de fordele som der netop er ved andelsboligerne

skaber den mangfoldighed i byerne som der er behov for

sidste på sfs vegne skal jeg sige at de heller ikke støtter

udlejningslejligheder i københavns bymidte fordi der

efterhånden kun er andelsboligforeninger og ejerboligforeninger hvis der var flere ejerboliger og det i øvrigt var muligt at udleje på en rimelig måde så ville de ejerboliger nok blive udlejet privat

et andet sted hen og synes at det er bedre at udleje end at sælge og så videre

af mangfoldigheden i dag og jeg er ked af at sige det men det er andelsboligforeningerne der overtager næsten

uden at man skal ud enten at finde en ejerbolig

andelsbolig der kunne godt være flere private udlejningsboliger hvis for eksempel folk der var indehavere af en ejerbolig få lov til at udleje til den pris som det koster dem at have ejerboligen det forbyder lovgivningen at de kan gøre fordi det er ældre

boligmasse som ikke må udlejes til prisen så der er store problemer med den her lovgivning og det her med at vi begunstiger andelsboligforeninger

at de kan oprettes ved tilbudspligt gør at der bliver mindre

det betyder at vi helst ikke skal have byer der udvikler sig til rene rigmandsghettoer og det betyder at der skal

derfor synes vi ikke at det er nogen god idé at

dem der lige præcis på det her tidspunkt ejer en andelslejlighed kan omsætte den til en ejerlejlighed og tjene rigtig mange penge på det det synes vi faktisk ville være ærgerligt men vi vil være åbne over for at se på hvad der kommer ud af erhvervs og vækstministerens redegørelse

vi synes egentlig også at tilføjelsen om at kigge på om man kan komme nogle af de her sorte penge som formentlig

er i nogle af de her foreninger til livs er en god idé så det vil vi gerne støtte

at stifte nye andelsboligforeninger og folk skal være hjertelig velkomne til ikke at omdanne deres andelsboligforening til

hvis de ikke ønsker det det her er ikke et forslag om at

om de fortsat ønsker at være i andelsboligforeninger eller om de er kommet til et nyt stadie i deres liv

er en frisættelse af folk i andelsboliger

i danmark nogle mennesker foretrækker at bo i en lejebolig fordi det netop giver den mulighed som enhedslisten besynger som så smuk at man kan flytte når man vil uden de store omkostninger man kan blive skilt og man kan flytte som også enhedslisten talte om man kan få job i en anden by og flytte uden de store omkostninger for de mennesker er det rigtig godt at få fat

en lejebolig hvor der ikke er store engangsomkostninger forbundet

at flytte ind og flytte ud andre mennesker har lyst til at bo i eget hus med have omkring og de fleste huse er i privat eje

nogle steder stifter man nye andelsboligforeninger og andre steder overtager andelsboligforeninger opgange som nu er private udlejningsboliger

det er rigtig rigtig fint men der er store udfordringer forbundet med den måde som vi har organiseret andelsboligmarkedet på i dag

at politikerne har besluttet at prisen helt officielt skal ligge i nogle tilfælde langt under hvad folk er villige til at give for at flytte ind i den bolig det der så sker er at der opstår en kø

villige til at give penge under bordet for at komme ind andre steder oplever man at

attraktive andelsboliger med attraktive beliggenheder og attraktive priser går i arv i familier gennem generationer

flytter datteren ind eller når broren flytter ud flytter søsteren ind eller når

flytter hans gode ven herre jensen ind

sådan er det når man sætter priserne langt under hvad folk er villige til at give det giver den her slags problemer

det her forslag ikke alene giver folk frihed til at vælge en anden boligform hvis de ønsker det det løser også det problem der er på andelsboligmarkedet med at andelsboligerne fordeles til folk med penge under bordet

fordeles til folk med kontakterne i orden

så det er i det lys vores forslag skal ses

at ingen ordfører indtil videre har været her på talerstolen og sige

belyst det her område og nedsat et ekspertudvalg det er jo også noget vi har været med til at overtale regeringen til under vækstforhandlingerne så vi har også en finger med i spillet

kunne se de store problemer der er forbundet med at holde andelsboligforeninger i en lovgivningsmæssig

boligmarkedet også på det her område kan udvikle sig frit så skal jeg hilse fra de konservative og sige at de også bakker op

skal selvfølgelig have lov til at skifte mening fordi alt andet ville jo være tvang sådan ser jeg også

andelsboliger det kan godt være at man på et tidspunkt i sit liv har syntes at det var det rigtige at bo i en andelsbolig men nu synes man altså at man gerne vil noget andet uden at man af den grund har lyst til at flytte så hvis man i andelsboligforeningen er enige med hinanden om at man gerne vil lave ejerformen om hvorfor skulle man så ikke have mulighed for det så spørger

problemet er at vi har etableret et privilegium et privilegium som er forbeholdt nogle få mennesker nemlig at bo i en attraktiv bolig til en billig pris og det lovgivningsmæssige privilegium går i arv fra mor til søn og fra søn til ven og så videre

og det er jo ikke et åbent og frit samfund det er jo et privilegiesamfund

den pris man ville kunne få ved at have den som en ejerbolig og sælge den som ejerbolig er måske ikke så stor men måske er der bare er et ønske om at man gerne vil operere inden for lovens rammer og ikke uden for lovens rammer og det synes jeg da

det vil så føre til at priserne ikke stiger helt så meget som de ellers ville have gjort fordi der er et større ejerboligmarked at tage af

får gevinst af det de får så en ekstra stor gevinst

lad mig starte med at slå fast som jeg også gjorde

går ind for kvoter og tvang hverken nationalt eller på eu niveau ved at fastholde de nuværende regler har vi dog et værn mod det forslag til eu direktiv om kønsfordelingen i børsnoterede selskaber

kommissionen har fremsat og som vil være mere indgribende for de enkelte danske virksomheder end den ordning som

højde for virksomhedernes konkrete forhold modsat kvoter det er blandt andet derfor at der er en opbakning fra dele af dansk erhvervsliv til det regelsæt som gælder

det er værd at bemærke at langt de fleste virksomheder allerede har fastsat måltal derfor medfører reglerne en mindre opgave for virksomhederne nu end da reglerne blev indført af den tidligere regering

en økonomisk byrde det skal man ikke stå og lægge skjul på og det var jo også derfor at der tidligere var en meget stor diskussion om det det lovforslag som blev vedtaget en stikprøve viser også at op mod fem og

af virksomhederne allerede har en ligelig fordeling af køn i deres bestyrelser og derfor slet ikke er omfattet af reglerne

vi nu afvente evalueringen som bliver gennemført i løbet af to tusind og sytten med henblik på at se på erfaringerne og ikke mindst på

hvordan de indførte regler så har fungeret

tilpasning af modellen og om byrderne for virksomhederne står mål med effekten af modellen og det er jo sådan set også

imødekommende over for

den evaluering som som finder sted men på baggrund af de bemærkninger jeg har givet nu kommer regeringen ikke til at kunne støtte det beslutningsforslag som liberal alliance har

er i spørgsmål ni og halvtreds og en og tres

i børsnoterede selskaber til i dag at have seksten

den attende december

en stigning i antallet

stigning på næsten tres procent

vil ministeren bekræfte at det her giver et retvisende billede af hvordan situationen ser ud i bestyrelserne

rasmus horn langhoff skal være opmærksom på

at regeringen accepterer lovbrud om kvindepolitik og det gør regeringen selvfølgelig

lov til at vende tilbage i skriftlig form jeg går ikke rundt

det spørgsmål der hedder spørgsmål ni og halvtreds hvor der står og jeg læser op trækket fra erhvervsstyrelsen viser således at andelen i to tusind og seksten var seksten

procent i to tusind og tolv udgjorde kvinder syv procent af de børsnoterede selskabers bestyrelser jeg

om det bureaukrati og den byrde man nu pålægger virksomhederne

det kan man jo tolke på flere forskellige måder jeg har

har haft den fornødne effekt

før sidste valg om at man havde tænkt sig at indføre

som jeg husker debatten der skete så det da

hjælper ministre med det men altså jeg står fuldt på mål for det jeg sagde under samrådet den anden dag

kommer vi til at lave en uddybning på baggrund af

både fremmer ligestillingen

gør det på en måde hvor man ikke trækker en masse ned over hovedet på erhvervslivet en af årsagerne til at det endte med at blive den model som som vi har i dag er også at vi kunne

snak med virksomhederne og

handler om meget mere end bare det øverste ledelseslag

virksomhederne så derfor

mente vi med den her lov at det gav mere mening at lave en lov der ramte meget bredere end bare

børsnoterede virksomheder altså de omkring en hundrede største virksomheder

og til sidst

skulle formulere deres egne politikker i forhold til hvordan de kunne få gang i fødekæden

både at fremme ligestillingen og få talentmassen i spil også den kvindelige del af talentmassen på en mere hensynsfuld måde over for erhvervslivet end eksempelvis kvoter eller andre mere hårde redskaber

tror helt oprigtigt på at det her gavner både erhvervslivet

vi gavner nogen ved at droppe den her lov eller ved at lade som ingenting det mener

set bare er spild af talent

også er kræfter i det europæiske som arbejder for at få indført eu kvoter i hele eu altså hvor

de største virksomheder

blive pålagt en kvote på fyrre

og tyve det vil ikke være nogen særlig stor tjeneste at gøre danmark hvis de

meget meget ærgerligt for det første fordi vi skal løse vores udfordringer selv for det andet fordi jeg ikke mener at det gavner ligestillingen

var meget problematisk hvis vi kom i en situation hvor vi blev pålagt europæiske kvoter det ville jeg

jeg må sige fanden men det må jeg godt når det er et udtryk tænker

det her i at ske og hvis det skifter kan vi risikere at blive pålagt eu kvoter

holde fast i er at vi kan løse det her selv

kan det ikke hjælpe noget at vi bare dropper den her lov eller vi lader som ingenting

vi bare blive pålagt det det her er vores bedste værn mod at blive pålagt europæiske kvoter hvis den situation skulle opstå og det er der desværre

så skal vi kunne vise at vi har vores egen model og vi skal kunne dokumentere at den model virker derfor er det jo også vigtigt kære regering jeg er glad for

er helt rimeligt rimeligt men hvis vi skal kunne dokumentere at det her virker

så derfor er det naturligvis også vigtigt at den her lov

bliver håndhævet og vi kan se med de seneste undersøgelser at det er firs procent af virksomhederne

det er kun halvtreds procent af virksomhederne som efter

lige så vigtigt som at lave måltallene

her drøftelser ude på på virksomhederne

der overholder man altså ikke gældende lovgivning

at der bliver iværksat et analysearbejde som skal finde ud af

lov til at leve op til en bestemt procent men det er de jo netop ikke

skal selv sætte deres egne måltal hvis ikke de kan leve op til de måltal

interesse i at virksomhederne tør

selv vurdere hvordan stiller vi det bedste hold og hvordan får vi hele talentmassen i spil

tager sandsynligvis nogle år før vi er der

vi har hele talentmassen i spil

både med måltallene men også med politikken men jeg kan ikke genkende det scenarie som

hjælpsomt at venstre har tilsluttet sig den her lovgivning efter folketingsvalget og bakker op om den hundrede procent helhjertet

kvoterne og vi kom frem med den her model ikke fordi jeg har noget religiøst forhold til det ene eller

redskab men fordi vi kunne se at det her problem stak dybere at det ikke kun var øverste ledelseslag men

fødekæden der var problemet derfor gav det mening at ramme bredere og

vise at det her kan vi selv vi kan selv finde

talentmassen i spil vi har ikke brug for at nogen nede

det allerbedste værn vi har imod at blive pålagt noget af eu er at vi

det

får vi svært ved at støtte forslagsstillerne jeg har ualmindelig stor sympati for

fru laura lindahls beslutningsforslag og jeg kan godt

fornemme hvor man er på vej hen og jeg deler sådan set også intentionen i beslutningsforslaget

blev stillet forslag i eu om at indføre deciderede

det kan også ske ved at storbritannien vælger at stemme ja til at forlade eu og dermed vil

blive en europæisk realitet når vi har en lovgivning der sikrer at vi selv håndterer problemet så er vi ikke dækket af en eventuel europæisk

gennem et direktiv og det synes jeg er ganske fornuftigt jeg mener det er vigtigt at vi selv bestemmer vores politik på

sige at jeg deler herre rasmus horn langhoffs opfattelse

flere danske virksomheder ikke ansætter og forfremmer og

omfattende undersøgelse der dokumenterer de stærke profitskabende fordele ved at have ledelser med en bred kønsmæssig sammensætning og derfor synes jeg man som stor virksomhed både dansk og international burde rykke og ansætte de dygtigste kvinder der findes på markedet

ske ad frivillighedens vej jeg kender ingen politiske systemer hvor tvang er en god idé eller fremmer et særligt formål jeg mener at vi har det bedst mulige

virksomheder ansætter folk på baggrund af deres kompetencer at

frivillighedens vej og det er markedet der i øvrigt regulerer hvordan den slags foregår ligesom ministeren

jeg også hæftet mig ved at der er fremgang på området flere virksomheder arbejder med måltallene og flere virksomheder får også flere kvinder i deres ledelse jeg skal så foregribe begivenhedernes gang og sige til herre rasmus horn langhoff at jeg ikke kan svare på om eventuelle procentuelle stigninger er statistisk korrekte og om de

holder vand jævnfør spørgsmålet tidligere i debatten der må vi nok

henholde os til ministerens lovede redegørelse

jeg glæder mig også til at vi evaluerer lovgivningen i to tusind og sytten ligesom ministeren

er jeg interesseret i hvordan bureaukratiet og byrden påvirker de danske virksomheder

de myndigheder der skal administrere

set den holdning at når vi ved at flere kvinder end mænd får lange videregående uddannelser at flere kvinder end mænd også får bedre karakterer så skulle det da være mærkeligt om ikke også ledelsessammensætningen på et tidspunkt bliver forandret jeg har

nogen forskel på hvor dygtige danske kvinder og mænd er når det kommer til at løse opgaver i erhvervslivet og derfor er der også i

mener jeg som sagt at frivillighedens vej er den bedste at gå og jeg mener også at lovgivningen er den mest moderate form

det interessante er jo den procentuelle fremgang i procentpoint

debatten en lille smule som en klog mand engang har sagt skal

venstre desværre ikke kan støtte beslutningsforslaget på trods

er politik jo et spil hvor tålmodighed er en dyd og derfor håber jeg også at vi i fællesskab kan

imødese den evaluering der jo kommer i to tusind og sytten

sikker på at herre troels lund poulsen som minister

syn for sagn når det kommer til

bureaukrati anvendelsen af ressourcer og så fremdeles og så må vi jo vurdere om den risiko der er fra eu lovgivningen kontra de omkostninger der er på den anden side stadig væk betyder at loven skal opretholdes

målsætning på alle niveauer ligestilling i toppen af samfundet er enormt skæv

der er kun seksten procent kvinder mens

mere end halvdelen slet ingen kvinder har i topledelsen i de statslige institutioner kan vi gå foran og løfte ligestillingen frem til noget reelt og det bør vi sigte på overalt i det offentlige ligestilling i toppen er ikke en løsning i sig selv

andre og mere alvorlige uligheder for kvinder for eksempel

kvinder generelt tjener sytten procent mindre end mændene

giver en mulighed for at der kan være en opfølgning og at der kan være en refleksion

det at have fokus på at der kan være en

være åbningen for at man kommer frem til en større variation i ledelsen hvilket jeg har oplevet ofte er en fordel det er en ulempe hvis man har bestyrelser som

syv mandlige advokater i

eller syv mandlige maskinmestre på den samme alder det er en fordel at have

jeg kan høre at der er nogle kvinder her i salen som synes at at det er en ulempe hvis man

lille tvivl om at man er blevet udpeget til at sidde i en bestyrelse eller være i en ledelse

jeg har en erfaring med at sidde i bestyrelser med meget dygtige kvinder jeg har også erfaring med at være med til at overtale kvinder til at stille op det tager nogle gange lidt længere tid

leve op til den opgave som de påtager sig og nok er lidt mere

de synes at de skal have samtlige kompetencer

have den tilgang til det som mange mænd

har det sådan at at den der tvivl behøver man ikke at have så

der er så mange velkvalificerede kvinder i i samfundet og kvinder udgør

måltal som er medvirkende til at man sætter fokus på at der også skal være kvinder

alsidighed som man kan have gavn af

have en som ikke er helt som de andre er det et plus måske at have en under tredive år

jeg synes man skal kigge meget nøje på hvad

der er den bedste sammensætning i en bestyrelse

omkring det kønsmæssige kan være et virkemiddel til at

man kan have nogle gode processer hvor man laver bestyrelsesevalueringer og prøver at finde ud af om er nogen kompetencefelter som der ikke er nok af i en bestyrelse

skal gå efter at få udpeget

at jeg tror der sidder mange advokater rundtomkring

alle de andre i den samme bestyrelse har samme alder og samme erhvervsmæssige baggrund

der oplever jeg via de erfaringer jeg har med at sidde i bestyrelser

man kan få en diskussion som er er bedre funderet end hvis der udelukkende sad mænd af den samme kaliber

kan være medvirkende til at man provokerer nogle bestyrelser

at virksomhederne per automatik har sammensat den bedste bestyrelse jeg tror at man har sammensat bestyrelser mange steder fordi man lige kender en man synes kunne passe ind

det kan jo være interessant at sidde i en bestyrelse men det er rigtig interessant at sidde der

man har nogle gode processer det er min erfaring at det har man

set bedst hvis man har en bredt funderet bestyrelse

at det er afgørende at vi har ligestilling som reelt giver lige ret

noget af den strukturelle diskrimination som der jo er i vores

forum ligger vi på tooghalvfjerdsende pladsen i kønsbalance

at når vi ikke har en bedre kønsbalance udnytter vi ikke det store potentiale der er hele den talentmasse der er og det gør vi ikke fordi

det var også derfor vi ikke støttede regeringens mandat i europaudvalget da man skulle ned i efteråret og diskutere

vi mener faktisk at det kan være fuldstændig nødvendigt at have kvoter i en overgangsperiode når man skal lave så fundamentale forandringer som vi jo optik bliver nødt til at lave

virksomhederne og de statslige institutioner

forslag om at afskaffe måltallene vi så gerne at man gik længere nu ved vi så at der skal være en evaluering

og hvis den så viser at det ikke har gjort nok

med på at tage nogle yderligere skridt så vi for alvor kan få skabt reel

til at vise at der ikke er sket nok og så er jeg sikker på at der er flere partier der vil

så så ja jeg kunne godt have tænkt meget strategisk og

er en styrke så det er derfor vi går ind for det

en del af historien hvis man mangler argumenter

stor gavn af at de bliver pålagt en bestemt procent

kommer til at få særlig meget gavn af det fordi det kun er de allerstørste børsnoterede virksomheder

hårdt redskab som i virkeligheden kommer til at få en meget meget

at når vi presser

overbeviste om at det vil have en meget gavnlig effekt hele vejen ned men det gør ikke at et redskab som

og strategier ikke også er gode redskaber

vi kan lave en rigtig god værktøjskasse af mange forskellige muligheder der både kan indeholde kvoter måltal strategier det synes jeg bliver spændende at se når vi i sytten får den her evaluering og så kan vi

at politikere skal blande sig i en virksomheds ledelsessammensætning virksomheders primære fokus er på bundlinjen

som virksomheden mener er de absolut bedst kvalificerede til at bidrage

en positiv bundlinje en virksomhed skeler ikke til

fordi det eneste der er vigtigt for virksomheden

den kvalificerede kandidat som bidrager til den bedste bundlinje

tage hensyn til alt muligt andet fordi vi mener at det eneste ansvar en virksomhed reelt har er at skabe profit til sine aktionærer og det ansvar mener vi at virksomheden skal have friheden til at kunne leve op til

det gavner jo også samfundet som helhed når virksomheder vækster kravet om måltal og udvikling af en politik der skal fremme det underrepræsenterede køn er unødvendigt bureaukrati at pålægge de danske virksomheder det er en økonomisk byrde og de danske

i forvejen under et massivt

pålægger dem yderligere byrder

her lov vil således forbedre rammevilkårene for de danske virksomheder og det har danmark brug for

flere partier mener at det er problematisk at der er

vi respekterer det frie valg og ligestilling for os er lighed for loven vi vil ikke blande os i hvad den enkelte

der vælges til en toppost ikke kan vide sig sikker på om hun er valgt fordi hun er den absolut

lige manglede en enkelt kvinde for at leve op til et måltal

lovgivning der reelt ønske at diskriminere borgere for at opnå en teoretisk ligestilling i en statistik nogle partier har også været inde på eus kvoter som argument for at bevare de her måltal

ændre flertal og blokerende mindretal men jeg synes det er problematisk hvis vi i vores lovarbejde i danmark altid skal tage højde for

en ændring i eu mig bekendt har det heller ikke været praksis i vores lovgivning at vi på den måde tager hensyn til

hvis det så endelig er at man ændrer holdning i eu så kunne vi jo indføre måltal på det tidspunkt

imod kvoter det er glædeligt at konstatere at dansk folkeparti og også de konservative støtter liberal alliances beslutningsforslag og således også arbejder aktivt for mere frihed og bedre rammevilkår for de danske virksomheder jeg noterer mig

at regeringen og venstre deler vores intention om at

de skal være dem der sammensætter deres ledelser og bestyrelser og at man er enig

er en opgave som politikerne skal blande sig i

og jeg håber på at vi på det tidspunkt sammen med dansk folkeparti

blokerer for at vi kan sætte virksomhederne mere fri men det er nu engang den politiske virkelighed og der er ikke nogen tvivl om at vi i liberal alliance fortsat vil arbejde for den her

beslutningsforslag når det så er sagt synes jeg også at

skulle danmarks største virksomheder på grund af nogle måltal og på grund af nogle politikker gå ud og udpege dårligt kvalificerede kvinder og mænd

ikke noget i loven der pålægger dem at de skal hive ukvalificerede

deres ambitioner hvorfor har liberal alliance ikke større tiltro

loven er de ved godt at at de skal udpege de bedst kvalificerede men at de også skal opstille

ikke noget der tvinges ned over dem altså at de skulle hente nogle ind der er ukvalificerede derimod er liberal alliance i gang med at gøre dansk erhvervsliv en kæmpe bjørnetjeneste ved at ville fjerne den her lovgivning

risikere at der vil komme nogle kvoter fra bruxelles som de vil blive pålagt og så er ingen kære mor så er de klemt

der på et tidspunkt sker en ændring i eu

tidspunkt sker en ændring i eu

men tror fru laura lindahl ikke at man når der netop er nogle mål og når der er den opmærksomhed som måltal eller kvoter kan give

er mere bevidst om sin rekrutteringsproces

at det kører i kredse hvor man ligner hinanden så den tvungne opmærksomhed som det her kan give kan være med til at man åbner rekrutteringsprocessen op og måske finder nogle langt mere

er så lav i forhold til topposter som som de tal vi jo ser viser så er der nogle andre redskaber som som ordføreren kan forestille sig vi så kan komme med

så ville kvinderne synes at det var det værd og de kunne bruge